udlændinge og integrationsministeren lovforslag nummer

kim christiansen henning hyllested og karsten hønge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

mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet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

radikale venstre og alternativets stillet to ændringsforslag til

jeg synes i skulle tage og stemme for det er nemlig

sikrer vores infrastruktur mod cyberangreb

er ved at lave en struktur hvor det helt store problem lige nu

at center for cybersikkerhed der står for det her arbejde ligger under forsvarets efterretningstjeneste

at der kommer til at være alt for meget lukkethed omkring det her meget vigtige arbejde og det betyder også

vigtige regler for databeskyttelse

at center for cybersikkerhed ikke skal ligge under forsvarets efterretningstjeneste men at vi skal gøre ligesom mange af vores nabolande for eksempel holland

som bliver pålagt centeret nu på både transport og sundhedsområdet det vi også

af datasikkerhedslovgivningen på en fornuftig måde

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer syv stillet af det samme mindretal som forkastet det er forkastet herefter er ændringsforslag nummer en stillet af samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal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

er der nogen der ønsker at udtale sig

ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går til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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet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

at ændre datoen for hvornår lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge ophæves sf begrunder forslaget med at antallet af asylansøgere er betydelig reduceret fra to tusind og femten til i

som en konsekvens af det er der langt færre udenlandske børn

sf mener derfor at det er oplagt at fremrykke solnedgangsklausulen i loven fra den enogtredivete juli

og nitten sf begrunder desuden forslaget med at partiet fra begyndelsen af behandlingen af lovforslaget har været modstandere af det blandt andet fordi der ikke er krav

og klasserne kan spænde over fem skoleår sf mener derfor ikke at loven tager højde for hvor kompliceret det er at skabe gode modtageklasser for børn fra blandt andet kriseramte områder regeringen kan ikke støtte forslaget

på den daværende regerings topartsaftale med kl om en række initiativer på integrationsområdet alle initiativerne skulle sikre at kommunerne fik den nødvendige fleksibilitet i rammerne for deres integrationsindsats med loven fik kommunerne frihed til at oprette særlige tilbud om grundskoleundervisning til tosprogede børn og unge i kommunalt regi uden for rammerne af folkeskoleloven alt efter den kommunale beslutning kan tilbuddet træde i stedet for eller supplere folkeskolens undervisning i modtageklasser loven ændrer ikke ved at alle elever har krav på en undervisning som modsvarer deres forudsætninger og behov de frihedsgrader som kommunalbestyrelsen har fået ændrer ikke ved at undervisningen skal stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen regeringen føler sig forpligtet af aftalen med kl og ønsker på den baggrund ikke at ændre loven på nuværende tidspunkt

at det er positivt at kommunalbestyrelsen med denne lov har frihed til at udforme det modtagelsestilbud der bedst stemmer overens med lokale prioriteringer ønsker og behov jeg skal i øvrigt bemærke at det fremgår af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge at loven skal evalueres i

resultatet af evalueringen forventer jeg kan sendes til folketingets

undervisningsudvalg i slutningen af to tusind og nitten af respekt for de kommuner som bruger loven synes regeringen at det vil være mest fair at afvente resultatet af evalueringen regeringen kan derfor ikke støtte forslaget tak

vil der være dårligere forudsætninger for underviseren til at komme rundt til alle børnene

klasseloft og uden tilknytning til en folkeskole

det plejer jo egentlig at være en fælles interesse dengang man vedtog loven sagde

stemme ja og jeg citerer det er

at

har ændret sig siden ordføreren

minister stod på talerstolen og sagde at det kun var på grund af en pragmatisk tilgang til en stor udfordring

jeg plejer altid at kreditere ordførere der citerer mig korrekt det er en stor glæde og fornøjelse fordi det kvalificerer vores debat

loven indeholder jo en solnedgangsklausul og det synes jeg er rigtig fornuftigt og det synes jeg generelt

slæber rundt på love der ikke længere er relevante

en evaluering og en solnedgangsklausul bygget ind i den her lov så kan vi

og vurdere i regeringen og folketinget hvorvidt vi ønsker at videreføre den lovgivning som

og kunne ministeren overveje i det mindste at sætte den evaluering i gang hurtigere end

og femten jeg går ind for en stram

de mennesker der kommer til danmark

fordi den både skal evalueres og fordi der er en solnedgangsklausul lagt ind i

herre

handler det jo blandt andet om integration det handler om sprog især det danske sprog så er spørgsmålet jo

hundrede og otte og firs i de drøftelser så vi måske kunne få strammet lidt op på loven sådan som

i de forhandlinger som handler om

som handlede om at håndtere et specifikt problem i femten hvor der kom rigtig mange asylansøgere de

der bringer i anvendelse jeg synes det ville være fair

til den solnedgangsklausul som også er

det handler blandt andet om god integration og det handler om at flygtningebørnene

vi ved at modtageklasserne er bedre til det

andre ting blandt andet en sprogprøve og der er

har taget det positivt ned at vi nu skal have en situation hvor langt færre børn skal starte i skolen uden at have et funktionelt dansk

parallelsamfundspakken som jeg mener bliver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

der er meget der taler for at det er den bedste måde at blive integreret på for de her børn så de får mulighed for

jo vigtigt at man har et godt familieliv og et godt børneliv indtil

jeg synes jo bare at når vi ser nogle af de her sager

og det er usikkert om om familien får asyl eller

andre kompetencer ved at komme i en dansk folkeskole og netop møde det danske samfund

kan kommunerne vælge at tilrettelægge deres arbejde på forskellige måder de kan vælge at have modtagerklasser de kan vælge at integrere

at man møder børnene der hvor de er

modsvarer deres forudsætninger og behov

et særligt tilbud om en grundskoleundervisning til

vi kan ikke støtte forslaget om en ændring dels var det

når sf siger at der lige nu ikke kommer særlig mange asylansøgere men den situation tror jeg

er enige om kan ændre sig ret pludseligt så derfor

vedtog den her lov sagde fru annette lind at det er en midlertidig situation og loven skal

vi imødekommer at det er en ekstraordinær situation

særlig glad for lovforslaget

er ordføreren enig

har bedre forudsætninger for at blive integreret hvis de er i modtageklasser med tolv elever end med atten elever og at de har bedre

det står vi stadig væk fast på og derfor udløber aftalen i to tusind og en og tyve

så har et ansvar for at de flygtningebørn der er

så ikke er et ekstraordinært antal af flygtningebørn giver det jo ikke mening at ekskludere dem ud i særlige tilbud eller putte dem i meget meget store klasser

er muligt det skal kun gælde hvis man har et højt antal

at antallet af asylansøgere er faldet så markant

man er nødt til at stå ved den sf var jo også imod da det blev behandlet for to år siden

det er jo mange af vores borgmestre der skal integrere de her mennesker der kommer til danmark og som selv har ønsket den her aftale og jeg

stadig væk man må tale om en midlertidighed når

med det samme sige at dansk folkeparti er positive og at vi vil stemme for lovforslaget det kommer måske ikke som en overraskelse i og med at vi stemte imod det oprindelige lovforslag og det gjorde vi jo af den enkle grund

især når der kommer så mange mennesker til landet med børn skal vi jo sørge for at de

inden de kommer ud i skolen og i klasserne og det er både af hensyn til flygtningebørnene selv men så sandelig også til de mange danske skoleelever

for mange der ikke kan ordentligt dansk så får de en dårligere undervisning i skolen det går ud over dem og derfor er det der spareforslag som kl fik presset igennem over for regeringen jo en dårlig ting og jeg forstår ikke helt hvorfor socialdemokratiet

har undermineret den oprindelige modtageklassemodel

atten elever i samme klasse

at sluse en masse børn direkte ud i skolerne

med støtte og undervisning og alt det der skal til men det er jo en forringelse både for den enkelte elev der kommer udefra og især

vi ved jo at lærerne i forvejen døjer med inklusionsproblemer en længere skoletid en stor reform der ikke er på plads endnu og så skal de tilmed også til at håndtere børn som som ikke kan

og socialdemokratiet stadig væk støtter dette lovforslag det eneste gode ved lovforslaget var jo så at der var en

og det er ganske fornuftigt af sf at

at der kommer færre flygtninge og immigranter til danmark nu blandt andet takket være dansk folkeparti

en stor glæde at sf så bruger det som løftestang til at få has på den her lov for

er en dårlig lov vi ved også at der er en række kommuner som fortsætter med modtageklasser med gode resultater og det er kommuner som blandt andet

for eksempel fortsætter nyborg med modtageklasserne og deres folkeskoler ligger fint karaktermæssigt så der er også

kan jeg ikke forstå at regeringen ikke har bragt det her ind i i ghettoforhandlingerne

på skoleområdet i forbindelse med det her lovforslag så helhjertet støtte fra dansk folkeparti til

vi ved godt at antallet af asylansøgere

reduceret markant

årstallet i lovforslaget som vi jo netop har vedtaget på baggrund

topartsaftale med kommunernes landsforening jeg synes faktisk at

holde fast i nogle af de aftaler som man har

er det faktisk også sådan at

efter de aftaler som vi indgår og det betyder jo

ligger i selve den her lov

loven allerede i løbet af to tusind og nitten og det er faktisk om ganske kort tid der synes jeg jo egentlig

diskussionen og finder ud af hvad man så vil gøre men kort og godt

skoleåret efter igen så kommunerne faktisk

til det her lovforslag

ordføreren er ordføreren enig i at børn har bedre mulighed for at blive integreret og lære dansk sprog i klasser af tolv elever end i klasser

man kan lave større klasser og er ordføreren enig i at børn der kommer fra andre lande som udgangspunkt har bedre forudsætninger for at blive integreret i folkeskoleklasser hvor man bliver undervist af lærere end i særlige tilbud

og uden krav til underviserne

men jeg er også nødt til at sige at børn er forskellige at kommunerne er forskellige og at for den sags skyld folkeskolerne er forskellige

som faktisk har taget positivt imod loven her

hvor der måske er ganske få elever med anden etnisk baggrund og hvor de har valgt

integrere dem direkte

det drejer sig måske om

og derfor synes jeg ikke bare at man kan sige at alle

det synes jeg sådan set kan være udmærket hvis man har tænkt over hvad man gør

matthiesen stod på talerstolen da vi behandlede lovforslaget sagde

lovforslaget skulle ses i lyset af den helt ekstraordinære situation og nu snakker

om at loven bliver brugt forskelligt de forskellige steder nu hvor der ikke længere er en ekstraordinær situation kunne der så ikke være noget ræson i at fremskynde den der evaluering så vi kunne blive klogere på kommunernes praksis

stramme skruen herinde for at få kommunerne til at leve op til den lovgivning vi har besluttet men jeg er sikker på

tager udgangspunkt i hvordan håndtere den her opgave bedst også af hensyn til at sikre en god integration så må jeg sige at man altid kan diskutere

man har en ekstraordinær situation og hvornår den situation

jeg bakker fuldt ud op om at vi stadig væk har

til at sikre at vi ikke får et øget pres på grænsen og som det

er der jo stadig væk uro rundtomkring i verden så jeg synes vi skal fastholde loven

også en lang række andre ting for eksempel at flygtningebørn jo har en voldsom kuffert med sig og det er en kuffert der indeholder traumatiske oplevelser overfald krig vold og forældre der er blevet dræbt familiemedlemmer

nogle ting tager man sig også af i en modtageklasse

fremover ofte være en lærer eller en skole eller en kammerat der pludselig skal håndtere disse ting fordi regeringen sammen

har sørget for at man kan sluse eleverne direkte ind i folkeskolen selvfølgelig med noget støtte synes ordføreren virkelig at det er rimeligt at skolerne og

respekterer jeg egentlig at for ganske kort tid siden

og jeg respekterer også at

er brug for det så jeg har egentlig tillid til kommunerne og jeg synes lidt

anerkende at man jo også rundtomkring i kommunerne

vi gør det jo ikke på bedste vis i og med at vi

som den eneste model som er en god model fordi man tager hånd om eleverne jeg er glad for

men samtidig siger man så at man respekterer en aftale men den aftale kan man jo bare lave om og så kan man stemme for

lovforslag her i salen hvis man ikke synes at det er rimeligt hvorfor stemmer

en bedre måde end at alle skal i en modtageklasse

anden etnisk herkomst som er kommet hertil og hvor de jo simpelt hen kan se at her er der en dreng som faktisk

få lov til at komme direkte ind i klassen jeg går ud fra at de lærere og for den sags skyld også psykologer

af at vi har friheden til det

den her særlov der særlig rettede sig mod

enhedslisten lodret imod forslaget

fordi man gav andre vilkår for denne gruppe børn vi anså

allerhøjeste grad for skadeligt for integrationen

det skoletilbud som

børn af flygtninge

grund til at gentage det hele blandt andet den her mulighed for at man

klassekvotienterne eller klasseloftet med halvtreds procent jeg synes også at man skal bemærke

det indebar det noget ejendommelige at man fritog

for kvalifikationskravene til lærerne altså at de lærere der havde en

være uddannet lærere så den korte historie er og jeg synes der var mange principielle og konkrete indholdsmæssige grunde til at sige nej

det bar noget præg af at være en forhastet og lidt panisk reaktion på at der i en kort periode

meget betydeligt antal flygtningebørn til danmark jeg er helt enig med herre alex ahrendtsen i hans betragtninger om at der var én god ting ved lovforslaget

det at der så blev enighed om en solnedgangsklausul som en erkendelse af at vi faktisk tilbød et ringere skoletilbud til flygtningebørnene end det vi havde med den tidligere lovgivning hvorfor ellers lave en solnedgangsklausul

loven aldrig have været vedtaget og vi synes egentlig også at

og tak for det burde fremkalde en refleksion

de af folketingets medlemmer der i sin tid stemte for

en refleksion over om alligevel ikke forhastet

have jeg var ikke enig den gode intention hvis man måtte opfatte det sådan at vi er nødt til at gøre noget fordi vi er i en ekstraordinær situation vi er nødt til at gøre noget der er anderledes for at skabe plads til

hvor der ikke er krav til klasselærerne og hvor der kan komme væsentlig flere børn ind i klasserne så

at flertallet ville skifte med det udmærkede forslag sf har fremsat

tak for det

datoen for hvornår loven om kommunernes særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge ophæves loven blev vedtaget i to tusind og seksten som en opfølgning på regeringens topartsaftale med kommunernes landsforening om forskellige initiativer på integrationsområdet her fik kommunerne mulighed for uden for rammerne af folkeskoleloven at oprette særlige tilbud om grundskoleundervisning til tosprogede børn og unge i liberal alliance respekterer vi aftalen med kl og ønsker ikke

i liberal alliance glæder vi os i stedet over at

fået frihed til at udforme netop det tilbud som passer til den enkelte kommunes lokale ønsker det har vi tillid til

man godt kan vurdere lokalt og derfor kan vi ikke støtte

lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn

som flere andre ordførere har sagt vedtaget af et flertal i folketinget ud fra en stærk bekymring i regeringen over antallet af asylansøgere i to tusind og femten man var bange for at et højt antal asylansøgere ville blive en udfordring for kommunerne og på uddannelsesområdet valgte man derfor at sige at

lave nogle særlige tiltag for de her asylbørn man skulle ikke nødvendigvis sætte dem i

særlige tilbud lever jo ikke op til de krav som man normalt stiller til undervisningen i modtageklasserne det var allerede ved fremsættelsen af

mente ikke at det var bedre rammer for flygtningebørnene og størstedelen af de organisationer der sad og behandlede lovforslaget dengang leverede også høringssvar som var stærkt kritiske og bekymrede over det lovforslag

den lov tidligere end det der er lagt op til nemlig i to tusind og nitten i stedet for i

en og tyve vi mener at den lov der ligger aldrig nogen sinde skulle være vedtaget for selvfølgelig skal flygtningebørn som kommer her til landet

danske børn med det samme og modtage den samme kvalitetsundervisning som som

nogen begrundelse for at opretholde den lov så der er fuld opbakning til sfs

konservative værsgo

forslaget her fra sf går ud på at ændre datoen for hvornår loven om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge skal ophæves sf

loven blev vedtaget i to tusind og seksten som en opfølgning på regeringens topartsaftale med kl om en række initiativer på integrationsområdet med loven fik kommunerne frihed til selv at oprette særlige tilbud om grundskoleundervisning til tosprogede børn og unge uden for rammerne af folkeskoleloven i det konservative folkeparti

det er positivt at kommunalbestyrelserne har frihed til at udforme det modtagelsestilbud der passer bedst til de enkelte lokale behov prioriteringer og ønsker jeg sidder selv

og i min kommune har vi været glade for selv at have mulighed

passer til os og det tror jeg at mange andre kommuner også er glade for og det har fungeret ganske udmærket vi har oprettet modtageklasser i forbindelse med vedtagelsen af

i to tusind og seksten blev det aftalt at loven skulle evalueres i to tusind og nitten og i respekt for kommunerne som bruger loven

samtidig har vi jo også lavet en aftale med kl som vi fra det konservative folkepartis side ønsker at overholde

det i den pågældende kommune jeg kan høre at ordføreren mener at kommunerne

være nogen retningslinjer for hvordan man former sådan modtageklassetilbud eller skal det bare være fuldstændig frit for kommunerne hvordan de vil forme

er mit første spørgsmål det andet spørgsmål er

stod på talerstolen da man vedtog

sagde ordføreren at ordføreren var rigtig godt tilfreds med at det skulle evalueres efter to tre år kan ordføreren sige lidt om hvad det konservative folkeparti forestiller sig man skal gøre

evaluering

svare dig på nu hvad vi forestiller os der skal skal foregå når evalueringen er lavet det må vi vende tilbage til

i forhold til udformningen af det synes jeg selvfølgelig

er vigtigt at der er en vis form for for kvalitet og at der er nogle mennesker som

i stand til at påtage sig den her særlige opgave det er at modtage

det er hvad enten man laver en modtageklasse eller

opgaven med den her lov gør man noget man normalt aldrig

det er nogle voksne uden nogen bestemte kvalifikationer der kan få lov til at undervise et ukendt antal børn i de her særlige tilbud

at de skal have nogle bestemte kvalifikationer de skal ikke kunne noget særligt så med det ordføreren lige har sagt mener

kan de godt finde ud af at løfte og at de godt kan finde ud af at håndtere det

de nu skal have løst det må jeg sige jeg har

som kommunalbestyrelsesmedlem til hvordan det fungerer

behandlingen og tak til især enhedslisten alternativet det radikale venstre som ikke kunne være her som også bakker op om at rulle lovgivningen tilbage og til dansk folkeparti for en særdeles god og rigtig tale

for cirka fire år siden nej fem år siden må det

blev jeg ansat på hastrupskolen i køge på hastrupskolen har man ansvaret for modtageklasserne

kommer til kommunen får opholdstilladelse og

modtageklasse jeg kom ind som

i det her rum hvor der sad i omegnen af tolv elever og det var så

et aldersspænd på tre klassetrin for dengang måtte man

sad der en brasilianer to fra polen tre fra syrien som

et ord af deres eget sprog på skrift

en tyrkisk dreng som ikke kunne sige andet end computer fordi han gerne

to fra grønland som ikke sagde et ord uanset hvad vi gjorde kunne vi ikke få dem til at tale

at kunne lave undervisning både målrettet

særlig meget tid men jeg tænkte det tager vi på

fantastiske ved at være i de her modtageklasser var at man kunne se hvor hurtigt børnene udviklede sig på den

var det ofte sjovere at være i modtageklasserne end de andre steder for de lærte lynhurtigt sproget fordi man var

og fordi der var nogenlunde tid til dem og efter kort tid begyndte man jo at

og så kommer de og taler flydende dansk

hvad foregår der da jeg læste l hundrede og halvfems som man havde lavet sammen med kommunerne og som

hvordan skal det nogen sinde gavne de her børn som vi gerne

ind i det danske samfund lærer om de danske værdier og lærer det danske sprog

det er okay hvordan skulle de nogen sinde blive integreret

nogen sinde blive integreret hvis man bare

halvstuderede stratenrøvere ligesom mig som ikke havde lærerkvalifikationer

og uden krav om hvor mange der skulle være i klasserne hvordan skulle det nogen sinde gavne de her børn så jeg tænkte i virkeligheden dengang at det man ønskede nemlig at sikre bedre integration

havde vi en lang debat om i folketingssalen og jeg blev lidt betrygget dengang fordi alle ordførerne alle som én sagde at det skyldtes en ekstraordinær situation

undervisningsminister der var ordfører på det tidspunkt der sagde det det var socialdemokratiet der sagde

sagde det

virkelig af den overbevisning at det ikke fremmer integrationen at putte flere børn ind i klasserne og så tænkte jeg nu hvor regeringen er

kan man heller ikke længere bruge argumentet om at det skulle være en ekstraordinær situation som alle ordførerne brugte i to

ikke længere en ekstraordinær situation og dermed falder argumentet for hele lovgivningen medmindre man synes

er en god idé der vil jeg bare stadig lige genopridse nogle af de argumenter der var imod

noget vi efterhånden tit diskuterer i den her sal i

ret til undervisning i den danske folkeskole men det har man jo ikke hvis man bliver placeret ude i et særligt undervisningstilbud og forældrene ikke har ret til at sige mit barn

så har man ikke længere ret til undervisning i den danske folkeskole selv om man er i danmark og

var flere jurister der sagde det rejser altså væsentlige spørgsmål i grundloven

flygtningekonventionens artikel to og tyve hvor det fastslås at staterne med hensyn til elementær undervisning skal give flygtninge samme behandling som den der tilkommer deres egne statsborgere det mener jeg heller ikke man gør her hvis man bare siger vi kan parkere de her børn

et særligt undervisningstilbud men hvis vi skal kigge lidt væk

det her er en lovgivning der betyder at færre

der vil være mindre fokus på de her børn ude i modtageklassetilbuddene hvis der sidder atten i

den brasilianske pige og den polske dreng hvis man skal rumme de her atten børn der så ikke længere kun kommer fra tre alderstrin men fra fem forskellige alderstrin det

til al den her snak vi har om god integration

jeg bare sige at jeg mener at det lovforslag man

jeg vil glæde mig til evalueringen kommer

haft af konsekvenser det håber jeg så at ordførerne i stedet kan bakke op om og håbet er

hvad det egentlig er som sf

om om det er kvaliteten i det tilbud der gives

sf gerne vil sikre eller om det egentlig er

spare penge sådan et budgetkatalog og hvert år stod der at modtageklasserne var et oplagt sted at spare og derfor er jeg ikke et sekund i tvivl om at når man i den her lovgivning gør det muligt for kommunerne at hæve klassekvotienten fra tolv til atten

det en potentiel sparemulighed og den vil blive brugt rundtomkring og det går ud over børnene derudover mener jeg at det er helt forkert at sige at vi parkerer børn ude i nogle særlige undervisningstilbud væk fra folkeskolerne det mener jeg forringer kvaliteten af det tilbud

en lovgivning der tog udgangspunkt i at børnene skulle i modtageklasser og udsluses men hvis kommunerne for eksempel som det fru anni matthiesen sagde kun havde et eller to

komme direkte ud i klassen hvis der så var særlige foranstaltninger

og det kan vi jo så fortsætte med når vi skal evaluere loven

sikre at der er en kvalitet

de børn som ikke kan

i en modtageklasse fordi man lokalt vurderer at det faktisk vil være bedre for de børn

starte direkte i en normal klasse men så synes jeg også at vi taler om noget helt andet så har man stadig væk friheden

skal skal vægtes højt og det er en idé jeg godt

at at sf fremsætter det her lovforslag men

børn i klassen og så med gode udslusningsmuligheder eller også vælger man den model som jeg har været lidt skeptisk over for men som jeg har set været benyttet på en ordentlig måde hvor man siger at kommer direkte ud i skolen under forudsætning af at der er særlige foranstaltninger for børnene særlig hjælp

klassekammeraterne som lige pludselig oplever at der bliver brugt rigtig meget tid

seks og halvfems det giver os anledning til at diskutere indhold og kvalitet af en godt nok lille men meget vigtig del af vores uddannelsestilbud nemlig den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov også kaldet stu

der kan forbedre og kvalitetssikre stuen desuden ønsker dansk folkeparti at vi opretter en tilhørende overbygning til uddannelsen regeringen kan ikke støtte forslaget

et ønske om at kvalitetssikre stu tilbuddene og sikre mere kontinuitet og gennemskuelighed af uddannelsestilbuddene for de involverede unge og deres forældre forslaget skal også give stu elever adgang til erhvervsrettet uddannelse i form af en overbygning til stu

opfattelse at der er stor lokal forskel på hvordan stuen bliver praktiseret i kommunerne og at forældrene har svært ved at få overblik over mulighederne stuen er for nylig blevet evalueret evalueringen viser at kommunerne løfter opgaven som de skal og at uddannelsen er implementeret efter de politiske hensigter

skal der gode grunde til at ændre på det alligevel evalueringen viser sort på hvidt at stuen fungerer rundtomkring kommunerne derfor ser vi i regeringen ikke grund til at ændre i rammerne for uddannelsen eller reguleringen af kommunerne eller i øvrigt gennemføre større ændringer i relation til stu så er der forslaget om at oprette en ny særlig kompetencegivende overbygningsuddannelse det mener vi ikke er en god idé og det begrunder vi med at de stu elever der kan få glæde af en anden ungdomsuddannelse allerede i dag har muligheden

til aftalen om den nye forberedende grunduddannelse også kaldet

stu elever efter afslutningen af stu

en overbygningsuddannelse vil medføre betydelige merudgifter hvis udgangspunktet for sådan en uddannelse er samme vilkår og rammer for eleverne som på den nuværende tre årige stu uddannelse dansk folkeparti ønsker også at det over for kommunerne skal indskærpes at den enkelte stu elev skal have det tilbud der imødekommer den enkeltes ønsker og muligheder hertil vil jeg understrege at det allerede er fastsat i loven at ungdommens uddannelsesvejledning sammen med den unge og forældrene udarbejder en individuel uddannelsesplan denne plan laves på baggrund af et op til tolv ugers afklaringsforløb det er kommunalbestyrelsen som godkender den endelige uddannelsesplan men hvis den unge ikke er enig i uddannelsesplanen kan sagen indbringes for klagenævnet for specialundervisning i to tusind og sytten har nævnet kun modtaget få klager samlet set mener regeringen ikke at dansk folkepartis begrundelser vejer tungt nok til at ændre på stuen som den er i

vil desuden betyde væsentlige merudgifter til stu ordningen udgifter som forslagsstillerne ikke har fundet finansiering til afslutningsvis vil jeg gerne nævne at jeg den syvogtyvende februar holdt møde med stemmeaftalekredsen her aftalte vi at ministeriet ville arbejde videre med understøttende initiativer som kan igangsættes uden lovændringer initiativerne er en benchmarkinganalyse af overgange udslusning fra stu et best practice katalog og en stu portal til elever og forældre for at synliggøre stu tilbud og udbrede viden om best

til at gøre noget ved de enkelte opmærksomhedspunkter som evalueringen peger på

læser jeg at ja der er ting der fungerer godt og heldigvis for det

der er meget stor variation i kvaliteten af de tilbud der er rundtomkring og det er jo ikke så underligt

det afhænger udelukkende af hvad kommunerne

derfor vil jeg egentlig gerne spørge ministeren om ministeren virkelig ikke ud af evalueringen læser at der er nogle udfordringer som vi er nødt til at gøre noget ved i forhold til at sikre kvaliteten af de enkelte tilbud og om vi ikke også er nødt til at sikre

jo helt tydeligt står beskrevet at overgangen efter stuen i meget meget vid udstrækning ikke fungerer og

ikke kommer mange klager mon så ikke

det her er en relativt svag gruppe der måske lige har nogen der sørger for

uddannelsen og også kommunernes varetagelse af den det er rigtigt at der er kommunale forskelle ligesom der i øvrigt er

selv om de er underlagt den samme lovgivning det vi

forældrenes indsigt i hvilke muligheder der er er jo blandt andet at lave en stu portal sådan at vi kan synliggøre stu tilbud

helt lige så gode som de bedste kan lade sig inspirere

og diskuterer hvordan vi kan lave indgreb

de skoler der ikke præsterer godt nok

fra ministeren der beskriver at hvis man

en ekstraudgift på op mod to hundrede million

vurderer at tilbuddene faktisk ikke lever op til en rimelig kvalitet

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse det vil sige at den er individuelt tilrettelagt og det gør det også sværere at lave nogle standarder i forhold til lige præcis den uddannelse så det er en uddannelse som skal tilrettelægges

behov eller handicap og det er kommunen der sammen med familien skal gå ind og sammensætte et forløb der passer til

synes det er på sin plads lige at læse beslutningsforslaget folketinget pålægger regeringen inden udgangen af to tusind og atten at fremsætte de nødvendige lovforslag og gennemføre de nødvendige administrative ændringer der kan forbedre og kvalitetssikre den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse og oprette en tilhørende overbygning til uddannelsen den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er en vigtig brik i bestræbelserne på at give unge med særlige forudsætninger gode muligheder i tilværelsen vi har også hæftet os ved at der i ministeriets evaluering

den manglende information om den særligt tilrettelagte undervisning

særligt tilrettelagte undervisningsforløb det er ærgerligt når man kan opleve den glæde et ungt menneske kan udtrykke ved at have nået en position hvor hver dag byder på noget nyt noget at stå op til en mulighed for at udfylde en plads

en mulighed for at spille hovedrollen i sin egen tilværelse og stoltheden herover hvis nogen skulle være i tvivl om at det her

virkeligheden så skulle de have overværet den konference som blev holdt hvor levs klap projekt blev præsenteret og fremlagt resultater af hvor man oplevede unge mennesker som i den grad struttede af selvtillid over at kunne udfylde en rolle i vores samfund personligt møder jeg på skovsgård hotel i det nordjyske en gruppe af disse borgere og de har en fantastisk oplevelse

stationsbyhotel der ellers ville være nedlagt hvis ikke disse borgere udfyldte rollen som tjenere opvaskere og

ville det ikke være en mulighed og de ville ikke have en god dagligdag med noget at stå op til ligeledes

oplever jeg at lokalområdets glæde over stadig at have et hotel som ramme om fødselsdage og andre familiære mærkedage er markant konklusionen er at vi som samfund går glip af god energi og glæde ved ikke at sikre

uddannelse når helt i mål således støtter vi intentionerne bag beslutningsforslaget og vi medvirker gerne til at finde et fælles grundlag for at sikre dette gennem en beretning i udvalget når det gælder det økonomiske vil vi gerne have noget mere sikker grund under fødderne end en bemærkning om at omkostnings og finansieringsbehovet for kvalitetssikringssystemet og

overbygningen tages op forud for finanslovsforhandlingerne

at vi gerne vil finde midlerne til det her i finansloven handler det jo om at når vi har stået imod skattelettelser af forskellig art er det

gå videre med at finde ud af hvad der så skal ske så hvordan forestiller socialdemokratiet

at vi kommer videre med at få det her til at ske

om at den regering også vil finde økonomien til det

det der er situationen desværre er det sådan at

bliver inviteret med til finanslovsforhandlingerne så vi vil gerne være sikre på at vi ikke bruger nogle penge som ikke er til rådighed og det er såmænd bare det vi giver udtryk for og

sikre de intentioner som dansk folkeparti har givet udtryk for

det er vi helt indstillet på

bliver inddraget i de nuværende finanslovsforhandlinger og det må vi jo så se på hvordan vi håndterer set fra et udvalgsperspektiv når vi gerne vil nå

ordførerens argumentation er at man ikke deltager i finanslovsforhandlingerne

at det her er vigtigt og at det vil man gerne være med til så kan man vel også være med til

kunne lade være med at sætte grønthøsteren til to

det her forslag som er vigtigt for rigtig mange mennesker

at lave et forsøg med en overbygning som jo har

et klart tilsagn om at vi gerne vil medvirke til at

samlede finanslov er jo et

på forskellig vis og der er jeg bare ikke i stand til på nuværende tidspunkt at sige hvor det er pengene skal prioriteres jeg kan sige at vi fra socialdemokratisk side

at prioritere velfærd frem for skattelettelser og det er så en af de overvejelser som dansk

men jeg vil også sige i venstre er fuldstændig enige med forslagsstillerne i

kvalitet i stuen og for den sags skyld også at der er gennemskuelighed er noget af det som også betyder rigtig meget for os elever på

at de fortjener at systemet hjælper dem så godt på vej som overhovedet muligt

er det noget af det som ligger mig rigtig meget på sinde så jeg er sådan set rigtig glad for at dansk folkeparti

også får muligheden for at diskutere det her i folketingssalen i dag det er regeringens vurdering at de konkrete forslag som dansk folkeparti kommer med i dette beslutningsforslag

koste det er nok noget af det som

får mig til at sige at at det jo blandt andet også

nødt til afvise beslutningsforslaget noget af

i forlængelse af evalueringen som man vil tage fat på

noget af det som jeg mener er vigtigt at følge til dørs både af hensyn til de unge mennesker selv men måske også især

til deres hjælpere som jo ofte er deres familie

større gennemsigtighed i forhold til

er meget optaget af området og jeg kan også høre at der

selvfølgelig putte det ind under at vi ikke lige helt i detaljer ved præcis hvad kommer til

spørge ordføreren hvad skulle der justeres på i det her forslag for at venstre kunne stemme for

jamen hvad skulle vi så justere

så skulle til for at vi kunne stemme ja

havde været et godt skridt på vejen hvis man også havde indsigt

som det er fremstillet her i dag så

synes jeg det for mig i hvert fald er vanskeligt at gennemskue hvad

lave en overbygningsuddannelse hvad skal der til af kroner for at få det

nogle tiltag man godt kan lave for at synliggøre nogle ting

ikke noget der reelt griber ind og gør noget ved kvaliteten af tilbuddet det tror jeg også

at udarbejde de her modeller

beskrivelsen af hvordan vi sikrer kvaliteten hvordan

hvad det koster og så kan vi

gode ideer til dansk folkepartis ordfører

betyder rigtig meget for os i venstre og det betyder rigtig meget

at vi får sikret en god kvalitet og at vi fortsat også

påpegede jo nogle forskellige ting men

netop i forhold til at sikre kvaliteten men også i forhold til at kigge på en overbygning af stuen så derfor

investere i mennesker hvad må det koste at investere

at at vi sikrer at at væsentlig

kommer i gang med enten beskæftigelse

af de unge mennesker med særlige behov

at få et stu bevis

ordføreren at stå og og være imod sådan et fantastisk beslutningsforslag som er fremsat her

netop om

faktisk at noget af det som vores beskæftigelsesminister har taget fat på

som er vigtigt at vi tager fat på

har fået en stu uddannelse så mange steder rundtomkring i landet er man

sikre bedre overgange imellem

beskæftigelse jeg siger bare

ikke er helt enig i det er ikke nødvendigvis den rette vej at gå

er en god uddannelse vi har fået skabt her og så bliver der aldrig rigtig gjort noget ved det og om et års tid kommer der et folketingsvalg

uden tvivl koster nogle penge men

jeg vil ikke her og nu stå og love forskellige ting men jeg kan i hvert fald sige at jeg rigtig gerne med til også at arbejde videre på det her område

har jeg også tilkendegivet over for dansk folkepartis

så hvad forestiller ordføreren sig ordføreren siger at det ligger

hvornår tænker ordføreren så at vi kunne tage den debat et eller andet sted

ungdomsuddannelse som blev offentliggjort i september sidste år

er en succes det er også

de meldinger jeg får og som jeg er sikker på andre ordførere får

glade for og som deres

derfor synes jeg det er vigtigt og jeg hører heller ikke andet

til en gruppe der tidligere ikke havde noget når det er sagt

synes jeg det er vigtigt at bemærke at evalueringen jo også peger på

hvor der er brug for justeringer

handler måske på mange måder

som kan reguleres på det lokale niveau

det er en rigtig god idé at vi får kigget på hvor

vi ser på evalueringen konstatere at der er meget store forskelle på

vi kan se at der er meget betydelige forskelle på omkostningerne per elev man kan ikke automatisk opgøre et kvalitetsniveau for det kan være meget forskellige grupper af elever man har i den pågældende kommune men alligevel giver det i hvert fald

interessante set i lyset af at der

fungerende tilsyn med med uddannelsen så

et af de elementer det kunne være rigtig fornuftigt at få kigget

som garanterer at der er en rimelig kvalitet i uddannelsen

forhold til hvilke målgrupper den helt konkret retter sig mod på det enkelte tilbud så kan vi også se på evalueringen

at udslusningen fra uddannelsen

problemfri når vi ser på

har svaret i evalueringen så siger

at de er utilfredse med udslusningen og derfor

vil det være en god idé at få set nærmere på

arbejdes med udvikling af kontaktpersonordninger

for eksempel i form af udarbejdelse af en form for udslusningsbekendtgørelse der kan være adskillige muligheder det er endelig også mit indtryk at hvis man spørger de unge og i hvert fald de pårørende

at der er brug for noget

så alt i alt vil jeg sige at samtidig med at vi kan glæde os over at vi har fået lavet et rigtig godt uddannelsestilbud

respekt for de meldinger der kommer fra interessenterne på området

støtte det forslag der ligger fra dansk folkeparti det vil vi stemme for hvis det bringes til afstemning her i salen

være sådan at dansk folkeparti vurderer at en beretningsmulighed ville bringe det videre frem det skal jeg ikke blande mig i jeg vil helt støtte den vurdering der kommer fra dansk folkeparti hvad det angår så medvirker vi meget gerne til en beretning hvis det er

der kan drive udviklingen frem på en fornuftig og

og handler om en lidt overset del af vores uddannelsesvæsen nemlig stu den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov dansk folkeparti lægger i beslutningsforslaget op til at kvalitetssikre stu tilbuddene for at sikre kontinuitet og gennemskuelighed for de involverede og de unges forældre stuen er for nylig blevet evalueret og evalueringen peger på at kommunerne løfter opgaven ganske godt og at uddannelsen er blevet implementeret efter hensigten derfor mener vi i liberal alliance ikke at det giver mening at ændre på

stuen i sin nuværende form dansk folkeparti foreslår derudover at oprette en tilhørende overbygning til uddannelsen et forslag som forslagsstillerne ikke har fundet nogen finansiering til i liberal alliance noterer vi os at der i aftalen om den nye forberedende grunduddannelse er lagt op til at

stu elever efter afslutningen af stu

på den baggrund kan liberal alliance ikke

evalueringen peger

vi har en uddannelse hvor der ikke er nogen former for

kvalitetskontrol på alle andre områder

er der former for kontrol og tilsyn der sikrer at kvaliteten er i orden vil liberal alliance ikke medgive at

løfter den her opgave bedre end andre kommuner og der er det

måde kan sikre at de kommuner som løfter opgaven

inspirerer de kommuner som løfter opgaven

sidder lige i øjeblikket og diskuterer på folkeskoleområdet hvordan vi kommer efter skoler der ikke gør det godt nok

som man lavede af den det betyder selvfølgelig ikke at man ikke skal sætte ind de steder hvor der

problemer og der mener jeg at det helt oplagte jo selvfølgelig er at

tak for ordet og tak til dansk folkeparti for det her beslutningsforslag i alternativet er vi meget optaget af at danmarks unge får et godt uddannelsesforløb som er meningsfuldt for den enkelte og den her særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

er jo et tilbud til unge med særlige behov som er skabt for at sikre at de her unge kan deltage i et uddannelsesforløb som passer til deres udgangspunkt og ønsker undervisningsministeriets evaluering af ordningen har vist at der er plads til forbedringer og dette arbejde er alternativet helt klar på at deltage i vi er enige

at det skal indskærpes over for kommunen at det er kommunens ansvar at oplyse og orientere forældre og elever om den

særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse og dens muligheder det er vigtigt at kommunerne forstår at det er elevens behov og ønsker

stå i centrum og at eleven skal præsenteres for et tilbud som matcher det elever med særlige behov skal selvfølgelig også have valgmuligheder og valgfrihed når det kommer til uddannelse

ligeledes enige i at der skal kigges på hvordan man kan støtte elever med særlige behov over i et meningsfuldt voksenliv efter endt stu uddannelse derfor synes vi det er en rigtig god idé at oprette en overbygning på uddannelsen så de elever der ønsker at videreuddanne sig også får

jeg gerne igen takke dansk folkeparti for

vi synes er et særdeles konstruktivt forslag

og som en tidligere ordfører fra enhedslisten gjorde opmærksom på

den bygger på tanken om at uanset hvilken type ungt menneske

uanset hvor du kommer fra hvad du kan eller hvad du ikke kan

læser man evalueringen og spørger dem der ligesom oplever stuen

succes vi har i folketinget fået skabt et rigtig godt uddannelsestilbud og dem der driver

og den gør dem mindre ensomme

nogle gange har jeg ment at der har været lidt rigelig fokus på at de unge

og det mener jeg også står i formålet for stuen var det primære formål

unge mening i livet men også gøre at kunne få en meningsfuld tilværelse efter stuen når de kom ud på den anden side og det synes jeg fortsat er det vigtigste ved stuen evalueringen viser at der er en række problemer og det er også det dansk folkeparti beskriver i partiets beslutningsforslag både at det er uoverskueligt for både forældre og unge hvad reglerne for

rigtig ondt i livet er det bare rigtig rigtig vigtigt at vi gør det helt tydeligt hvad mulighederne for dem

vi har lært at overgangsudfordringen er massiv altså når man kommer ind i så beskyttet et forløb

er det at komme ud på den anden side hvor der ikke rigtig er noget hvor man nogle gange endda kan blive kastebold i kommunen faktisk ret skræmmende vi skal ikke acceptere at de unge står i den situation hvor de overlades til sig selv man kan gøre flere forskellige ting man kan

jeg har også hørt at der er nogle i sektoren

en hel udslusningsbekendtgørelse hvor man siger

skal laves et særligt tilrettelagt jobforløb

for de enkelte unge som måske kunne komme i job eller i beskyttet beskæftigelse

særligt tilrettelagt jobforløb jeg synes

er vigtigt at arbejde videre med at de unge er forskellige så det også skal være forskellige muligheder for nogle vil uddannelsen

være den rigtige om end jeg synes det er en god idé så mener jeg der er brug for mere viden om de unges frafald der er fem og tyve procent af dem der starter på stuen

som ikke gennemfører vi ved det er en sårbar ungegruppe men vi ved ikke hvor de går hen det skal vi heller ikke acceptere så det skal vi finde ud af endelig som også fylder meget i

kvaliteten på uddannelsesinstitutioner og selv om jeg mener at der er rigtig rigtig mange gode stu tilbud

hvor det er meget forskellige typer uddannelsesinstitutioner og jeg mener godt man kan skærpe både kvalitets

de her uddannelsesinstitutioner det er jo også noget

det dansk folkeparti er inde på så alt i alt er

og sf meget optaget af at stuen ikke går i glemmebogen særlig ikke på et tidspunkt hvor man lige har lavet

uddannelse som risikerer at tage rigtig meget af kommunernes fokus

hvad der er det billigste tilbud i stedet for hvad der er det bedste tilbud for de

overvåge den udvikling der vil være her vi kan godt støtte dansk folkepartis

sf må komme med en anbefaling så er det nok i virkeligheden at man laver en beretning og forsøger at samle bred tilslutning til at få lavet nogle af de her ændringer for

oplever egentlig at alle partier har en interesse i det og jeg tror det kunne være interessant at få inddraget sektoren

i hvert fald ikke bare blive glemt

alt mange gode ord om vores forslag

er det jo fordi dansk folkeparti faktisk længe har haft et ønske om at udvikle og forbedre stuen vi fik sidste sommer langt om længe en evaluering af ordningen en evaluering som i hvert fald i mine øjne og heldigvis også i de fleste ordføreres øjne pegede

stuen i sin nuværende form kan blive meget bedre jeg skal ikke sige at

kom bag på mig eller dansk folkeparti men

grundlag for at vi kan sætte en udvikling i gang det gjorde det i hvert fald for os i dansk folkeparti vi blev helt klar på at vi er nødt til at gøre noget evalueringen sagde heldigvis også som det også er blevet nævnt tidligere at der er rigtig meget som fungerer godt i stuen og det skal vi naturligvis ikke glemme det er også vigtigt at sige at der ud over hele landet er rigtig mange stu tilbud som gør det rigtig godt til glæde for de mange elever og deres familier og også kommuner som gør en stor indsats for at få overgangen efter stu til at lykkes men hvad er det så egentlig den her evaluering siger jo den peger på at der jo er huller i osten blandt andet at kvaliteten i tilbuddene er for varierede

i dag ikke nogen regler for hvem der kan udbyde stu det er helt op til den enkelte kommune som benytter et stu tilbud

vurdere om de tror at tilbuddet er godt nok og det er jo lidt mærkeligt

og tilsyn på alle andre uddannelsestilbud og vi har

på vores sociale institutioner her har vi bare lige en institution hvor vi siger det går nok det

dokumenterer evalueringen også

ofte ikke er målrettet den enkeltes fremtidsperspektiv ofte bliver man tilbudt det den enkelte lokale kommune har som stu tilbud

behov for på samme måde

at der er en langsigtet plan for den unges udvikling og perspektiv således at stu tilbuddet bliver relevant i forhold til den langsigtede plan hvis man som ung stu elev har en realistisk drøm om at komme til at arbejde i landbruget giver det ikke så meget mening hvis man kommer på en stu hvor det tilbud der er er at blive trænet i at stå i butik

det er muligvis i første omgang et billigere tilbud for kommunen

er det spild af de offentlige ressourcer og ikke mindst kan det være spild af flere år af den unges liv

bryde mere ned end det bygger ressourcer og kompetencer

er dem der på forhånd har en pension og dermed ved hvordan deres forsørgelse er i det videre forløb der hvor der generelt er store problemer

de unge der efter en afsluttet stu går over til kommunens beskæftigelsesafdeling og muligvis kommer i et ressourceforløb med forskellige afprøvninger af

kunne koordinere og samordne bedre der er steder i dag hvor man godt kan finde ud af at hvis der i løbet af

stu er fundet job hos en arbejdsgiver som passer ind til den unges udfordringer så kan det godt lade sig gøre at fortsætte der uden at skulle afprøves andre steder jeg ved godt det er et område der

heldigvis er i gang med at se på er nogle ting man kan gøre men det centrale er jo at den beskæftigelsesmæssige indsats for de stu elever hvor det er relevant starter i stuen

stu færdig før man starter på de afprøvninger der reelt skal bruges i forhold til for eksempel et fleksjob eller tilsvarende endelig ser vi også behov for en erhvervsrettet overbygning på

her forestiller vi os så at man tager udgangspunkt i glad fondens uddannelsesmodeller som netop er lavet på grundlag af

og der ligger en evaluering som siger at det faktisk har en rigtig god effekt

det bringer de unge videre og tættere på et reelt erhverv

der er færdig med sit forløb og kan profitere af at komme på en

en relativt bred enighed om at her er nogle udfordringer vi skal arbejde med så kan man diskutere hvordan vi kommer videre men det jeg synes er helt helt centralt er at det

gå i stå det har været rigtig svært at få noget skabt og få

regeringen med på at vi faktisk kan reelle tiltag for at få det her til at lykkes

så bredt flertal som muligt for at vi rent faktisk kommer videre

håber jeg at vi kan finde et flertal uden om regeringen der i hvert fald vil sige at det skal lade sig gøre så sent som i går blev jeg interviewet af tv glad og det er altid en stor fornøjelse at blive interviewet af dem

han var uddannet via en stu

vi diskuterede det her forslag som vi skulle

på et tidspunkt når jeg nu går på min stu

du kan måske gå til din kommunalbestyrelse du kan måske gå til mig og så slog det mig bare

der sidder i den situation ude i en stu har jo ikke ressourcerne til at gå nogen steder hen derfor er vi nødt til at sikre et system og sikre en kvalitet og en plan som gør at den enkelte unge bliver taget alvorligt i hele sit forløb og derfor er vi nødt til at gå videre med at få forbedret stuen så den kommer til at virke

betragter jeg dette som vedtaget det er vedtaget

vi skal starte på en frisk efter frokostpausen

qitornai modtaget meddelelse om at medlem af folketinget aleqa hammond fra den femogtyvende april to tusind og atten

her går jo ud på at der på landets asylcentre helt eller delvis skal indføres et udgangsforbud for asylansøgere under atten år for at kontrollere deres færden

mellem klokken to og tyve om aftenen og klokken syv om morgenen samt mulighed for at politiet i visse situationer kan udstede udgangsforbud i alle døgnets fire og tyve timer for enten én bestemt ung eller alle centerets beboere uanset alder regeringens holdning er klar udlændinge som søger asyl i danmark og bliver tilbudt tryghed og sikkerhed og mad og husly mens deres asylsag behandles skal selvfølgelig og det er jo kun rimeligt og det er uanset alder overholde de regler der gælder her i danmark og man skal opføre sig

skal det selvfølgelig have nogle konsekvenser

har jeg også stor sympati for grundtanken bag dansk folkepartis beslutningsforslag men det er desværre ikke så

da vi tilbage i to tusind og seksten stod i en situation hvor vi oplevede episoder hvor unge asylansøgere skabte uro og utryghed og begik kriminalitet i asylcentre eller i nærområderne

et udgangsforbud der var meget i stil med det som dansk folkeparti foreslår her i dag på daværende tidspunkt

det højst sandsynligt ville stride mod den europæiske menneskerettighedskonvention at gennemføre et udgangsforbud om natten da dette ville have karakter af frihedsberøvelse

i regeringen og det gjorde vi i forhold til at løse de problemer med mindreårige asylansøgere som jeg er helt enig med dansk folkeparti i

og dermed jo unge asylansøgere med en meget negativ og meget uhensigtsmæssig adfærd

var netop med det formål nemlig

skabe ro og orden både i og omkring landets børneasylcentre at regeringen i foråret to tusind og sytten fremsatte et lovforslag om netop ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge lovforslaget har blandt andet givet personalet på børneasylcentrene nye magtbeføjelser og også øgede sanktionsmuligheder det er personalet på de forskellige børnecentre der sætter rammerne for de unges

blandt andet ved hjælp af husordener på børneasylcentrene og det

vi i førnævnte

gjorde obligatorisk overholder de unge asylansøgere ikke husordenen

blive trukket i deres lommepenge begår de unge kriminalitet

straks indberettes til udlændingestyrelsen og anmeldes til politiet det skal i den sammenhæng bemærkes at udlændinge der mistænkes for grov kriminalitet eventuelt alt efter omstændighederne vil kunne varetægtsfængsles og

kan udlændinge efterfølgende risikere at blive udelukket fra at få asyl i danmark endelig indførte vi med loven en klar hjemmel til at uledsagede mindreårige udlændinge i meget alvorlige tilfælde kan tvangsanbringes på døgninstitutioner så det er bestemt ikke sådan at vi fra regeringens side ikke er opmærksomme på de udfordringer der er

nogle af de her børn og unge på

i dag har regler om et udgangsforbud på de her asylcentre det er som nævnt fordi spørgsmålet om udgangsforbud skal ses i forhold til de internationale forpligtelser og det er

tidspunkt støtte op om det her forslag men som nævnt

er vi i regeringen bestemt ikke afvisende over for at indføre

afklaret om det i lyset af den løbende praksis og de seneste domme der også er faldet ved menneskerettighedsdomstolen er muligt at indføre en ordning med udgangsforbud om natten eventuelt også for unge under atten år for at forebygge og

både uhensigtsmæssig adfærd men også direkte kriminel adfærd og jeg kan sige

vi kan vende tilbage med noget på det her felt en afklaring af det inden sommerferien og lige så klart er det selvfølgelig at jeg vil orientere folketinget

med at man kunne indføre det her regelsæt omkring husordenen på de enkelte centre hvor man så

det er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning

det taget så lang tid at nå frem til det her

spørgsmål nummer 2 er det regeringens opfattelse at der bør indføres et udgangsforbud i første omgang for

unge asylansøgere under atten år på landets asylcentre er det regeringens opfattelse at det bør man gøre

overholder vi selvfølgelig men det er

for øje derfor er det her arbejde jo også en løbende proces men jeg kan sige

justitsministeriet

det regeringens holdning at så skal der indføres et udgangsforbud så hvis muligheden

skal der indføres et udgangsforbud

hvorfor tager det så lang tid jamen det er vel fordi det er

anden form for dynamisk proces når det handler om de her ting så

det vil være løbende at at man vil kunne se ændringer lige så vel som vi jo strammede op som herre martin henriksen også selv er inde på her

sidste år på det her område så der netop bliver sanktioneret hvis man ikke overholder de forpligtelser man har så der er husorden og så man også kan gå ind og og ransage værelser

man har mistanke om at der for eksempel er

ville det være rigtig godt så kunne vi måske nå lidt længere lidt hurtigere

således at der inden sommer

på om man agter at indføre et udgangsforbud på landets asylcentre i det her tilfælde for unge under atten år vil der inden sommer komme et klart svar fra regeringen på

vi har gennem længere tid diskuteret hvordan vi skal håndtere børn der har søgt asyl i danmark og som ikke har deres forældre med flere af dem kommer fra nordafrikanske lande og vi ved at de meget meget sjældent får asyl generalsekretæren fra røde kors siger det meget klart i en artikel i berlingske der fortæller om en kraftig stigning i sigtelser mod de her børn her forklarer han at det for langt hovedpartens vedkommende ikke kan betegnes som flygtninge det er først og fremmest en tragedie at uledsagede børn fra afrika flakker rundt i europa uden opholdstilladelse uden ordentlige rettigheder og muligheder for et børneliv som alle andre det er også utilfredsstillende at vi i danmark og andre lande ser kriminalitet i kølvandet på at de her børn ankommer

det først og fremmest afgørende at staten påtager sig ansvaret når børn ankommer uledsaget til danmark det betyder også at det er myndighederne der træder i forældrenes sted vi mener derfor at det er helt naturligt at asylansøgere der oplyser at de er under atten år også må acceptere at myndighederne kan fastsætte regler om hvornår man er på sit værelse på centeret og hvornår man ikke er folketinget har for en år siden strammet op på de her regler med socialdemokratiets støtte vi har støttet at der skal etableres en husorden på asylansøgernes indkvarteringssteder ligesom vi har støttet muligheden for at sanktionere i

til dem der ikke efterlever reglerne og ligesom vi har støttet muligheden for at kunne undersøge værelser uden en retskendelse det er regeringens ansvar at de her nye muligheder anvendes når det er nødvendigt vi har dog stadig den opfattelse at der er udfordringer med at håndtere den her gruppe af børn vi har derfor ikke lagt os endeligt fast på hvordan vi vil stille os til det her beslutningsforslag vi ønsker klarhed over omfanget af problemerne med uledsagede asylbørn som forlader asylcentrene sent om aftenen og vi ønsker at afvente den her debat og har i dag særlig lyttet til regeringens argumenter og vurdering af hvorvidt det fremlagte initiativ vil kunne gøre en forskel

særlig noteret os at ministeren siger at det ikke for nuværende kan lade sig gøre endelig ønsker vi at bruge udvalgsbehandlingen på at få undersøgt hvad der kan være af eventuelle andre midler til at få bedre styr på den her særlige gruppe børn med de ord ser vi frem til en god og konstruktiv debat

til at overveje stillingen må man sige

om udgangsforbud på asylcentre og det fremgår af artiklen at liberal

når vi yder unge asylansøgere beskyttelse er det på ingen måde urimeligt at kræve at de opfører sig ordentligt og overholder den lovgivning og de spilleregler der gælder i det danske samfund

på landets asylcentre

og siden den artikel er blevet bragt har vi også været med til

ændre lovgivningen i retning af de ting jeg har nævnt her husorden mulighed for at trække i lommepenge mulighed for at ransage værelser

i min ordførertale at vi er i tvivl om hvorvidt det er nok og hvorvidt de midler bliver brugt og om der kan være mulighed for at

andre værktøjer herunder det udgangsforbud som det her beslutningsforslag handler om men vi noterer os også at regeringen siger

diskussion af om der kan findes andre

til nu at være uafklarede med

at der var et bredt flertal i folketinget som bakkede op om dansk folkepartis beslutningsforslag

den melding der kommer fra herre mattias tesfaye opfattes sådan at socialdemokratiet hvis det var at det kom til afstemning ville stemme imod forslaget eller

myndighederne i forældrenes sted og en del af forældrenes opgave er også at sige til børnene hvornår man flakker rundt udenfor og hvornår man ligger i sin seng derfor er det vores opfattelse at det bør være helt rimeligt at indkvarteringsstederne fastsætter et tidspunkt for hvornår man skal være på sit værelse men det jeg også hører fra regeringen er at der er nogle juridiske ting der skal afklares først så det er vores ene forbehold og det andet forbehold er at vi også gerne

herre

en særdeles vigtig problemstilling

muligheden for et delvis udgangsforbud for asylansøgere under atten år

skal forstås som en reaktion på at der i områder omkring asylcentrene er og især var dengang

en meget meget stor utryghed fordi der jo desværre har været eksempler på kriminalitet i lokalområderne i nærheden af

asylcentrene og det kan vi selvfølgelig ikke tillade vi kan ikke på den ene side tilbyde asylansøgere tryghed og sikkerhed her i landet og så samtidig se på at takken er uro i lokalområdet

folkeparti holder fast i at ville debattere det her emne som har været oppe flere gange i de seneste år regeringen har dog også allerede skærpet loven på det her område i to tusind og sytten lovforslag personalet på asylcentrene nye beføjelser og øgede sanktionsmuligheder og det betyder at unge asylansøgere der ikke overholder husordenen kan blive sanktioneret og hvis de begår kriminalitet skal det selvfølgelig straks indberettes til udlændingestyrelsen og anmeldes til politiet

at regeringens rigtig rigtig mange og forskelligartede tiltag jo har bidraget kraftigt til at vi har et historisk lavt asylpres i danmark lige nu det har ført til at vi har kunnet lukke stribevis af asylcentre også i områder hvor der var utryghed hos lokalsamfundet så på den ene side er der ikke den utryghed som der var

to år siden men på den anden side skal vi selvfølgelig altid se på hvordan vi skabe øget tryghed på det her område og her er et udgangsforbud en mulig løsning et muligt værktøj som helt klart er værd at se nærmere på

jeg forstå på både udlændinge

justitsministeriet at det ikke er så ligetil at

inde på fordi vi skal sikre det retsmæssige grundlag for at kunne gøre det

jeg særdeles glad for at ministeren også sagde lige før at man er i gang med at undersøge mulighederne for et udgangsforbud der er inden for rammerne af de internationale forpligtelser det vil sige at indtil den undersøgelse er færdig og det er den ikke på nuværende tidspunkt kan venstre ikke

så er det herre pelle dragsted

foreslår her et fast udgangsforbud fra

syv om morgenen for alle asylansøgere under atten år partiet lægger heller ikke skjul på at det de ønsker faktisk er en endnu mere vidtgående frihedsberøvelse

helst så at alle asylansøgere altså ikke bare dem under atten år fik natligt udgangsforbud ja og partiet ønsker såmænd også undersøgt om man ikke simpelt hen kan spærre alle asylansøgere inde hele tiden så det er dansk folkeparti som vi kender partiet

forslaget tager udgangspunkt i et reelt problem og det er også det der henvises til nemlig at asylsystemet

i den her tid er udfordret af en gruppe

som søger asyl i danmark men som ikke har til hensigt at

asylsag er behandlet færdig så deres

danmark har jo heldigvis et effektivt asylsystem der også hvis sammenligner det med andre landes relativt hurtigt afgør om asylansøgere har

til at håndtere den her lille gruppe af unge mænd og det skal ikke ødelægge vores mulighed for at give en ordentlig behandling til de asylansøgere

som de har brug for fordi der er en lille gruppe der misbruger systemet

dansk folkeparti udnytter den her lille gruppe af kriminelle der ikke har reelle hensigter til at stille forslag om at frihedsberøve alle asylansøgere i første omgang kun om natten og i første omgang kun de mindreårige men det fremgår

at dfs ambition er at gå videre end det nemlig at frihedsberøve alle asylansøgere hele tiden i enhedslisten støtter vi ikke kollektiv afstraffelse når en asylansøger mindreårig eller voksen begår kriminalitet så har

men fordi en eller

overtræder loven kan vi ikke bare spærre alle asylansøgere inde det strider

mod de grundlæggende principper i vores retssystem jeg er sikker på at herre martin henriksen ikke bryder sig om sammenligningen men

det her minder mig lidt om da kønsforskeren henrik marstal efter nogle af de voldtægter der havde været på roskilde festival

foreslå at mænd skulle formenes adgang til roskilde festival

herre martin henriksen selv var ude at reagere voldsomt negativt på

folk kollektivt

asylansøgere skal have gode rammer om den tilværelse de lever mens de venter på afgørelse af deres sag de skal ikke spærres inde de skal heller ikke spærres inde om natten fordi de er unge

begår kriminalitet

det er politiet og myndighedernes opgave at håndtere den her lille gruppe og

det skal justitsministeren være opmærksom på men det her forslag kan enhedslisten ikke

at indføre et helt eller delvist udgangsforbud for asylansøgere under atten år på landets asylcentre i liberal alliance hæfter vi os ved at regeringen allerede har igangsat flere forskellige tiltag og skærpelser af forholdene

uledsagede mindreårige udlændinge der er blandt andet indført regler om husorden ligesom man har indført en hjemmel til at anbringe uledsagede mindreårige på helt eller delvis lukkede døgninstitutioner i liberal alliance noterer vi os også at udlændinge og integrationsministeriet samt justitsministeriet i øjeblikket er i gang med at vurdere hvorvidt et udgangsforbud vil ligge inden for rammerne af

til internationale konventioner og vi vil afvente ministeriernes vurderinger derfor kan vi ikke støtte det

også andre steder hvor overskriften var politisk flertal bag

gøre udgangsforbud på asylcentre

herre simon emil ammitzbøll bille udtaler sig så i den her artikel hvor han siger hvis der er tale om mindre ballade må der være mulighed for at asylcentret kan tilbageholde dem og sørge for at de ikke render rundt og generer folk

er at de unge mennesker som laver ballade skal man have mulighed for at sanktionere

er jo et generelt udgangsforbud for alle

er som vi også har hørt at indføre udgangsforbud

skriver at de ønsker at gå videre de ønsker at indføre et udgangsforbud om natten for alle asylansøgere uanset deres alder ligesom forslagsstillerne ønsker at undersøge muligheden for at indføre et udgangsforbud fire og tyve timer i døgnet på samtlige asylcentre og så skriver dansk folkeparti men da det er vurderingen at der for nuværende ikke er flertal for disse stramninger stramninger som er mere vidtgående

elementer ikke med i beslutningsforslaget nej gudskelov for det

et udgangsforbud for alle unge uanset om de har begået kriminalitet eller ej er jo diskrimination

forslag vi behandlede her i salen i dag på undervisningsområdet hvor der også var

beslutningsforslag fra dansk folkeparti og da var det helt rart at stå heroppe på talerstolen og faktisk bakke op om

at sikre unge mennesker unge mennesker som har vanskeligheder

det modsatte af det det her er et beslutningsforslag som handler om

sørge for at en hel gruppe unge mennesker ligegyldigt om de har begået kriminalitet eller ej

nej det handler om at spærre dem inde det handler om

sørge for ikke at behandle dem som som andre derfor

unge mennesker som går ud og laver ting og sager i nattelivet

skal gøre ja så skal politiet sætte hårdt ind over for dem det er der også fuld mulighed for med den lovgivning der er i dag også med de opstramninger som som vi hørte

regeringen stod i spidsen for og som jo er indført der er en række værktøjer man kan tage i brug der men jeg synes vi skal huske os selv på

det gavner ikke nogen at vi diskriminerer folk vi skal huske at vi lever i et land hvor der ikke gerne skulle være forskel på om man er rig eller fattig hvid eller brun dansker eller flygtningebarn med de bemærkninger

godt ved om en overbygning til stuen som vil hjælpe unge danskere med et handicap mennesker der jo er danske statsborgere og som

har fået at vide om de må være i danmark eller ej nogle af dem har

ikke berettiget til asyl i danmark

rundt og besøge nogle af de mennesker helt almindelige danskere som er naboer til nogle af de asylcentre vi har i danmark problemet er selvfølgelig blevet mindre nu fordi vi heldigvis har lukket en del asylcentre fordi der kommer færre men

oplevet hvordan unge fulde asylansøgere vader

har nok ressourcer eller ikke

årsager til at komme ud til de her mennesker og der skylder vi

alle på et sted ikke

godt være det vi for eksempel har foreslået er at de sådan set kan komme ud i kommunerne lige med det samme også under asylbehandlingen det ville jo måske sikre at du ikke

en gruppe unge mennesker som som ikke har noget som helst at tage sig til og som sidder placeret der

helt enig i at det selvfølgelig

men selvfølgelig kan vi ikke begynde at sende folk ud i kommunerne og begynde at tildele dem boliger ude i kommunerne uden

opholdstilladelse i danmark det er jo det glade vanvid jeg vil bare høre om ikke fru josephine fock grundlæggende er enig med dansk

unge mennesker på eksempelvis femten år

ih hvor ville det være dejligt hvis de her unge mennesker havde en seng og et hjem at bo i som fjorten til femten årige for det ville være rigtig rart for dem og nej jeg synes ikke det er helt ude i hampen at sige

dem ud i kommunerne med det samme for så kunne det være at de selv om de ikke får opholdstilladelse også lærer noget om landets

kunne vi jo stoppe bevogtningen af grænsen det ville frigive rigtig mange politiressourcer blandt andet

sammen med ssp og så videre i

der søger asyl i danmark skal overholde de regler og love vi har i danmark det nytter ikke noget at lokalområderne omkring et asylcenter bliver chikaneret af centerets beboere både voksne og børn mens asylsagen behandles får man tryghed mad og et tag over hovedet og så skal man som minimum overholde de regler der er og opføre sig ordentligt når beboere forbryder sig mod de regler der er på centeret

skal det have nogle alvorlige konsekvenser mange asylansøgere er kommet hertil med krigstraumer der er også andre der er kommet hertil af kyniske årsager nogle af dem er bare illegale indvandrere der shopper fra land til land

der intet der retfærdiggør at man laver utryghedsskabende adfærd i lokalsamfundet vi mener også at udgangsforbud er en rimelig sanktion for både unge og voksne der endnu ikke har fået asyl og opholdstilladelse i danmark det skal være en mulig en mulig sanktion over for asylansøgere der ikke overholder reglerne

det er også et tiltag vi har set på før hvor regeringen har vurderet at det ikke kan lade sig gøre inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser det konservative folkeparti og regeringen er af den opfattelse at danmark skal overholde sine internationale forpligtelser også selv om vi er uenige

ved jeg også at regeringen er i gang med at undersøge i hvilket omfang vi kan bruge udgangsforbud som en sanktionsmulighed over for asylansøgere der ikke overholder reglerne jeg ser frem til og glæder mig til

se resultatet af den undersøgelse så på nuværende tidspunkt siger vi nej til dfs beslutningsforslag men er

kan sige ja på et senere tidspunkt når der er kommet

side

med mindreårige asylansøgere som er kommet til danmark og som har lidt svært

fornøjelsen af at være ude og besøge naboer til asylcentre rundtomkring i landet personer som ikke altid har den store lyst til at stå frem

om hvordan der i aften og nattetimerne er beboere fra asylcenteret unge mennesker som drikker sig meget beruset sanseløst beruset

og som simpelt hen slet ikke har nogen respekt for folks ejendom og eksempelvis respekt for de danske familier der er i det pågældende område og

ikke behandler pigerne i det pågældende område specielt

godt det gør selvfølgelig at der kan være nogle forældre som bliver lidt nervøse og hvor man måske tidligere tænkte at det var fint nok og okay

kom hjem lidt halvsent om aftenen fra forskellige aktiviteter vil man så være tilbageholdende med at

og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved dertil kommer at

til danmark har en helt anden kultur og hvor vi ved at der desværre er nogle

har vi altså en forventning om at i

hjemme om natten og ikke render rundt forskellige steder jeg synes ikke det er særlig kontroversielt jeg synes faktisk det er helt almindelig almindelig sund fornuft og godt at sørge for at sige til de

i danmark og nogle konsekvenser hvis ikke man kan finde ud af at overholde de regler

være nuancer som grundlæggende var enige med

ministeren siger at

vil komme med en vurdering af om det kan lade sig gøre inden

men vi håber selvfølgelig at det der kommer ud af det her arbejde og kommer ud af

den vurdering der kommer på et tidspunkt er at vi kan arbejde os henimod at der rent faktisk kommer et system som gør at vi har lidt bedre styr på nogle af de unge asylansøgere

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til

som vedtaget det er

tanken bag beslutningsforslaget udlændinge der kommer her til landet skal naturligvis som det helt klare udgangspunkt forsørge sig selv og deres familier og sådan er reglerne også langt hen ad vejen allerede i dag

med beslutningsforslaget

helt konkret at udlændinge der har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i tre år automatisk skal have inddraget deres

konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde men det klare udgangspunkt skal altså være at en opholdstilladelse inddrages hvis en herboende udlænding har modtaget dansk kontanthjælp eller starthjælp i tre år lad mig indledningsvis oplyse at

tidligere s ledede regering jo afskaffede starthjælpen tilbage i to tusind og elleve regeringen genindførte så starthjælpen i to tusind og femten i form af den såkaldte integrationsydelse som ydes til personer der i øvrigt ville opfylde betingelserne for kontanthjælp men som ikke har opholdt sig i danmark i mindst syv år inden for de seneste otte år integrationsydelsen blev indført for at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i danmark og for at give nytilkomne flygtninge og udlændinge et større incitament til netop at arbejde og til at integrere sig

integrationsydelsen per første juli i år kommer til at svare til niveauet for dansk su minus tre

og oven i det kan der ydes en danskbonus til personer der har bestået dansk to eller tilsvarende det gør vi fordi vi mener at det er nødvendigt yderligere at tilskynde modtagerne

af ydelsen til at påtage sig et arbejde blive selvforsørgende og dermed selvfølgelig også at lade sig integrere i den helt almindelige danske hverdag jeg kan jo se at indførelsen af integrationsydelsen har virket

lønmodtagere og beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er nærmest fordoblet fra fjerde kvartal to tusind og femten hvor andelen var tyve

til otte og tredive procent i fjerde kvartal i to tusind og sytten om end flere ting kan have påvirket fremgangen

må nedsættelsen af forsørgelsesydelsen altså indførelsen af integrationsydelsen antages

have vejet tungt som jeg startede med at sige

stilles der allerede i vidt omfang krav om selvforsørgelse i udlændingeloven det gælder i sager om ægtefællesammenføring hvor det som hovedregel er en løbende betingelse for opholdstilladelsen at hverken udlændinge eller dennes herboende ægtefælle modtager offentlig forsørgelse det gælder indtil udlændingen måtte opnå permanent opholdstilladelse hvilket jo blandt andet så kræver at udlændingen som udgangspunkt har haft lovligt ophold her i landet i mindst otte år

stilles medmindre ganske særlige grunde taler afgørende imod herunder hensynet til familiens enhed kravet om selvforsørgelse kan desuden stilles

hvis væsentlige hensyn taler derfor

udlændinge der kommer her til her til landet for at arbejde eller studere stilles der krav om at de skal forsørge sig selv og deres medfølgende familier og desuden

det er et krav for at opnå permanent opholdstilladelse at udlændinge ikke har modtaget offentlig forsørgelse i de seneste fire forudgående år inden ansøgningen herom og der stilles derudover også krav om at udlændinge skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre år inden for de seneste fire år som supplement

indføre en regel om at modtagelse af offentlig forsørgelse i en periode på tre år skal betyde at opholdstilladelsen inddrages det skal dermed gælde som jeg forstår det her forslag uanset på hvilken baggrund udlændingen er meddelt opholdstilladelse i danmark og uanset hvor længe udlændingen har boet her og om udlændingen i øvrigt har udvist vilje til at arbejde

forhold til eu flygtningekonventionen og den europæiske menneskerettighedsdomstol og det betyder så også at der i en lang række tilfælde ikke vil kunne ske en inddragelse det vil eksempelvis være tilfældet

for eu borgere der opholder sig her i landet som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende eller eu borgere som har

også flygtninge vil skulle undtages fra det foreslåede krav da det ikke vil være i overensstemmelse med vores internationale forpligtelser at udsende flygtninge til områder hvor deres liv eller frihed kan være i fare alene på baggrund af modtagelse af for eksempel kontanthjælp for andre udlændinge

et stillet forsørgelseskrav har modtaget kontanthjælp eller integrationsydelse skal det konkret vurderes om udlændingens tilknytning til danmark taler imod at inddrage opholdstilladelsen og hvis danmarks internationale forpligtelser medfører at udlændingen har krav på fortsat ophold i danmark ja så skal det respekteres for udlændinge der har opnået permanent opholdstilladelse vil en inddragelse af

for eksempel kontanthjælp ofte ikke være proportional ud fra den afvejning der skal foretages efter danmarks internationale forpligtelser og det hænger sammen med kravene til permanent opholdstilladelse som også blandt andet som udgangspunkt kræver at

udlændingen har haft forudgående lovligt ophold i danmark i mindst otte år og forinden har været i fuldtidsbeskæftigelse i tre en halv ud af de seneste fire år der vil derfor være en lang række tilfælde hvor det foreslåede krav om automatisk inddragelse af opholdstilladelsen til en udlænding der har modtaget offentlig forsørgelse i tre år skal fraviges vurderingen er

også at en indførelse af det foreslåede selvforsørgelseskrav alene må forventes at ville få en begrænset betydning for antallet af inddragelser så for afslutningsvis at opsummere

jeg altså enig i tanken bag beslutningsforslaget man skal

ligge den danske stat til last derfor har vi strammet reglerne på området og det har vi jo gjort

som jeg jo netop også har gennemgået

er det altså vurderingen at det her forslag vil have en meget begrænset betydning

derfor

aktuelt mener vi skal

vi netop strammet reglerne for integrationsydelsen da vi

har grund til at tro at det vil medvirke til at

udlændinge især flygtninge vil komme i arbejde og regeringen kan på den baggrund så ikke støtte det her

skole hvor man lærte at sige danmarks internationale forpligtelser meget hurtigt

godt nok og regeringen er glad

ville ministeren så mene at det var et rimeligt forslag altså jeg prøver

så ikke har formået at komme i arbejde inden for tre år

syrisk familie til syrien lige nu hvis der ikke er fred

man står til eventuelt ikke at overleve at man bliver udsendt det mener jeg ikke at vi kan have på os men vi skal udsende flygtninge lige så snart der er fred i deres område

jo den afvejning der hele tiden skal ske

en forpligtelse til at forsørge sig selv og det kan vi jo godt stå herinde og sige lige så tosset vi vil men men

have en konsekvens og der foreslår vi jo så at det får den konsekvens at så får man inddraget

tilfælde økonomisk

om ministeren politisk mener at det her forslag er en god idé så kan der være forskellige undtagelser

at det er et rimeligt forslag og hvis man svarer ja til det spørgsmål vil ministeren så undersøge om der er områder hvor

lidt anden måde hvor vi netop stiller nogle barrierer op for at

det jo netop er noget af det der giver et meget meget klart incitament til at komme ud på arbejdsmarkedet og dermed komme til at forsørge sig selv og det kan vi jo se har virket så det er ligesom to måder

angribe det samme udgangspunkt på netop at udlændinge skal forsørge sig selv

dansk folkeparti skal udlændinge miste retten til at opholde sig i danmark hvis de har gået arbejdsløse i tre år og derfor har fået kontanthjælp dansk folkeparti foreslår også at deres mindreårige børn skal sendes ud af landet medmindre en

kan ikke støtte forslaget det danske velfærdssamfund kan ikke holde til ukontrolleret indvandring og manglende integration hverken økonomisk eller kulturelt

det helt afgørende at folketinget sikrer en lovgivning der så vidt muligt holder indvandring på et kontrolleret niveau og aktivt understøtter en god integration det kan somme tider kræve svære beslutninger i den her sal men det kræver også at vi holder tungen lige i munden og det her forslag er udtryk for det modsatte det skal ikke være let at få en permanent opholdstilladelse og det er heller ikke let vi stiller blandt andet krav til folks beskæftigelse i danmark ligesom vi stiller krav om en nogenlunde uplettet straffeattest og danskkundskaber på et vist niveau men når vi har givet folk den her ret til at opholde sig permanent i danmark så skal der noget meget alvorligt til før vi skal inddrage den her opholdstilladelse det kan for eksempel være voldtægt eller mord men vi skal ikke begynde at smide folk ud fordi de har været arbejdsløse den går ikke nogle af dem kan

arbejdet i danmark i årtier og har måske mistet deres dagpengeret og er endt på kontanthjælp de har indbetalt til det danske velfærdssamfund gennem størstedelen af livet

de så brug for velfærdssamfundet og så smider vi dem bare ud det er den forkerte vej at gå

tidspunkt i tilværelsen men vi har jo mennesker i det her land som har været på

at man kunne gå ind og tage opholdstilladelsen fra dem man kunne også godt sige at det skulle være ti år

år ville det så være en grænse der var acceptabel

hevet så mange penge ud af den danske statskasse

tredive år og så er blevet fyret i krisen og røget ud af dagpengesystemet og kommet på kontanthjælp ikke lige pludselig skal miste deres opholdstilladelse de har gået og betalt til det her velfærdssamfund i årtier der er for mange der har fået en permanent opholdstilladelse tidligere og derfor er der for mange nu der har en permanent opholdstilladelse selv om de aldrig har været i beskæftigelse men det har vi jo rettet op på de nuværende regler for en tidsubegrænset opholdstilladelse forudsætter jo netop at man har været

været på arbejdsmarkedet vil det så være rimeligt

med at være på offentlig forsørgelse i danmark i ja indtil den dag hvor man går

på nogle andre opholdsordninger

helt generelt er vi ikke tilhængere af at folk med en permanent opholdstilladelse skal kunne miste den fordi de har været

centrale virkemidler været

et større skift men hvorfor er det at socialdemokratiet ikke vil tage klar stilling til

om at få flere ud på arbejdsmarkedet og færre til danmark

den rigtige balance når det gælder børnefamilier vi kunne godt have tænkt os at man i lovgivningen havde kompenseret nogle af børnefamilierne fordi vi har den oplevelse at der er for mange af de børn der vokser op med for voldsomme afsavn derfor har vi den politik at hvis

vi inden for det første år få udarbejdet en analyse af alle de nuværende ydelser

få etableret

et nyt ydelsessystem som på den ene side fastholder

vokser op med de afsavn som nogle børn i familier på integrationsydelse vokser op

og man kunnet se hvad effekten har været både i forhold til at få folk i arbejde

at få bremset tilstrømningen hertil og så sent som for nogle få uger siden justerede vi jo igen integrationsydelsen

hvis man er så indædt modstander af den måde den fungerer på

ikke at ville tage stilling altså man kan vel stemme ja eller nej hvis man mener at man kan gøre det bedre eller ikke kan gøre

af den effekt men vi anerkender at det har en effekt vi anerkender også at det har en betydning for tilstrømningen og det vejer helt sikkert i den ene vægtskål for os og det er også derfor vi har sagt

vil forpligte os til at rulle tilbage til de gamle kontanthjælpsniveauer hvis vi vinder valget men vi vil bare fastholde at det

haft en betydning for nogle af børnene og det er derfor vi siger at hvis vi vinder valget

det er derfor vi har sagt at

til at rulle dem tilbage eller fastholde

i sin nuværende form vi ønsker et system

tak så er

at det er dem der var tale om og jeg har aldrig nogen sinde

at fordi man kommer for at arbejde

man på en eller anden måde berettiget

det sociale velfærdssystem der synes jeg

så må man jo rejse hjem igen til dér hvor man kom fra

i forhold til permanent opholdstilladelse jeg hører til

givet alt for mange permanente opholdstilladelser

ikke forløfter sig fordi den tror at den kan favne hele verden for det jo det der er sket

og som altså kom hertil som indvandrere at deres opholdstilladelse ikke var betinget af at de kunne fastholde deres job på samme måde som den er i dag

helt sikkert en fejltagelse det var faktisk sådan at hvis bare man stod ved grænsen og havde penge nok på lommen til en returbillet blev man lukket ind og kunne søge arbejde hvor man ville det ville vi jo aldrig indføre i dag

så mister sin permanente opholdstilladelse det synes jeg

vi så diskutere kriterierne for at få

skal være nogle ret hårde beskæftigelseskrav

er fornuftigt for vi synes det giver god mening at folk har bidraget til den stat de ønsker et permanent ophold i men det ophold er jo ikke permanent hvis de kan miste det

at man skal have begået forholdsvis alvorlig kriminalitet før man mister sin permanente opholdstilladelse

at

flere skal miste deres opholdstilladelse

vi skal diskutere kriterierne for at få den permanente opholdstilladelse og ikke lige pludselig begynde at gøre den permanente opholdstilladelse mindre permanent for så mister den ligesom sin funktion

der kommer hertil fra udlandet ligesom os andre selvfølgelig skal bidrage til samfundet så vidt

støtte beslutningsforslaget som det foreligger her for det første stiller vi allerede store krav om selvforsørgelse blandt de udlændinge der er kommet hertil og jeg mener at den her regering om nogen har taget nogle markante og store skridt til en reform af blandt andet hele

blandt andet integrationsydelsen som i hvert fald i forhold til hvordan den tidligere regering håndterede situationen er en helt helt ny måde at tænke på integrationsydelsens effekt kender vi alle sammen den har bidraget

positivt til et markant lavere asylpres i danmark det laveste i ni år og den har bidraget markant til at vi har fået utrolig mange flere i arbejde for

stiller vi som ministeren var inde på allerede krav om selvforsørgelse i sager om blandt andet ægtefællesammenføring i forhold til permanent opholdstilladelse og så videre

være en række tilfælde hvor forslagsstillernes ønske om automatisk inddragelse af en udlændings opholdstilladelse ikke kan finde sted af juridiske hensyn det kunne for eksempel være i forhold til flygtninge som er kommet hertil og har fået ophold fordi deres liv er i fare i hjemlandet der taler det juridiske hensyn

sluttelig kan jeg desuden forstå at ministeriet vurderer at forslaget her hvis det blev indført ville have en forholdsvis begrænset effekt på antallet af inddragelser da vi for det første allerede har lavt asylpres og da vi for det andet er kommet rigtig rigtig langt i at få folk i arbejde og da der vil være anselige grupper som ganske enkelt ikke vil

regeringen kommet med utrolig mange tiltag som har gjort at historisk mange er kommet i arbejde og at historisk få er kommet hertil

et forslag fra dansk folkeparti

grundlæggende har til formål at sætte flygtninge og familiesammenførte i et dårligt lys som nogle der kommer hertil for at modtage sociale ydelser og nasse på alle os andre

det er jo i sig selv ærgerligt

at der allerede i dag er regler som betyder at der ved familiesammenføring stilles krav om at hverken den herboende ægtefælle eller den familiesammenførte må modtage ydelser

mister den familiesammenførte opholdstilladelsen og skal forlade landet

nogle voldsomme konsekvenser

været igennem en finanskrise der varede en seks syv år og selvfølgelig kan man som også socialdemokraternes ordfører var inde på være en person der har arbejdet her

så kommer der en krise og så stiger arbejdsløsheden

til den eksisterende lovgivning ser bort fra hvilke konsekvenser der

alle andre på arbejdsmarkedet når man skaber en gruppe på arbejdsmarkedet for hvem

mister sin opholdstilladelse altså man får gruppe på arbejdsmarkedet som

at der er sådan

som reelt ikke tør sige arbejdsgiverne imod eller tør stille krav så jeg tror også at dansk folkeparti i al sin

lønmodtagere i danmark

vil være i strid med både konventioner men

set også almindelig menneskelighed at fratage en flygtning opholdstilladelsen fordi

har en forpligtelse til at beskytte mod krig og forfølgelse

så sender vi dig da tilbage til assads torturkamre det går jo bare

her forslag selvfølgelig skal folk arbejde og det gælder uanset hvad ens herkomst er hvis der er arbejdspladser og man og man har evnerne og ikke er syg eller eller af andre grunde ikke kan så skal

kan fortælle at hver tredje af de nye job der er skabt inden for de seneste år rent faktisk er gået til folk med ikkevestlig baggrund

vi skal gøre alt hvad vi kan

ikke nogen hemmelighed at det i danmark

stadig væk er sværere at få et arbejde

og der må vi jo også se indad og arbejdsgiverne og

men hensigten at folk skal bidrage til fællesskabet er der

at man automatisk skal inddrage opholdstilladelsen for udlændinge som har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i tre år i liberal alliance glæder vi os over at regeringen på forskellige måder har øget incitamentet for nytilkomne flygtninge og udlændinge til at arbejde

for er det en selvfølgelighed at udlændinge som kommer hertil skal forsørge sig selv

jo allerede i vidt omfang stillet krav til selvforsørgelse i den nuværende lovgivning det er desuden

om permanent opholdstilladelse er et krav om at man ikke må have modtaget offentlig forsørgelse de seneste fire år regeringen har allerede gjort meget

fem og tyve timersreglen

internationale forpligtelser vurderer at forslaget her vil have en meget begrænset

for antallet af inddragelser af opholdstilladelser

enige i forslagsstillerne i præmissen om at man skal forsørge sig selv og sin familie når man kommer til danmark og grunden til at vi ikke støtter forslaget

er på kontanthjælp som ikke kan arbejde og der synes vi faktisk ikke det er rimeligt at sende dem ud af landet ved

selvforsørgelse men lige præcis det her forslag

jeg både høre her i dag og læse mig til andre steder at

er jo det som det her forslag lægger op til

finde en anden grænse og man kan også godt gå ind og undtage bestemte grupper hvis det er

er man går ind og laver nogle undtagelser for eksempel for visse grupper af kontanthjælpsmodtagere og man siger at det måske ikke er tre år men at det er fire år vil det så være noget liberal

må jeg forstå er hjerteblod for liberal

er formuleret på

for meget for dem som er jobparate men det kan være for lidt

mit spørgsmål er bare vil liberal alliance være indstillet på at rette forslaget til

vurderet til at være jobparate og så skal det måske være i en kortere periode vil man så være indstillet på at

at det her bliver til regeringens politik så man i hvert fald i visse situationer har mulighed for at gå ind at sige så tager vi opholdstilladelsen fordi

vurderet til at være jobparat men du tager ikke et arbejde du forsørger

staten forsørger dig og vi har givet dig en opholdstilladelse

som ministeren også var inde på

dansk folkepartis forslag til folketingsbeslutning om automatisk inddragelse af opholdstilladelsen for udlændinge som har modtaget kontanthjælp eller starthjælp

jeg kan starte med det samme med at sige at alternativet ikke bakker op om

første kan være rigtig mange årsager til at mennesker på flugt som er kommet til danmark og

er på arbejdsmarkedet og ikke har mulighed for at være det fordi de enten har traumer eller

kan også være at de mister arbejdet ligesom alle mulige andre mennesker kan risikere at miste arbejdet

har modtaget kontanthjælp i

det her vil være fremmende for integrationen

den der kommer hertil som har ansvaret for integrationen det er også os som samfund og os som folketing som skal sørge for at lave nogle gode ordninger der hjælper med at få de her mennesker ud på arbejdsmarkedet det har vi jo heldigvis gjort med

kan vi jo slet ikke sende folk som har beskyttelsesbehov

medmindre der er nogle der kan overtage dem om jeg så må sige

i hvert fald når det drejer sig om etnisk danske børn

at man er ude på et overdrev her

rigtig udansk forslag fordi danmark er et land som hjælper andre danmark er et land som tager godt hånd om de borgere der bor her

forsørgelse af indvandrere og flygtninge finansministeriet har regnet sig frem til at hvis ikkevestlige indvandrere var i arbejde i samme omfang som danskere ville skatteyderne have sparet cirka sytten milliard kroner i to tusind og femten jeg erkender at der

og femten er kommet flere i arbejde men det er primært mænd det gør sig ikke gældende for kvinder dem er der mange af der er på overførselsindkomst det er ikke en rimelig prioritering af samfundets ressourcer det er penge der kunne gå til skattelettelser til sundhed uddannelse og politiet

på grund af udgifterne men også fordi det er godt for integrationen også børnenes integration og for tilknytningen til det danske samfund jeg er enig i forslagsstillernes intention der skal være et klart krav om selvforsørgelse for indvandrere og flygtninge det er simpelt hen udgangspunktet for at være i danmark

vi har indført integrationsydelsen det er derfor udlændingeloven er fyldt med beskæftigelseskrav og ja vi kan stadig blive bedre til at få indvandrere i arbejde og vi skal også tage hårde midler i brug den konkrete sanktionsmulighed som fremgår af forslaget er at opholdstilladelsen automatisk skal inddrages for flygtninge og indvandrere der har været på kontanthjælp eller starthjælp i tre år der ligger allerede mange krav om beskæftigelse i udlændingeloven og dette tiltag vil ikke have betydning for særlig mange tværtimod vil det i de fleste tilfælde være i strid med vores internationale forpligtelser som vi selvfølgelig skal respektere jeg vil meget meget gerne have flere indvandrere og flygtninge kommer i arbejde og jeg synes ikke det er rimeligt at skatteydernes kroner skal gå til at finansiere et liv uden for samfundet derfor skal vi beholde integrationsydelsen som allerede har haft en meget positiv effekt på beskæftigelsen blandt indvandrere

strengere krav til danskundervisning og tilknytning til arbejdsmarkedet i forbindelse med opholdstilladelse vi kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget men ser frem til dets videre behandling vi vil i hvert fald meget gerne se på alle tænkelige værktøjer til at få flere flygtninge og indvandrere

også selv om man vurderede at det ville være i strid med danmarks internationale

så ville det jo ramme bredt i samfundet

afvise forslaget handler ikke om etnicitet det handler om hvor lang tid man har modtaget offentlig forsørgelse og så handler det om hvilket opholdsgrundlag man har danske statsborgere

uanset hvilken

etnicitet den pågældende danske statsborger har så det her handler om hvor lang tid man har bidraget til samfundet og

opholdsgrundlag man har og

vi mener at danmark er et unikt land med et helt særligt velfærdssystem som sikrer borgerne mulighed for rimelige økonomiske og sociale forhold

velfærdssamfundet og mange generationer af danskere har været med til at opbygge vores velfærdssamfund og systemet er baseret på at man bidrager til det økonomiske fundament gennem skatter og afgifter

kan borgeren så få hjælp og støtte hvis vedkommende har behov for det på et tidspunkt et helt igennem rimeligt og fornuftigt system hvor alle yder for på et tidspunkt at kunne nyde hvis det er nødvendigt velfærdssystemet er baseret på en omfordeling som blandt andet skal sikre lige adgang til sygehusvæsenet og uddannelsessystemet og andre sociale goder og

hensigten med velfærdssystemet er helt grundlæggende at varetage danskernes interesser og tryghed og det skal ikke betragtes som et udvidet socialkontor for andre landes borgere velfærdssystemet er først og fremmest lavet af danskere og til danskere

socialkontorer uanset hvor stor sympati man nu engang kan have

hvor de så har forskellige sociale og økonomiske problemer velfærdssystemet er under et stort og voksende pres både indre og ydre faktorer og de voksende udgifter til personer med især ikkevestlig baggrund er stærkt bekymrende der er desværre mange udlændinge som bidrager negativt til samfundet der er

også nogle som bidrager positivt men vi ser desværre igen og igen at der kommer beregninger og senest har finansministeriet jo regnet sig frem til at den ikkevestlige indvandring udgør en årlig belastning på seks og tredive

og en væsentlig del af denne udgift skyldes jo ganske enkelt at mange som er kommet udefra er på offentlig forsørgelse hvilket er urimeligt der ønsker vi fra

de ikke kan regne med livslang forsørgelse af den danske stat af dem og deres familier der skal være grænser så

man har fået en opholdstilladelse og man samlet set har været på kontanthjælp eller starthjælp altså integrationsydelse i en periode på tre år så mener vi

har fået en rimelig chance samfundet har rakt hånden frem

en mulighed for at være i danmark og hvis man så har ligget samfundet til last i en bestemt årrække så må

vende tilbage til sit hjemland jeg skal selvfølgelig ærgre mig der ikke er flertal for det på nuværende tidspunkt men jeg kan dog forsikre

på dette område og så kan det jo være at fornuften rammer de andre partier

kriminelle udlændinge ikke har noget at gøre i danmark

set at forslagsstillerne og jeg er meget

udlænding sit ophold i danmark til at begå kriminalitet jamen

man ganske enkelt ikke velkommen her mere det har derfor også fra

at sikre at vi har

otteogtyvende februar i år fremsatte et lovforslag der skal skærpe reglerne om udvisning beslutningsforslaget som vi så skal drøfte her i dag handler ikke specifikt om udvisning men om det indrejseforbud der gives i forbindelse med en dom om udvisning forslagsstillerne foreslår konkret at en udlænding der er udvist af danmark med et indrejseforbud i en given periode ikke automatisk skal have mulighed for at vende tilbage til danmark når indrejseforbuddet er udløbet derimod skal den pågældende igennem en særlig ansøgningsprocedure forslaget giver mig for det første anledning til kort at redegøre for hvad der egentlig sker når en udlænding udvises

når man læser det her beslutningsforslag at en udlænding der er blevet udvist af danmark blot kan vende tilbage når indrejseforbuddet der er blevet meddelt for en periode i forbindelse med udvisningen er udløbet når en udlænding i dag udvises af danmark

der eventuelt etableres etableres en ny ret hertil en udvist udlænding har altså ikke længere noget opholdsgrundlag i danmark heller ikke efter at indrejseforbuddet

derimod så omfattes en udvist udlænding efter indrejseforbuddets udløb af de almindelige regler for indrejse og ophold i danmark det betyder også at udlændingen skal søge om opholdstilladelse på ny hvis den pågældende ønsker at vende tilbage til danmark og i den forbindelse

følger det af de gældende regler at en udlænding ikke kan gives opholdstilladelse for eksempel hvis udlændingen må anses for at være til fare

eller en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller hvis der er alvorlig grund til at antage at

så det er altså ikke sådan at man blot kan vende tilbage til danmark hvis man er udvist og ens indrejseforbud er udløbet tværtimod

er det vigtigt at understrege at man er omfattet af de samme indrejseregler og regler for opholdstilladelse som gælder alle udlændinge og det omfatter altså også de såkaldte udelukkelsesregler

som nævnt betyder et indrejseforbud at opholdstilladelsen bortfalder og at man ikke uden tilladelse må indrejse og opholde sig i danmark

til at indrejse og opholde sig i danmark uanset hvor man kommer fra jeg forstår jeg forstår forslaget her som et ønske om at alle der udvises de facto skal have indrejseforbud for bestandig for det er jo realiteten med det her forslag alle udlændinge der udvises af danmark som omfattes af en særlig dispensationsadgang for at kunne indrejse i danmark på ny uanset hvornår det

så måtte være også selv om udlændingen i øvrigt opfylder de betingelser for indrejse og ophold som gælder i dag

enig med forslagsstillerne i at begår

udvisningen ses som et reelt signal om at vedkommende der er blevet udvist ikke længere er ønsket her i danmark men det er jo også sådan at

allerede følger af de gældende regler i dag er det sådan at længden af den frihedsstraf der bliver givet i forbindelse med en dom om udvisning automatisk har betydning for hvor længe et indrejseforbud gælder og reglerne om indrejseforbud er netop udformet sådan at begår man meget alvorlig kriminalitet og får man i den forbindelse en ubetinget frihedsstraf af mere end

år og seks måneders varighed jamen så er udgangspunktet altså at man udvises med indrejseforbud

privat og familieliv

den vurdering spiller længden af indrejseforbud også en rolle vi skal selvfølgelig hele tiden se på om vi kan gøre yderligere både for at udvise kriminelle udlændinge der opholder sig i danmark og for at sikre at kriminelle udlændinge ikke indrejser i danmark og misbruger deres ophold til at begå kriminalitet den otteogtyvende februar i år fremsatte jeg derfor også et lovforslag om skærpede regler for udvisning af kriminelle udlændinge lovforslaget der bygger på de anbefalinger som arbejdsgruppen

kom med skal sikre at der i videst omfang kan ske udvisning af kriminelle udlændinge et af elementerne i lovforslaget og en af de ting som udvisningsarbejdsgruppen pegede på kan være med til at sikre at der i videre omfang kan ske en udvisning er at give domstolene mulighed for at meddele indrejseforbud

end hvad der ellers følger af de gældende regler det lyder måske umiddelbart mærkeligt når målet er i videst

at noget af det som menneskerettighedsdomstolen lægger vægt på i vurderingen af om en udvisning er i strid med retten til privat og familieliv netop

for regeringen er sagen altså helt klar vi vil hellere have at en kriminel udlænding udvises af danmark med indrejseforbud for en kortere periode

at den pågældende slet ikke udvises

fulde forslagsstillernes

holdning til at kriminelle udlændinge jo ikke har noget at gøre i danmark og jeg vil derfor også gerne kvittere for det her forslag og for at

få debatten om det her vigtige emne men jeg mener altså ikke at forslaget er den rigtig vej at gå regeringen ser løbende på om der er yderligere vi kan gøre for netop at holde kriminelle udlændinge ude af danmark derfor

har jeg også for nylig fremsat et lovforslag netop om skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge og så håber jeg selvfølgelig på at vi kan bruge debatten her

det nemmere for domstolene og det er jo sådan set en god

udvist

så udvist det er ikke for bestandig men du får et indrejseforbud på x antal år

familiesammenført med en i danmark eller hvad det nu kan være vil ministeren så være indstillet på undersøge om man

tidligere har fået en udvisningsdom

har været i beskæftigelse der eller et eller andet og lægge en ekstra vurdering ind over for udlændinge som tidligere er blevet udvist fra danmark

set hellere forsøge at gå videre ud ad den vej som vi allerede er begyndt at betræde og jeg synes at

for en kortere periode hvorimod man i dag

så alvorlig kriminalitet overhovedet ikke bliver udvist for jeg synes også det sender et meget klart signal til de mennesker

slet så alvorlig kriminalitet til

blive udvist men at det så er for en kortere periode

er udvist ville det bedste være hvis de forblev udvist

også være med udgangspunkt i ministerens egne tanker

i dansk folkeparti eller

som ville gøre det vanskeligere for udlændinge som har

at vende tilbage til danmark ikke nødvendigvis gøre det umuligt men i det mindste bare

idømt ubetinget tidsbegrænset udvisning

ikke automatisk skal have mulighed for at vende tilbage til danmark når dommen er afsonet vi har i socialdemokratiet læst beslutningsforslaget og bemærkningerne fra forslagsstillerne

set enige i at udvisningsdømte ikke automatisk skal have ny adgang til danmark men sådan opfatter vi allerede udlændingelovens § to og tredive heraf fremgår det jo at opholdstilladelse og visum inddrages ved udvisning dermed er dansk lovgivning allerede sådan at udvisningsdømte skal ansøge om en ny opholdstilladelse sådan som det ønskes af forslagsstillerne vi er meget interesseret i at høre om vi har misforstået forslagsstillerne men umiddelbart vil vi afvise

der gør at myndighederne får mulighed for at afvise med den begrundelse at man tidligere

vil deltage i jeg kan ikke gennemskue om vi støder mod nogle konventioner eller noget andet

princippet i at det hvis man har begået alvorlig kriminalitet i danmark og bliver udvist i for eksempel otte år og man efter de otte år søger familiesammenføring så skal indgå som en del af vurderingen

hvorvidt man tidligere har fået en udvisningsdom synes jeg da umiddelbart lyder som noget fornuftigt noget vi godt kunne diskutere ja

er velkomne i danmark derudover skal vi naturligvis have en udbredt kontrol og viden om hvilke personer der kommer til danmark som jeg ser det er dette beslutningsforslag dog ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt vi har nemlig allerede gældende regler herre mattias tesfaye opsummerede dem meget fint som betyder at en adgang til danmark bortfalder ved en eventuel udvisning derfor er det min opfattelse at en person ikke uden den særlige tilladelse tilladelse allerede efter gældende ret kan rejse ind i danmark i slutningen af februar fremsatte regeringen desuden lovforslag om skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge med det lovforslag ønsker vi

skal ske udvisning i videst muligt omfang

et område vi allerede har fokus på regeringen holder hele tiden øje med om vi har de nødvendige

kontrolinstanser det vil vi fortsætte med og det er årsagen til at jeg er tryg ved det arbejde

derfor støtter venstre ikke dette beslutningsforslag

der går ikke en arbejdsuge herinde uden at vi behandler nye eller gamle forslag til stramninger fra dansk folkeparti og efterhånden som regeringen og socialdemokratiet og i nogle tilfælde også sf begynder at støtte dansk folkepartis

er der nye parat i skuffen eller skulle jeg sige mappen

handler om personer der har fået et indrejseforbud med en tidsbegrænsning

tidsbegrænsede indrejseforbud efter en udvisningsdom skal ansøge om ret til at besøge danmark igen dertil er der for det første at sige

er gælden til samfundet betalt en tidsbegrænsning af et indrejseforbud mister sin mening hvis indrejseforbuddet udstrækkes til at vare ud over tidsbegrænsningen for det andet er det jo ikke sådan at alverdens borgere har ret til at besøge danmark danmark har i mange år håndhævet en stram

statsborger i et land hvorfra der asylansøgere i danmark er dit land kategoriseret i en særlig landegruppe hvor der skal helt særlige grunde til at de danske myndigheder eventuelt udsteder et visum til dig vi ser desværre eksempler på at veletablerede borgere et eksempel kunne være

som ellers ikke har nogen grunde til at søge asyl det kan være at de ikke har noget udestående med præstestyret det kan være at de

et vellønnet job i iran alligevel får et afslag på en ansøgning om at besøge selv nærtstående familie i danmark

forslaget af at danmarks grænser er åbne for alle og

personer der er udvist med tidsbegrænset indrejseforbud automatisk kan vende tilbage til danmark efter at indrejseforbuddet er udløbet har ikke så meget med virkeligheden at gøre hvis man er så heldig at have et eu pas vil man som udgangspunkt kunne rejse ind i danmark men i forhold til meget

dansk visumpraksis som jeg også sagde

det betyder jo altså også at udlændinge ikke bare

tilværelsen i landet når indrejseforbuddet ophører opholdstilladelse gives ikke til udlændinge der må anses at en alvorlig trussel mod den offentlige orden men det laver dog ikke om på at der gælder de almindelige regler om indrejse i danmark som gælder for alle andre når udvisningsdommen er udløbet men her er indrejsereglerne jo netop skruet sammen på den

hvis man har begået meget alvorlig kriminalitet udvises

bestandig i liberal alliance hæfter vi os ved at det vil konflikte med danmarks forpligtelser i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention at nægte personer adgang til danmark efter udløb af indrejseforbuddet for det vil jo betyde at man er blevet udvist for bestandig og det vil ændre på det proportionelle i udvisningsdommene

får en ubetinget udvisningsdom

sige at man vil ændre reglerne for de personer hvis dom om ubetinget tidsbegrænset udvisning af danmark er afsonet således at de her mennesker ikke kan vende tilbage til danmark men i stedet for skal ansøge

kunne afvises hvis der er grunde der taler for det der er ikke sådanne objektive kriterier eksempler eller andre ting i beslutningsforslaget der ligesom tilkendegiver

imod det her beslutningsforslag og det er vi fordi vi

grundsætning i i det danske retssystem

skal lægges alt muligt ekstra i halen

stort set enighed om blandt mange partier her i folketinget derfor er det glædeligt at regeringen har fremsat så mange lovforslag som har til formål at skærpe reglerne om udvisning så flere domme indeholder en udvisning der bliver udvist for få efter min smag og er

har respekt for så er det udvisning og ikke fængselsophold for der laver de flere bander

derfor skal vi blive ved med at se på hvordan vi udviser kriminelle udlændinge indtil

det kun er de allermest tungtvejende årsager der gør at man ikke bliver udvist ved dommen nu handler det konkrete forslag ikke om selve udvisningsreglerne men om konsekvensen af et indrejseforbud man ønsker at det

at indrejse til danmark igen når indrejseforbuddet udløber men det er jo allerede sådan i dag at bliver man idømt en udvisning så bortfalder opholdstilladelse og visum man mister simpelt hen sin ret til lovligt ophold i danmark også efter et indrejseforbud er udløbet derfor skal man igen ansøge om ophold i danmark på lige vilkår

andre det der ofte påvirker en sag om udvisning er danmarks internationale forpligtelser herunder om udvisningen er proportional i forhold til forbrydelsen her spiller indrejseforbuddets varighed også en rolle hvis vi med forslaget reelt afskaffer tidsbegrænset indrejseforbud

en udvisning altså rent juridisk være et stort indgreb i tiltaltes retstilstand det vil betyde at domstolene vil have sværere ved at idømme udvisning på grund af danmarks internationale forpligtelser så selv om jeg gerne ser at flere kriminelle udlændinge udvises per definition for bestandig så frygter jeg at forslaget vil føre til at domstolene vil dømme færre til udvisning og det ønsker jeg

men takker forslagsstillerne for at sætte fokus på den her meget vigtige problemstilling

for bestandig sådan at hvis man var blevet dømt for kriminalitet og domstolen vurderede at

på noget tidspunkt have mulighed for at vende tilbage til danmark sådan er

en tidsbegrænset udvisningsdom

komme tilbage til danmark

set også at både regeringen sammen med

ser om ikke vi kan blive enige om at gøre det på en

i visse tilfælde får en udvisningsdom og

ønsker at komme ind som en der ønsker at tage et arbejde i danmark

ligge samfundet urimelig meget til last fordi vedkommende tidligere

udvalgsbehandlingen kan undersøge om det vil kunne lade sig gøre selvfølgelig vil

flertal for det men vi kan undersøge forskellige modeller for det

ikke vi kan gøre det bare i visse situationer lidt vanskeligere for kriminelle udlændinge som er blevet udvist at vende tilbage til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

i frisk erindring er det jo ekstra dejligt at stå her og kunne ønske tillykke til de borgere

tre og halvtreds voksne personer og cirka fire hundrede og to og halvfjerds børn der får indfødsret sammen med deres forældre når vi om et par uger

det er noget ganske særligt at få sit danske statsborgerskab de mennesker der står her på lovforslaget har alle haft deres liv og hverdag her i danmark i mange år

en lang række krav vi stiller om selvforsørgelse det danske sprog lovmedholdelighed kendskab til vores samfundsinstitutioner og respekt for vores demokrati og de har ventet også i nogle tilfælde længere tid end vi er helt stolte over for sagsbehandlingstiden

selv om ansøgningen og sagen synes ukompliceret men nu er de så ved

er optrykt i lovtidende og vi står her i dag

ganske særlig dag ikke kun fordi solen skinnede men også fordi rekordmange nye statsborgere havde takket ja til at komme og blive fejret her i folketinget med tale fra folketingsformand pia kjærsgaard med kulturelle indslag og møde med alle

nemlig hundrede årsdagen for hvornår de første kvinder kunne stemmes ind i landets parlament og netop det kønnenes ligestilling er jo en af de danske værdier vi sætter allerhøjest og det

som de nye statsborgere har skullet studere nøjere

bestå en indfødsretsprøve som kredser om de ting som vi finder er en central fællesmængde for det danske historisk kulturelt og samfundsmæssigt det er grundlæggende værdier og principper

demokrati ytringsfrihed ligestilling børns selvstændige rettigheder retsstat og videnskabens forrang

med til at tilføre vores fælles diskussioner

den politiske debat der gjorde at vi for hundrede år siden fik gjort op med den forældede opfattelse at kvinder var uegnede til at tage del i det politiske liv og at manden selvfølgelig taler for kvinden

alle i nitten tre og halvtreds

det spørgsmål hvordan jeg overhovedet kan formaste mig til at stemme nej

om indfødsret og de mange statsborgerskaber hvad bilder df sig ind at tage de mange mennesker som gidsler fordi partiet vil have markante stramninger af betingelserne for statsborgerskab og derfor stemmer nej svaret er at vi ikke

skylder vi danmark og danskerne hellere statsborgerskab for lidt end et for meget vi er stærkt forargede

store flertal på nær df her i folketinget gennem tiden har kastet statsborgerskaber i grams uden at man var helt klar over hvem det egentlig var man gav

man har optrådt som den glade giver der gavmildt deler ud i øst og vest man glemte bare at

ikke er af ens eget man deler ud men at det sker på vegne af danmark og

altså er en regning at betale de sidste mange årtier er der foregået en massiv indvandring fra mellemøsten og fra de muslimske lande

skabt massive parallelsamfund som eksisterer på sharialignende vilkår og hvor en helt anden kultur end den danske sætter dagsordenen man behøver blot at tage til gellerupplanen eller til vollsmose for ved selvsyn at konstatere at det er sådan man kunne i forbindelse med ghettoforhandlingerne spørge om dannelse af ghettoer kunne have noget med religion at gøre

og slutter på lam man kunne i tillæg spørge

har noget at gøre med med de statsborgerskaber som store flertal i folketinget rundhåndet har uddelt sagen er at der er skabt parallelsamfund af statsborgere som ikke er danske

at man har taget danmarks tusindårige kultur og historie til sig taget den til

statsborgerskab i to tusind og tolv stillede partiet islam op til kommunalvalget i belgien partiet gik til valg på at skabe en belgisk kalifatstat med sharia som herskende lovgivning som blandt andet indbefatter kønsopdelt offentlig trafik de fik dengang fire valgt ind og de stiller nu

er det tænkeligt at et sådant parti på et tidspunkt stiller op til et folketingsvalg hvor kravet er sharialov og

kønsopdeling og kalifat ja selvfølgelig derfor

at vi stemmer nej det skylder vi danmark og danskerne

at de har virket og det er godt det er bare

men inden vi får nogle stramninger der virkelig batter hvor vi sikrer os at de folk der bliver statsborgere

kan vi ikke stemme for vi vil som bekendt gerne have et loft på tusind hvor det er indlagt som en grundlæggende præmis

der får statsborgerskab står vores kultur nær og har viljen til integration tak

det er jo ikke første gang jeg har hørt en nogenlunde tilsvarende tale og jeg kan sige at thor er udenfor det ved jeg ikke om publikum kan høre men

hørte talen og tænkte ih hvor er det trist at høre en tale

har kæmpet hårdt for at få statsborgerskab

i det lokale som alternativet lånte det var herinde bagved da vi havde statsborgerskabsdag hvor vi spurgte folk

i danmark nu har jeg lov til at stemme nu føler jeg mig for alvor som en del af samfundet

er hensynet til danmark og danskerne ja

at vi er helt uenige jeg mener faktisk der er et hensyn at tage til danskere og danmark og det mener jeg ikke bliver taget og det er jo derfor vi stemmer nej

for det danmark som vi holder af og derfor stemmer

nu går ordføreren jo også meget op i om dem der kommer til danmark har en kristen kultur

i min indledende kommentar men ja fordi

til at behandle dette forslag på vegne af venstres indfødsretsordfører jan e jørgensen og jeg skal i den forbindelse også hilse fra

har det været i mange tusind år

til gunst for det man siger eller til ugunst

i dag er en vigtig dag for rigtig mange mennesker helt præcis for nitten tre og halvtreds voksne og fire hundrede og to og

ønske om at blive danske statsborgere det er den største gave danmark

optik den største gave nogen kan modtage men de er bestemt ikke kommet sovende dertil

lovforslag at blive dansk statsborger kræver nemlig at man opfylder en lang række krav

til sprog selvforsørgelse og kendskab til danmark og dansk historie og sådan skal det være og jeg håber at det leder til

ellers giver et statsborgerskab ikke megen mening vi skal sørge for at danmark og det danske statsborgerskab er for dem der kan og vil vores land vores samfund vores kulturarv og alt det vi er og har fået i arv jeg glæder mig over at så mange mennesker ønsker at dele det danske statsborgerskabs glæder og rettigheder og håber at de også forstår at de også deler pligter med os andre endnu en gang tillykke til de nye statsborgere venstre

der er jo en del af de her mennesker som har dobbelt statsborgerskab det har man indført mulighed for

to lande bør det ikke være sådan at ens loyalitet ligger ét sted

udviser en dyb respekt og loyalitet over for det samfund

jeg i hjertet overbevist om at vi gør bedst i at skilles igen

jo være venstres opfattelse jeg skal bare lige forstå det venstre havde i lang tid den opfattelse at man var modstander af dobbelt statsborgerskab jeg tror også at man havde den argumentation som dansk folkeparti har haft og

have alle mulige fortællinger med i bagagen det

må ens loyalitet ligge ét sted så siger venstre at den kan ligge to steder spørgsmålet er så kan den også ligge tre steder og fire steder

for den loyalitet man har

her samfund hvis man ikke gør det

på et antal som er lavere vi har set tidligere og personligt så jeg det gerne endnu lavere

sådan i den høje ende men vi har fulgt de regler der er på området og det skal vi selvfølgelig

set også være ud fra en eller anden overbevisning om at de folk man giver statsborgerskab

man ikke helt sikker på

jeg ret i den præmis og hvis jeg har ret i den præmis hvorfor stemmer venstre så konsekvent

ubegrænset antal mennesker til det her land uden at vi ændrer os til at være noget andet end det vi

det her men jeg anerkender at antallet betyder noget og hvis antallet var

var til stede på statsborgerskabsdagen men noget af det som jeg også hæftede mig ved

har boet i danmark i tyve og tredive år

pludselig et problem at de så får statsborgerskab og hvis man ser på listen her over hvilke

lang lang lang række forskellige lande

har fået dansk statsborgerskab så hvad er ordføreren

skal gøre meget varsomt

inden for noget jeg kan acceptere men jeg prøver at sende

synes det skal være meget højere

vi gerne vil have

så tror jeg at jeg ville arbejde for at kigge på de regler igen for at få dem yderligere strammet

navne nu står på det lovforslag vi behandler i dag til de mennesker som

danske statsborgere rigtig mange af dem har jo boet her hele deres liv eller i hvert fald i rigtig rigtig mange år og rigtig mange af dem har virkelig knoklet for at få et statsborgerskab

er alt for stramme vi så gerne at flere som bor her i landet og har deres liv her blev fuldgyldige medlemmer af fællesskabet vi kan jo høre på den debat vi lige har haft med venstres ordfører og også tidligere med dansk folkeparti at det for nogle partier tilsyneladende er et mål i sig selv at der er færre mennesker der får dansk statsborgerskab den tilgang deler jeg ikke og jeg forstår den egentlig heller ikke

det et selvstændigt mål at de mennesker som bor her i danmark og har deres liv her integrerer sig og bliver en del af danmark

som man jo altså gør når man får et dansk statsborgerskab

ikke noget ønske om at der skulle bo en stor gruppe mennesker her i danmark som ikke er danske statsborgere og som ikke kan

med alle andre for eksempel i forhold til at stemme til folketingsvalg jeg synes tværtimod det er fantastisk hvis så mange som muligt som lever og bor her i danmark er fuldgyldige medlemmer

blive fuldgyldige medlemmer af fællesskabet det tror jeg ikke kun er til gavn for den enkelte

til gavn og glæde for samfundet som helhed

er deres opholdstilladelse jo ikke det

har de helt styr på det handler om noget andet det handler jo ikke bare om om man må bo her eller ej

om følelsen af at høre til nogle af kollegaerne før mig nævnte at vi lige

statsborgerskabsdag herinde på christiansborg i søndags hvor dem der

statsborgerskab inden for det seneste år kunne komme på besøg og her er det meget tydeligt at lige præcis følelsen af at blive anerkendt som en del af fællesskabet betyder rigtig meget for de mennesker

får indfødsret

set godt forstå for det er klart at man gerne vil tilhøre det fællesskab i det land hvor man bor den anden årsag til at statsborgerskabet er vigtigt

det giver mulighed for at stemme til folketingsvalg og deltage fuldgyldigt i det danske demokrati

vi hører ofte om unge mennesker som for eksempel kan være forhindret i at tage på studietur med deres gymnasieklasse eller ikke kan komme på udvekslingsophold udvekslingsophold fordi de ikke har et dansk pas og dermed er der altså en række lande som de ikke kan få visum til

så til syvende og sidst vil

automatisk kunne få et dansk statsborgerskab eller i hvert fald fik det i løbet af ganske få år

indledningsvis ønske tillykke til alle dem

der bliver danske statsborgere med det her lovforslag det er et kæmpe privilegium at blive dansk statsborger og det er svært at blive men tillykke til både claudia hassan anna james david og alle jer andre der fra i dag kan kalde jer danske statsborgere

og at man overholder den danske lovgivning til gengæld følger der med statsborgerskabet nogle særlige rettigheder herunder blandt andet retten til at tage del i demokratiet ved at stemme jeg har et håb om at de nitten

tre og halvtreds personer og de fire hundrede og to og halvfjerds børn der i dag får indfødsret vil engagere sig og tage aktivt del i det fællesskab

sammen i danmark det er præget af værdier som frihed ligestilling og tillid

at i vil tage del i i liberal alliance støtter vi forslaget

det er jo i forbindelse med dobbelt statsborgerskab mener

fru laura lindahl at det kan man godt være er der nogen grænser for hvor mange lande man kan være loyal over for skal man brede det ud til at man måske også

der er nuancer i det personligt

hvis ens mor er nordmand og ens far

dansker så føler sig lige så meget norsk som man føler sig dansk men det hænger måske også sammen med at vi deler kulturfællesskab med norge så det er da ikke fordi jeg

helt grundlæggende minder om hinanden

mulighed for dobbelt statsborgerskab i fordi der måske er for store kulturelle

ikke at man skal have dobbelt statsborgerskab men nu interesseret i at høre fru laura lindahls holdning er der nogle lande

der er vi simpelt hen for forskellige kulturelt

og at det måske primært

uddeling af statsborgerskab det kan egentlig godt undre mig

statsborgerskab faktisk er danske det var den diskussion jeg havde med

nogen

statsborgere bliver faktisk indlemmet i et

vil have noget med det folk at gøre og lever i et parallelsamfund så har vi da et kæmpeproblem og det kan vi jo se at vi har

bare at sætte sig ind i hvordan virkeligheden fungerer i stedet for

fistre rundt på den der fjerne planet som alternativet gør

danske det forsøger vi

i eksamensgave når man går ud

vi synes netop at det skal være rigtig rigtig rigtig svært

hensynet til danmark og til danskerne eller

set ikke for at genere nogen jeg mener bare at jeg har

er så mange der bare siger ja det er fint og alt muligt andet at sige

danmarks fremtid og de værdier vi er fælles om her det

set også derfor at vi er interesserede i at stramme yderligere på det

alle de mennesker der har fået statsborgerskab og på det lovforslag som vi behandler her står jo

tre og halvtreds personer og cirka fire hundrede og to og halvfjerds børn

en god dag for danmark at vi har givet de her mennesker statsborgerskab det betyder at

søndags og det har jeg heldigvis haft

hundrede mennesker til stede tror jeg

som jo er formand for folketinget

bød hjertelig velkommen til de nye danskere hun holdt en rigtig god tale

er man fuldgyldigt medlem af det danske samfund og får de samme rettigheder og pligter som alle os andre hun nævnte også i sin tale at det var

den første kvinde i folketinget og det er der

det betyder jo noget for os danskere at ligestilling

kunne tage del i demokratiet er et helt vigtigt og afgørende

fundament når man bliver dansk statsborger jeg havde så fornøjelsen efterfølgende at

lokalet herinde ved siden af hvor alternativet holdt til

vi havde havde bedt folk om

skrive hvad statsborgerskab

meget meget rørende der var rigtig mange mennesker der har boet i danmark i rigtig mange år som nu endelig havde fået statsborgerskab og

nu blev de fuldgyldige medlemmer af det danske samfund nu havde de mulighed for at stemme der var anerkendelse der var lighed der var det at være en del af fællesskabet og og alle folk var rigtig rigtig glade

om de her mange mennesker der får statsborgerskab og hilser dem hjertelig velkommen

ord i dagens anledning så jeg vil

tre og halvtreds nye danskere hjertelig velkommen vejen til at få sit navn på lovforslaget om meddelelse af dansk indfødsret er lang og også besværlig ud over en indfødsretsprøve som mange danskere faktisk ofte har svært ved at bestå skal ansøgningen også via politiet og så til justitsministeren og til sidst ender den

folketingssalen hvor vi så stemmer om lovforslaget

mange derude der faktisk ikke ved hvor svært

men det ved de nitten tre og halvtreds nye borgere som nu endelig kan kalde sig for danske jeg synes at de i den grad har fortjent det jeg håber at i får glæde af statsborgerskabet og fortsat vil deltage aktivt i samfundet endnu en gang stort tillykke og sf stemmer selvfølgelig for

helt ærligt jeg har det ambivalent med det her på den ene side

jeg at dem der er loyale over for danmark dem der bidrager til det danske samfund

fortjener statsborgerskab

og tillykke med det på den anden side har jeg det skidt med at vi i den her pakke også giver

statsborgerskab til mørkemænd holdningsmæssigt kalifattilhængere folk der hader

danmark statsborgerskab er ikke ikke et retskrav man

en gave vi giver til folk der bidrager til det her samfund derfor har jeg længe

en anden metode en screeningsmetode så vi kan komme af med kalifattilhængere de skal ikke have statsborgerskab efter min

jeg mener det er vigtigt at

er loyale over for andre samfundsmodeller

have statsborgerskab typer som boghandleren fra brønshøj

skal ikke have statsborgerskab jeg ved godt at pet piller nogle af dem ud men det er dem der udgør en umiddelbar sikkerhedstrussel men der er altså også en del

er jeg ambivalent stort tillykke til dem der vil danmark ingen problemer der

kalifattilhængere og demokratihadere

islamistiske mørkemænd og

altså jeg vil sige hellere én for lidt end én for meget det er jo det

der hvor balancen går er jo

kan de folk søge igen men hvis vi først

og så står vi i den situation at vi er med til at opbygge parallelsamfund af danske statsborgere som overhovedet

altså jeg vil gerne have at dem der er med

viser samfundssind

skal have det siger vi nej til et par af dem

får de det ikke men samtidig giver vi statsborgerskab til typer som

hizb ut tahrir medlemmer af hizb ut tahrir kan i princippet også få statsborgerskab uden problemer i henhold til de gældende regler hvis de ikke har

kriminalitet eller ikke udgør en umiddelbar sikkerhedstrussel

danmark de hader det danske demokrati de hader den danske grundlov og derfor skal de ikke have det og derfor håber jeg at dansk folkeparti

at vi fremover interviewer folk

er loyale over for en anden samfundsmodel

en hylende forargelse over at vi tillader os at stemme

hvorfor tillader man sig at stemme ja hvis man sidder inde med den viden

faktisk er islamistiske mørkemænd på

så var jeg kommet med ændringsforslag men vi har jo ikke mødt dem alle sammen vi har forholdt os til deres

ansøgninger og det er også derfor jeg godt kunne tænke mig en anden metode

ser på folk og spørger ind til hvad de synes om vores samfundsmodel og hvis de ikke bryder sig om

hvis ingen gør indsigelse betragter som vedtaget

enhedslisten alternativet

pålægge regeringen at igangsætte en uvildig undersøgelse af to ting for det første dels min pressemeddelelse af den tiende februar to tusind og seksten om adskilt indkvartering i i asylsystemet af mindreårige piger fra deres ældre ægtefælle eller samlever

det andet den efterfølgende administration af de konkrete sager jeg vil med det samme slå fast at der efter regeringens opfattelse ikke er noget sagligt grundlag for

igangsætte en sådan uvildig undersøgelse og regeringen kan derfor ikke støtte forslaget

halvt år siden at vi havde det seneste samråd i sagen det var i oktober måned sidste år hvor forslagsstillerne spurgte ind til forløbet i forbindelse med min pressemeddelelse fra februar to tusind og seksten

jeg har besvaret omkring to hundrede spørgsmål efter at folketingets ombudsmand i marts to tusind og sytten kom med sin endelige redegørelse om min pressemeddelelse jeg har taget ombudsmandens alvorlige kritik til efterretning og jeg har også sagt at der var ting i den her sag som vi burde have gjort anderledes men på intet tidspunkt er der kommet noget frem der dokumenterer eller blot sandsynliggør at jeg skulle have ønsket eller endda forsøgt

iværksætte en ulovlig praksis hvor myndighederne adskilte par

udlændingestyrelsen der jo har ansvaret for de her sager har også over for folketinget klart sagt at man hele tiden har foretaget en vurdering af omstændighederne i den enkelte sag så efter ombudsmandens kritik er der simpelt hen ikke mere at komme efter i den her sag realiteten er at de konkrete sager hele vejen igennem har været genstand for en individuel vurdering og det vidste jeg lige fra begyndelsen det tror jeg sådan set også forslagsstillerne selv godt ved men jeg kan godt se at når man har pustet sig så meget op talt om ministeransvar og i det hele taget

så meget af folketingets tid og kræfter på et politisk korstog imod mig så tilsiger den politiske logik at man på et tidspunkt hiver ønsket om en

undersøgelseskommission frem fra gemmerne

million kroner af borgernes penge på en

ja så må det være forslagsstillernes eget ansvar

så tager jeg det med sindsro hvis der var en rygende pistol i den her sag efter at ombudsmanden har fået alle relevante dokumenter i sagen og efter at jeg har svaret på omkring to hundrede spørgsmål og deltaget i tre samråd

for folketinget så havde man nok allerede set røgen men det er der altså ikke og de mange millioner

til en kommissionsundersøgelse vil hverken gøre fra eller til andet end at brødføde de jurister der skal gennemføre en sådan undersøgelse

jeg heller ikke at folketingets flertal bør bidrage yderligere til at forslagsstillernes jo i bund og grund politiske dagsorden som man forsøger dække over med et lag af fernis af jura bør koste mere tid og flere penge

ministeren opfatter det som et personligt korstog mod ministeren

der er jo tale om at man som minister har et ansvar og

ikke noget med personen at gøre overhovedet vi skal jo kunne være sikre på at

vi skal som folketing have de oplysninger vi beder om og det er jo det der har været svært i den her sag det har været svært at få oplysning om præcis hvad der stod i i de linjer som

ministeren selv har forklaret at ministeren tog ud af pressemeddelelsen det har været svært at få svar på spørgsmål nogle af spørgsmålene stod

redegøre for på samrådet og det skete så ikke så man kommer til kort når man

til at fru josephine fock føler at

at svare på de spørgsmål fru josephine fock har stillet og det har sandelig været mange må man sige jeg har svaret på omkring to hundrede spørgsmål jeg har siddet

der har været skrevet side op og side ned

gennemgang at fru josephine fock så ikke er

i forhold til de spørgsmål hun måtte ligge inde med

om sagen og flere af samrådene har varet i flere timer og der er blevet besvaret flere hundrede skriftlige spørgsmål som er oversendt til folketinget

taler det alt sammen imod en undersøgelse

meget varsom med at bruge mange millioner kroner på en stor undersøgelse

hvad der formentlig vil være et tocifret millionbeløb som vi risikerer at komme op på og jo slet ikke på en undersøgelse som vi dybest set ikke ser et behov for

baggrunden for det her forslag er et ønske om at

vi langer da gerne ud efter ministeren fra

har jo den opfattelse at ministeren som bekendt snakker for meget og strammer

de rigtige ting ministeren har efter vores opfattelse gjort for lidt for at sikre at indsatsen mod barnebrude er effektiv nok

regeringens højtelskede konventioner vi vil nemlig meget hellere diskutere det politiske indhold og de politiske uenigheder i stedet for at slå hinanden oven i hovedet med forskellige undersøgelser

konkrete sag mener vi altså ikke at der er grund til at igangsætte en større undersøgelse hvorfor vi stemmer nej til forslaget

gerne vil være med til at stramme asylpolitikken og udlændingepolitikken

jeg tror at det er det som mange vælgere og mange danskere har en forventning om så lad os bruge kræfterne på at

se om ikke vi kan blive enige om at stramme yderligere op på forholdene på asylcentrene på asylpolitikken og udlændingepolitikken generelt i stedet for

her at stramme lovgivningen på asyl og integrationsområdet

meget meget vigtigt men man skal selvfølgelig overholde landets love og og grundloven det er da klart og så er vi jo så godt stillet her i den lovgivende forsamling at det er os der laver landets love og der vil så hellere bruge tiden på at diskutere hvordan vi så kan indrette lovgivningen på en sådan måde at vi eksempelvis kan få sørget for at der ikke er barnebrude på landets asylcentre der har man jo gjort noget

hvad det egentlig er altså handler det om at stramme asylpolitikken

overholde lovgivningen eller handler det om at vi altid skal være helt sikre på at en minister taler sandt og hvordan kan det egentlig være at dansk folkeparti ikke bakker fuldstændig op om den dagsorden

at man er gået for langt i forhold til at forhindre fænomenet barnebrude på danske asylcentre

det bagvedliggende det er i hvert fald min vurdering og så kan man være

og det er jo dybest set en politisk dagsorden og det synes jeg bare man skal sige

der har vi bare en anden politisk dagsorden i dansk folkeparti og der har været mange samråd og mange redegørelser og mange svar og mange spørgsmål

ministeren har siddet i mange og lange samråd og redegjort for forløbet og der er blevet besvaret en hob

jeg egentlig at vi med ganske stor rimelighed kan sige at alle nuancer

jeg nødt til også at understrege at for os i

har det været magtpåliggende at lægge en så restriktiv linje som muligt

når det handler om de her piger som kommer til danmarks som den

ene halvdel af et ægteskab vi har været meget optaget af at beskytte pigerne frem for alt fordi det i bund og grund

så ingen fastholdes i et ægteskab eller et samliv mod deres vilje

derfor er den tidligere praksis vendt på hovedet så udgangspunktet i dag er at en ung pige ikke indkvarteres med sin ældre ægtefælle eller samlever sådan var det ikke tidligere hvis pigen var ældre end femten år og jeg synes det er det rigtige udgangspunkt og det er

herinde mener noget noget andet om

det gør de på baggrund af den kritik som folketingets ombudsmanden rettede mod udlændinge og integrationsministerens håndtering af forløbet

som også har været genstand for utrolig mange timers samråd og skriftlige spørgsmål så den kritik har ministeren jo allerede taget til sig og ageret efter ministeren har sørget for at uddybe problematikkerne og har efterfølgende lagt en klar politisk linje for hvordan lignende sager bør håndteres

mener vi ikke at det er en rimelig brug af

en ny omgang i form af en uvildig undersøgelse og derfor kan vi ikke

at et tidligere folketingsmedlem fra venstre jakob engel schmidt

den niende februar to tusind og seksten hvor der skulle redegøres for ministeriets overvejelser om lovligheden af at adskille de unge asylpar den e mail har

om folketinget også må se men det har ministeriet nægtet

det kan jeg jo ikke sige noget begavet om

hvis man mener man har spørgsmål til medlemmer af udlændinge og integrationsudvalget må man jo stille det til dem i stedet for at rejse

ordføreren påstår at den her sag er fuldt belyst

de notater der ligger i justitsministeriet om de kontakter der har været der er adskillige centrale dokumenter i den her sag som folketinget ikke kan få adgang til

netop derfor at vi diskuterer muligheden for en uvildig undersøgelse i dag

venstres holdning til at

et dokument op som andre i folketinget ikke kan få adgang til hvad mener man

at gøre med at en ordfører spørger en anden ordfører hvad en tredje ordfører angiveligt har set på en fjerde tidspunkt det har jeg nogle ret

har lov til at være og det ved jeg også

er enig i noget andet er hvis man ikke giver folketinget de oplysninger

ordføreren er enig i at folketinget skal have retvisende oplysninger og skal have de oplysninger

jo har været problemet i den her sag er at det har vi

er jo slet ikke det det handler om når vi for eksempel ikke

vælge at sige jeg ønsker ikke

at politisk uenighed er helt legitimt og derfor

ordføreren siger at det når vi udtrykker en holdning

til den her heksejagt som jeg mener at det har været

udtryk for spin nej

hen sådan vi ser det vi ser det på den måde når man tvinger en minister til at sidde time efter time efter time i et samråd hvor hvor det er relativt tydeligt at man går efter manden

er jo ikke tale om at vi har bedt om information om alt muligt og at vi skal have information til alle tider der er tale om at der er nogle unge mennesker

lovgivning der er blevet lavet

at der er sket en ulovlig sagsbehandling

er det da et problem at ministeren ikke vil udlevere det materiale

er det en talemåde ligesom udtrykket formand ikke dækker over at den pågældende nødvendigvis er mand

jeg helt med på at de pågældende står i en meget meget alvorlig situation og det var

jeg prøvede at understrege i min ordførertale at det der har været vores udgangspunkt er at ændre på den praksis der kan findes talrige situationer hvor man kan sige at det er rimeligt nok at de unge mennesker er sammen selv om den ene ikke er myndig men udgangspunktet må være et andet det synes vi er rimeligt og derfor synes jeg at den situation man har stået i før denne ændring

i et demokrati skal man kunne stole på at ministre taler sandt og vi skal kunne stole på at ministre overholder loven det er to bærende principper i loven om ministeransvarlighed i denne sag

overholdt det ved vi fra ombudsmanden og vi ved at ministerens mange skiftende forklaringer

det er helt afgørende at vi kommer til bunds i

ansvar det skal være klart både nu og i fremtiden at ministre skal regere på baggrund af gældende lov og at ministre skal tale sandt sagen handler om udlændinge og integrationsministerens beslutning om undtagelsesfrit at tvangsadskille alle asylansøgerpar hvor den ene af parterne var under atten år det har haft store konsekvenser for nogle af de unge par hvor der ikke var grund til at adskille dem og som i forvejen befandt sig i en meget sårbar og presset situation

efter at ombudsmanden havde udtalt en meget skarp kritik af at ministeren gav en ulovlig instruks forklarede ministeren i politiken den enogtyvende maj to tusind og sytten at embedsmændene i hendes ministerium havde vurderet at instruksen var lovlig så var ministeren i samråd den første juni to tusind og sytten hvor hun ændrede forklaring nu

ministeren hvis lovlighed ikke var vurderet af embedsmændene

uger frem til den treogtyvende juni to tusind og sytten hvor ministeren igen var i samråd syv og halvtreds minutter inde i samrådet erkendte ministeren efter mange spørgsmål fra de fem partier der står bag

loven ministeren benyttede

hvor ministeren måtte indrømme at beskyldningen om at hendes forgænger ulovligt havde undladt at

den beroede på forkerte oplysninger som ministeren modtog fra udlændinge og

forud for samrådet forklarede ministeren nu

havde ansvaret for den ulovlige manglende

det bizart forløb med en minister som først sætter sig ud over et råd fra sine embedsmænd og gennemtrumfer en sletning af et vigtigt juridisk forbehold i

ministeriet og myndighederne ministeren er

at komme nogen vegne med en minister der gentagne gange skifter forklaring og konsekvent skubber ansvaret

når dertil lægges at folketinget og offentligheden er blevet nægtet adgang til sagens helt centrale dokumenter

og før det to i to tusind og seksten erkende at folketingets muligheder for

uden hjælp fra en uvildig undersøgelse ikke er ret gode i enhedslisten så vi sådan set gerne at vi havde nogle bedre redskaber til at opklare sager hvor ministre er under mistanke for at handle ulovligt i andre lande for eksempel tyskland

som kan foretage undersøgelser den slags muligheder

det er der formentlig ikke flertal for på denne side af folketingsvalg i hvert fald ikke så længe et snævert flertal på

men som fortsat nægter at udlevere centrale dokumenter der kan klarlægge forløbet

som er enige om at igangsætte en sådan undersøgelse som der muligvis ikke er flertal for i dag men som der kan blive et flertal for senere efter et folketingsvalg

helt fundamentalt handler det om at sikre at ministre ikke begår ulovligheder og at ministre taler sandt uanset hvad et flertal måtte mene om en minister uanset hvad et flertal måtte mene om den førte politik

ønsker at pålægge regeringen at igangsætte en uvildig undersøgelse af ministerens håndtering af den adskilte indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere

undersøgelse kan vi i liberal alliance ikke støtte beslutningsforslaget der foreligger ingen dokumentation for at ministeren

eller have forsøgt på at gøre det vi hæfter os derimod ved at ministeren har taget ombudsmandens kritik til sig og erkendt at der var ting der burde være gjort anderledes liberal alliance støtter

diskuterer beslutningsforslag nummer en og halvfems om at lave en uvildig undersøgelse af udlændinge og integrationsministerens håndtering af adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere det er jo et beslutningsforslag

har ændret forklaring og

givet misvisende oplysninger på utallige samråd det er fuldstændig rigtigt at ministeren selv stod her og sagde

ændrede ministeren også forklaring gang

det helt essentielle spørgsmål er jo

den ulovlige instruks blev sendt ud

og og det er jo i sidste instans ministerens ansvar så det er jo egentlig mærkeligt at hun ikke vil give os de oplysninger

der sidder vi så i en opposition

om personen som er minister

at ministeren skal give sandfærdige oplysninger til folketinget

at ministeren selvfølgelig skal udlevere de nødvendige oplysninger til folketinget og det oplever vi jo ikke at ministeren har gjort vi har gang på gang

om at få udleveret oplysninger og allersenest stillede jeg

nede fra salen til ministeren om om hun vil oplyse hvad der så stod i de linjer som hun fjernede fra instruksen og det vil hun ikke

kunne afhøre nogle embedsmænd og og

alle folketingets partiers interesse uanset farve altid at være sikre på at man får den korrekte

enhedslistens ordfører op i forhold til at sige

ændring af flertallet i folketinget kan drøfte hvordan vi

lave undersøgelser som en stor del af mindretallet kan gennemtvinge man kan for eksempel sige at hvis fyrre procent

folketinget er enige om at der skal laves en undersøgelse

så bliver der sat en undersøgelse

bakker vi selvfølgelig forslaget op det siger sig selv vi håber meget at

lavet en en undersøgelse og hvis de ikke gør det

vil vi se frem til et ændret flertal efter et folketingsvalg som så

at vi orker egentlig ikke rigtig så

det skal være anderledes så hvorfor bliver vi overhovedet ved folk har glemt det

vi måske helt generelt ikke er gode nok til

at følge politik til dørs at gøre det vi siger vi vil gøre at få politik til at virke på den måde vi siger det skal virke

det næste og det næste der kan give os den nye overskrift

det var sidste år at vi gik på sommerferie efter en række samråd gjorde jeg det med en rigtig mærkelig mavefornemmelse og jeg har den egentlig stadig den her sag er et af udtrykkene for den og den handler faktisk slet ikke om politiske uenigheder vi har fundet mange løsninger på tværs af politiske partier

efterfølgende den handler egentlig

demokratiets tilstand

elleve altså snart i syv år

og det er jo ikke så længe men

i hvert fald længe nok til at forstå

være valgt til fungerer salig niels

nogen skam at være valgt til folketinget

folketinget vi

danmarks lovgivende magt regeringen er den udøvende magt og derfor er

opgaver at kontrollere den udøvende magt og det er det det her handler om

folketinget var ikke at være en bidsk vagthund der holder øje med regeringen det er ikke det der driver mig i politik det er ikke det

mig til at stå op om morgenen men kontrolopgaven er

en af grundstenene i det

at det er tredelt i en lovgivende en udøvende og en dømmende magt

mine forældre er såmænd venstrefolk loyale venstrefolk oldschool partimedlemmer i venstre det har vi mange diskussioner ud af også mange gode diskussioner nogle af dem er frugtbare det er der andre der ikke altid er men det er vist helt almindeligt i en

instruks og tvangsadskillelse af en række unge asylpar

ved godt at enhver form for tvang enhver form for arrangeret ægteskab er mig inderligt imod

for ligestilling og lige muligheder

ind i politik

at fru mette abildgaard fra de konservative

da hun sagde at den her sag ikke handler

nej den her sag

man i en regering er så afhængig af sin udlændingeminister at man ikke tør undersøge de ulovligheder som hun eller hendes ministerium har begået og den handler om et flertal i folketinget der har glemt eller fortrængt den grundlovsbundne pligt de har til at være kontrollør af den udøvende

det her beslutningsforslag og kommer til at følge det til dørs det anser jeg

pligt for mig som valgt til den lovgivende forsamling

betyder det nu også noget at en minister har brudt loven og gør det så meget at folketinget misinformeres og ikke kan få svar på afgørende spørgsmål om ministerens opførsel

og integrationsministeren er at de her spørgsmål overhovedet bliver stillet for selvfølgelig er det afgørende at en minister som repræsentant for retsstaten selv spiller efter reglerne det er sf en gåde at det overhovedet står til diskussion regeringen og dens støtteparti

kendsgerningerne i sagen og skubber i stedet fokus fra sig

er oppositionen mon helt ligeglad med de piger som det her handler om

fordi svaret er så åbenlyst selvfølgelig mener alle at det er positivt at man skærper opmærksomheden på unge der indgår i et forhold mod deres vilje derfor er vi også enige i at det er yderst fornuftigt med en praksis hvor man som udgangspunkt skiller parrene ad det eneste vi har bedt om er

det rejser jo i sig selv et nyt spørgsmål hvis det virkelig er

hvis man virkelig forsvarer en ministers lovovertrædelser med pigernes tarv hvorfor måtte de selv samme piger så ikke blive hørt i deres egen sag og hvorfor er man tilsyneladende fuldkommen ligeglad med at ministerens instruks ifølge røde kors førte til at mange piger blev plaget af depression isolation og selvskadende adfærd

brug for at disse spørgsmål bliver afklaret det har alle en interesse i herunder ministeren selv som må have et stort ønske om at blive renset for de anklager hun står over for måske har ministeren også hørt min ordførertale

blive en lille smule i tvivl for jeg har konstateret at ministeren har brugt stort set hele sagsbehandlingstiden til at tale i kulissen men jeg vil blot sige tak for ordet

og integrationsministeren foretager sig der henvises konkret til en pressemeddelelse som blev udsendt fra udlændinge og integrationsministeriet angående indkvartering af mindreårige der er gift det antydes at pressemeddelelsen har medført en ulovlig praksis i udlændingestyrelsens myndighedsudøvelse det er på trods af at styrelsen har understreget over for folketinget at man hele tiden har udført korrekt praksis i overensstemmelse med loven ministeren har været indkaldt i flere samråd hvor oppositionen har haft mange muligheder for at udfritte ministeren om sagen alligevel er der på intet tidspunkt kommet noget frem der påviser at der er foregået en ulovlig praksis

der er ikke mere i denne sag forslaget hviler ikke på et sagligt grundlag det hviler derimod på et politisk ønske

om at gå efter ministeren forløbet har mindet om en decideret heksejagt og man har fra oppositionens side haft de helt store kanoner fremme men der er ikke noget at komme efter vi mener ikke at vi skal bruge skatteydernes penge på at oppositionen kan drive politisk klapjagt på ministeren og regeringen vi har allerede en velfungerende kontrol af regeringen blandt andet i form af ombudsmanden derfor bakker vi ikke forslaget op tak

for den her debat og en af de ting jeg har læst var et interview med herre naser khader i politiken den fireogtyvende juni to tusind og sytten

han har haft et møde med ministeren og

ministerens departementschef hvor han er blevet forsikret om at der ikke var blevet handlet ulovligt i den her sag om de unge asylpar politikens interview blev lavet med

det samråd hvor ministeren måtte erkende at der rent faktisk

at man ikke havde gennemført en partshøring

interview med politiken at ministerens forgænger fru mette frederiksen havde begået en tilsvarende ulovlighed

så efterfølgende heller ikke at være rigtigt

to gange har oplevet at han har fået forkerte oplysninger i den her sag så stadig stoler på de oplysninger

at vi havde taget imod mange mindreårige der boede sammen og

skete der det at der var nogle der hævdede at det skete på ulovlig vis og i starten af forløbet

fordi jeg skulle høre hvad der og ned på sagen

og det stoler jeg på og sådan er det

fået oplysninger som så efterfølgende viste

den her fuldstændig ubegrænsede tillid i

tillid så ubegrænset at den betyder

som folketinget ikke kan få udleveret centrale dokumenter som kunne

for alene at deponere det i

stor tillid til både ministeren og embedsværket

for det handler om tilsidesættelse af ministeransvaret om vildledning af folketinget om at vi som folketing ikke kan tillade at en minister står over loven i marts to tusind og sytten kom ombudsmanden med en dybt kritisk redegørelse om udlændingeministerens instruks af tiende februar to tusind og seksten instruksen havde til formål at adskille alle mindreårige asylpar på landets asylcentre det var som sådan en god ambition

at ingen mindreårige skal tvangsgiftes eller være fanget i et forhold de ikke ønsker at være i det siger sig selv problemet med ministerens instruks var bare at den ikke holdt sig inden for lovens rammer da den blev udsendt at ministeren efter sigende var advaret om det af sit embedsværk og at instruksen førte til ulovlig

i form af tvangsadskillelse af unge mennesker ombudsmanden skriver således på første side af sin redegørelse et ministerium vil naturligvis ofte kunne ændre praksis på et område for eksempel efter politisk ønske men man skal holde sig inden for gældende ret det er grundlæggende i et retssamfund og det gjorde ministeriet ikke i denne sag

derfor at indkalde ministeren i samråd det blev til hele tre af slagsen som også har været gennemgået her under debatten

heksejagt ikke at lave personforfølgelse men at få en afklaring af forløbet det forløb der fik så voldsom og klar kritik af ombudsmanden

hvor en minister ikke har levet op til sit ansvar vi må desværre erkende at vi ikke er lykkedes med

advaret af sine embedsmænd forud for udsendelsen af instruksen og at ministeren selv fjernede den helt afgørende sætning i instruksen der gjorde den ulovlig

juridiske drøftelser om lovligheden

den otteogtyvende april to tusind og seksten selv begyndte at rette op på den ulovlige administration alle tre og tyve sager blev genoptaget og sagsbehandlingen sat i bero mens man overvejede hvordan en lovlig sagsbehandling skulle tilrettelægges på det tidspunkt havde blandt andet røde kors og institut for menneskerettigheder henvendt sig med en stærk kritik af den nye praksis ligesom folketingets ombudsmand var gået ind i sagen

nu et beslutningsforslag der vil medføre at det bliver undersøgt vi ønsker en uvildig undersøgelse hvor de involverede embedsmænd og regeringsmedlemmer får lejlighed til at komme til orde under vidneansvar

få vurderet om ansvaret for instruksens tilblivelse og manglende overensstemmelse med dansk ret og international ret

boligministerium kan placeres på bestemte personer enten medlemmer af regeringen embedsmænd eller andre

få vurderet ansvaret for og lovligheden af ministeriets og udlændingestyrelsens administration af instruksen i et antal konkrete sager i to tusind og seksten

ligesom vi har brug for en gennemgang af udlændingeministeriets kommunikation med statsministeriet og justitsministeriet om instruksens administration og overensstemmelse med dansk og international ret

så vigtigt med en uvildig undersøgelse hvorfor

embedsværkets ressourcer og skatteborgernes penge selv om jeg kan berolige med at det ikke bliver i den størrelsesorden man får indtryk af når man lytter

fordi tusindvis af danskere hver eneste dag udfører de beslutninger der træffes af regeringens ministre tusindvis af danskere bliver hver eneste dag berørt af og skal efterleve de beslutninger der træffes af regeringens ministre derfor skal beslutningerne selvfølgelig træffes inden for lovens rammer og kan beslutningerne ikke det og ønsker en minister derfor

lovens rammer ja så skal ministeren gå til folketinget og få ændret de lovgivningsmæssige rammer ellers vil det ikke længere være folketinget der bestemmer lovgivningen hertillands og det vil dermed heller ikke længere være danskerne der bestemmer i deres eget land

af vores demokrati vi er helt inde ved grundlovens ord derfor ser

med stor alvor på den her sag den handler for os om de helt grundlæggende principper for vores folkestyre om at vi i vores demokrati nu engang har indrettet os sådan at regeringen

og at ingen er hævet over lovene ingen tager dem i egen hånd heller ikke en minister der ønsker at virke handlekraftig og beslutsom med andre ord en minister skal selvfølgelig overholde loven en minister må ikke lyve over for folketinget eller give folketinget vildledende eller mangelfulde oplysninger ser det ud til at være tilfældet ja så er vi forpligtet til at få det undersøgt til bunds

på den baggrund skal jeg ikke så overraskende

støtter forslaget om at iværksætte en uvildig undersøgelse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

ser ud her i april to tusind og atten på dagen for udnævnelsen af danmarks første ældreminister var jeg på tv og

men jeg sagde også samtidig at jeg frygtede at ministeren ville få det

på den post at være ældreminister i en regering der består af partier der ønsker nulvækst eller ligefrem minusvækst og dermed store besparelser på vores velfærd

ville næppe blive nogen let opgave

men at ambitionerne og viljen til at prioritere ældreområdet ikke fulgte med

nu kommer vi formentlig senere til at høre ministeren

nævne en lang række ting der er sket på ældreområdet jeg tror

om for mange sosu hjælpere hos svage borgere eller om problemer med at finde uddannet personale til plejehjemmene eller andre konkrete problemer så får vi den samme oplistning

finanslove regeringen har lavet med dansk folkeparti

aftaler vi har indgået sammen enten hele folketinget eller partierne bag satspuljen og det er fine og gode initiativer vi har enten foreslået noget tilsvarende selv eller været med til at bære dem igennem men

at meget få af de ting er kommet fra regeringen selv

det er den omvendte verden når det kommer til

og regeringens vilje til at handle jeg er sikker på at dansk folkepartis ordfører vil komme ind på spørgsmålet omkring finanslovene og hvor meget eller

regeringen vælger at prioritere de ældre når de selv

der må kæmpes hjem for de ældre ved forhandlingsbordet

ældreordfører ærgre sig lidt over at det virker som om ældreministerens hukommelse glipper når det kommer til at anerkende at det ikke just var regeringen selv

sikret de mærkbare løft for de ældre men som sagt tror jeg at dansk folkepartis ordfører vil knytte et par ord til det om lidt

jeg vil så bruge min tid på en af de andre ting vi oplever på

ældreområdet med den nuværende regering

kan se at der ikke er nogen vej udenom fordi der tegner sig et flertal i folketinget for at gøre noget ved en sag eller et problem og sagen med konkurser i den private hjemmepleje som et konkret nedslag

praktisk og personlig pleje har jo i dag retten til at vælge mellem private og kommunale udbydere i den såkaldte fritvalgsordning den er mange ældre glade for men over en årrække har der jo været et alt for stort antal af de private plejefirmaer der er gået konkurs

som man skulle tro ville få landets første ældreminister op af stolen men selv om vi i slutningen af to tusind og seksten og

samlede socialdemokratiet dansk folkeparti og sf et flertal uden om regeringen og krævede at der skulle indkaldes til forhandlinger

af sommerferien før vi blev indkaldt til forhandlinger og skulle

hvor regeringen virkede lige så optaget af de private virksomheders muligheder for at drive forretning som af de ældre tryghed så landede vi endelig en aftale

i sidste uge eller forrige uge at vi behandlede lovforslaget her i salen det var i hvert fald en glædens dag

tilgang hvor regeringen og ministeren skal trækkes til truget har vi jo mødt igen og igen min taletid tillader ikke

i efteråret så en stor undersøgelser fra foa der dokumenterede at der var problemer med den tildelte tid til sosu hjælperne og sosu assistenterne når de skulle udføre visiterede opgaver i den udkørende hjemmepleje

var det kun fire procent af dem der

til at sosu hjælperne og sosu assistenterne kunne udføre deres plejeopgaver den undersøgelse fik os i socialdemokratiet til at indkalde ministeren i et samråd sammen med dansk folkeparti

ministeren hårdt presset lovede var at undersøge problemet nedsætte en arbejdsgruppe der skulle kigge på det ja en arbejdsgruppe der skulle kigge på det og lad det være min sidste pointe inden min taletid løber ud aldrig tror jeg har set så mange arbejdsgrupper og

tiltag og tværgående analyser som i den her redegørelse ministeren har udgivet i forbindelse med vores debat her i dag

og jeg tror jeg taler på vegne af flere partier

er blevet skuffet som

nedsatte ministeren en såkaldt taskforce som skulle finde alle de bureaukratiske regler og alt det bøvl der stjæler de ansattes tid fra plejen og omsorgen for de ældre

kan spares så mange milliarder på at gøre tingene smartere i den offentlige sektor at det beløber sig til mere end hvad vi

på vores ældrepleje og se det er jo en smart påstand når man gerne vil bruge pengene på skattelettelser i stedet for velfærd at sige vi kan sagtens få begge ting hvis bare vi dropper alt det bøvl

liberal alliances ældreministers taskforce mod bureaukrati og dumme regler og bøvl ja vi ventede i spænding og vi ventede en år

vi lidt mere og da anbefalingerne

kunne ministeren ikke pege på at vi kunne frigøre varme hænder til de ældre

eller enkelt i forhold til den udkørende

da vi spurgte ind til det på et samråd men én svale gør jo som bekendt ingen sommer og taskforcen som vi havde hørt om i mere end et år som en væsentlig løsning på de problemer der er i ældreplejen viste sig at være en total maveplasker det konkluderede ikke kun vi som skrap opposition herinde på

skal også til at runde af i juni sidste år da vi havde haft et ældreministerium i hundrede dage skrev

en kronik i avisen politiken og gjorde følgende konklusion og nu citerer jeg mig selv regeringen har i sit regeringsgrundlag gjort klart at den ikke vil

lade de offentlige budgetter følge med det stigende antal ældre

sektor at levere velfærd til os danskere som følge af at vi bliver flere ældre vil regeringen kun betale halvtreds øre man behøver økonom med ansættelse i finansministeriet for at kunne regne ud at det vil få store konsekvenser for vores velfærd og ikke mindst for plejen og omsorgen for de ældre jeg frygter derfor at noget af det mest kendetegnende ved det danske velfærdssamfund nemlig en høj grad af tryghed og lighed i alderdommen bliver undermineret i rekordfart

den konklusion bliver jeg jo desværre nødt til at sige

ret præcist her efter en en halv år med et ældreministerium i danmark som da ældreministeren kom til vil jeg ønske fortsat held og lykke med at præge en regering der ikke er til sinds at lade pengene følge med det stigende antal ældre

og en regering som sætter skattelettelser før vores ældrepleje

klar til hjælpe og bære igennem at vi skal sætte velfærden først

ordfører har sagt jeg ikke er enig i men jeg er da fuldstændig enig i den konklusion at det var en mavesur status jeg vil gerne have lov

der bliver brugt flere eller færre penge på de ældre ude i kommunerne under den her regering sammenlignet med den regering som

ældre godt for det vi lever længere

så også flere der har brug for pleje hvis vi kigger

derude foa har lavet en undersøgelse

fået færre kolleger og det ser værst ud på plejehjem og plejecentre hvor det er fem og tres procent af sosuerne

for hjemmeplejen er det halvtreds procent så det kan da godt være at budgetterne er steget det kan vi jo blandt andet takke dansk folkeparti for som kommer på talerstolen om lidt men samtidig er der kommet flere ældre den virkelighed der er derude hvor hjælpen skal gives og hvor der er hjælp behov på plejehjemmene og i hjemmeplejen er altså at man er færre kolleger

minusvækst i kommunerne under den tidligere socialdemokratisk ledede

nogle triste år

over at vi er kommet ud på den anden side og at vi nu har en regering som

astrid krag kan bekræfte at det lovforslag som jo blandt andet har ledt frem til det høje antal konkurser

under os men jeg udtalte

om det så at skulle høre venstres ordfører sige at

er glad for at den socialdemokratiske ordfører bekræfter

så vil jeg bare sige at nej det kan jeg ikke genkende det er rigtigt at der blev lavet en lovgivningsmæssig ændring i forhold til fritvalgsordningen da vi sad i regering

medført det stigende antal konkurser

produktivitetskommissionen

effektiviseringspotentiale i ældresektoren og hvad er fru astrid krags kommentarer

havde mere end et år til at gennemgå hele ældreområdet med en tættekam og finde alle de unødige regler alt det unødige bureaukrati alt det dumme bøvl som liberal alliance mener man bare kan fjerne og så frigøre jeg mener at det

vores ældrepleje

det resultat der kom ud af det arbejde det var endda en minister der var medlem af liberal alliance der sad i spidsen så man må antage at der virkelig har været

i i alle detaljer og man kunne frigøre ressourcer ved at fjerne dårlige regler det er virkelig ærgerligt for det ville da være dagens gode nyhed hvis vi kunne afskaffe hundrede dumme regler i ældreplejen og så ville man pludselig ikke løbe så hurtigt og så ville man pludselig ikke opleve at man havde fået færre kolleger til stadig dårlige

det ville da være dagens gode nyhed men vi må bare sige at efter at ældreministerens

om det kunne frigøre nogen varme hænder

ind til produktivitetskommissionen som fru astrid krags egen regering nedsatte

ikke liberal alliance der har opfundet at der er så meget at hente i den offentlige sektor det er lige præcis produktivitetskommissionen

astrid krags regering

dengang eller siden har fulgt op på

arbejdet fra produktivitetskommissionen og gjort det til politisk program det er liberal alliance derfor er det liberal alliance der har den påstand at vi kan fjerne regler og bøvl i den offentlig sektor i så vidt et omfang

jeg kan da også bare sige til liberal alliances ordfører

vores politiske program derfor skal jeg heller ikke stå her på talerstolen og stå på mål for det for jeg tror ikke at det hænger sammen

hvis liberal alliance havde flertal herinde alene og det ville være voldsomme besparelser på vores velfærd det ville

rigtig mange positive elementer man kan

ældre mennesker får det bedre i danmark deres helbred er bedre end det har været tidligere vi kan jo kun glæde os over at vi er nået så langt i vores velfærdssamfund

får flere gode år så og

regeringen kun ville bruge fem million kroner på nye køkkener på plejehjemmene og måtte lide den tort at

man glæder sig også over satspuljeinitiativer for små to hundrede og tredive million

egentlig i sit eget udspil kun ville bruge en hundrede og fyrre million kroner på ældreområdet

her nåede man ikke i mål med sine ambitioner på

blandt andet også indsatsen mod konkurser som man jo egentlig heller ikke havde noget ønske om

til plejehjemsbeboere som

tre hundrede og firs million kroner om året i stedet for de en hundrede og halvfems million

om året til bemanding som man egentlig heller ikke havde lyst til at bruge det var i hvert fald ikke en del af de udspil man selv havde lavet som regering men alligevel vil man gerne fortælle

men det er jo tallene og mange af tallene

set rigtig fine ud der er en moderat vækst i hvor meget der bliver brugt på ældreplejen men nogle gange

det meget godt at løfte næsen fra excelarket og og kigge ud i virkeligheden lige nu er der overenskomstforhandlinger og en del af det er som regel

interessant at kigge på de konfliktvarsler som kl har udsendt

på stort set alle områder på nær ældreområdet så kan man godt tro at det er fordi kl siger

vil vi alligevel ikke lockoute men sandheden er jo nok at de ikke ville ende i den situation som danske regioner endte

hele sit konfliktvarsel tilbage fordi der ikke var noget at lockoute sandheden er jo bare at på rigtig mange plejecentre

hvad man ville kalde et nødberedskab det er vel new public managements største succes at man har skåret så langt ned at man ikke tilbyder en eneste ting som ikke er det absolut nødvendige men det er trist for de mennesker som skal leve med konsekvenserne af det at der kun er plads til overlevelse men ikke til at leve

så hvad vil regeringen egentlig fremadrettet

en redegørelse om hvordan det står til hvad vil man fremadrettet der er oplistet nogle pejlemærker pejlemærker som skal nås ikke med nye initiativer men med allerede igangsatte initiativer man må altså forstå at der ligesom er en udtømthed i kreativiteten i regeringen altså at man ikke ønsker yderligere investeringer på området

selv om man jo har redskaberne økonomiaftalen er lige rundt om hjørnet der kunne man godt prioritere ældreområdet

prioritere ældreområdet og gøre noget ved tingene for selv om det

en fremtid som ser alt andet end lyserød ud

om tyve år vurderes det at der vil være tredstusind nye demensramte i danmark for at sætte det lidt i perspektiv svarer det til at vi får en ny kommune bestående kun af mennesker med demens det er ret voldsomt

inden for samme tidsperiode vurderes det at vi vil have næsten dobbelt så mange 80 årige borgere og selv om borgerne får det moderat bedre kommer det alt andet lige til at betyde at der vil være flere der får brug for en hånd

vi vil mangle titusindvis af social og sundhedsassistenter og hjælpere det er dem der skal gøre ældreplejen til virkelighed uden dem ingen ældrepleje

det ville være øverst på min dagsorden hvis jeg var minister det er simpelt hen så skræmmende en fremtidsudsigt at jeg ikke kan forstå at man ikke reagerer omgående på det og at man ikke skriver det ind i sin redegørelse

har vi noget som vi virkelig gerne vil arbejde med

så kære minister hvad er der i regeringens fremtidsudsigter hvad vil man

hvad kommer der til at ligge i et finanslovsudspil tidligere i dag annoncerede regeringen at de ville investere

energiområdet det svarer til ti procent af hele ældreområdet

hvor ville jeg dog ønske at regeringen prioriterede ældre mennesker lige så højt som man

strøm så kunne det blive rigtig godt derude

jeg vil gerne opfordre ældreministeren til at fortælle om hvad der kommer til at ske fremadrettet

de konkrete initiativer man vil sætte i værk for at imødegå de voldsomt store udfordringer vi stirrer direkte ind i i de næste årtier tak for ordet

for regeringen det kan ældreministeren nok

er jo tydeligt for enhver at vi vil lette elafgiften det kommer også de ældre borgere til gode det kommer også de unge til gode

det betyder jo i hvert fald at i en gennemsnitsfamilie

det egentlig blot fordi jeg vil spørge ordføreren

vi har jo tradition for at lave gode aftaler både

to største ønsker er til den kommende finanslov vi skal

skal følge med de mange nye ældre der kommer

nødvendige hænder til at udføre den pleje som er livsnødvendig for mange ældre mennesker så det er de to største prioriteter så hvis de ligger i finanslovsudspillet fra regeringen når vi kommer til bordet så er vi vældig glade

prioriteret midler til til flere varme hænder

når ordføreren siger flere

at plejen skal kunne følge med den økonomiske ramme hvad anser dansk folkeparti for at være en fornuftig økonomisk ramme

vi kommer til at mangle titusindvis af sosu assistenter vi få flere ind på det her område og skabe de rammer der gør at det er attraktivt at arbejde med med ældreområdet det er jo først og fremmest at starte med at sige at det

ærgre sig over at man ikke nåede det man gerne ville gøre for de

ældreområdet er steget med fire milliard kr og ældreudgifterne

atten procent af de samlede serviceudgifter i kommunerne hvor meget mener

stor en andel mener ordføreren at det skal fylde i kommunernes samlede serviceudgifter

af budgettet hvis der er en kommune hvor der næsten ikke er nogen ældre men rigtig mange børn så skal det ikke fylde

det jeg siger er at vores mål er at pengene følger med udviklingen i antallet af ældre for nok bliver vi sundere og sundere men

det ikke opveje at der er brug for flere hænder

derude for de ældre derfor

vil ordføreren overhovedet ikke erkende at der er masser af effektivisering at hente på

ting som ikke er taget med i den fremskrivning som finansministeriet

arbejdspresset simpelt for stort til at man kan arbejde syv og tredive timer om ugen så hvis man vil mindske sygefraværet i ældreplejen bliver man nødt til

gøre noget ved det pres der er derude og det pres lettes allerbedst ved at

jeg er jens

sådan sagde jens da jeg sammen med tidligere sundheds og ældreminister sophie løhde besøgte frihytten i middelfart

til den nationale demenshandlingsplan citatet indleder den nationale demenshandlingsplan fordi det præcis rammer ind

er for en problemstilling som

hvad man er både før og nu for lige meget hvilken diagnose eller udfordring den enkelte har

vi aldrig glemme mennesket bag jens er og bliver jens mennesker er forskellige og har forskellige behov og præferencer uanset hvilke bump man møder på livets vej

en standardløsning eller en færdig pakke som man fuldt og helt passer ind i og mener vi noget med værdighed ja så starter det hele der hvor vi ser jens eller elvira eller søren eller knud eller grethe eller hvem det måtte være som de mennesker de er og netop respekten for forskelligheden er et af de fem fokuspunkter i regeringsgrundlaget et andet fokuspunkt er indflydelse på eget liv

to og tyve initiativer på ældreområdet

netop er listet op her i redegørelsen fra to tusind og atten ja så er

at finde genspejlinger af den ambition

eksempel plejehjemsoversigten som skal sikre at ældre får bedre overblik over mulighederne når det sidste hjem skal vælges med plejehjemsoversigten i hånden får jens og hans kone gode muligheder for at vælge jens sidste hjem måske et plejehjem som kan rumme dem begge

er midlerne fra finansloven for to tusind og atten som blandt andet er målrettet mulighederne for at flere får en værdig afslutning på livet eller der klippekortordningen så ældre får mulighed for at vælge en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen som de selv kan vælge hvordan skal bruges og så er der selvfølgelig værdighedsmilliarden som en slags hjørnesten med den i hånden kan kommunerne for eksempel prioritere flere varme hænder og den mulighed bliver brugt flittigt alene i to tusind og atten er ni og firs procent af pengene fra værdighedsmilliarden prioriteret til flere varme hænder ude i kommunerne og det glæder mig for omsorg og pleje er også helt centralt for et værdigt liv ingen skal ligge med våde bleer i timevis og opleve ikke at komme ud af sengen før langt op ad dagen fordi personalet ikke magter at få den ældre på højkant

uværdigt men livet som ældre er jo meget mere end ens eget liv

møder ofte pårørende som både har bekymringer glæder og sorger at dele med mig indimellem bliver jeg også mødt med bekymringen fra mennesker i min egen omgangskreds

nærmer sig pensionsalderen bekymringen går oftest på hvad der mon venter hvis og når man kommer på plejehjem trygfonden offentliggjorde i efteråret en rapport som viser at fire og halvtreds procent

om ældreplejen vil være tilstrækkelig når de får brug for den så lad mig

at ældreområdet er det velfærdsområde som ved finansloven for to tusind og atten blev prioriteret flest midler ældreområdet blev prioriteret med to

at vi i venstre mener det alvorligt når vi siger at vi ønsker at prioritere en værdig ældrepleje betyder det så

der er plads til forbedringer pårørende føler sig ofte magtesløse derfor er det

som i de kommende år skal iværksættes

skarpt fokus på hvordan vi nu og i fremtiden sikrer en værdig ældrepleje så både jens og andre ældre og deres pårørende kan føle sig trygge i hverdagen ligesom indsatsen lær at tackle hverdagen som pårørende skal bidrage til at give pårørende det helt nødvendige overskud til at passe på sig selv for vi ved at det slider at være pårørende til et menneske med demens eller en anden kronisk sygdom mange pårørende glemmer simpelt hen at passe på sig selv fordi hverdagen

at passe den syge ægtefælle

ikke godt slet ikke hvis man som pårørende er så optaget af at passe en ægtefælle at man selv bliver syg stress depression ensomhed isolation og mistrivsel er ofte en trist trist følgesvend for pårørende

så livet som pårørende ikke kører en ned

lære at passe på sig selv og holde fast i både livet og livsgnisten også selv om man ufrivilligt er blevet omdrejningspunkt i en belastet hverdagssituation for at være helt ærlig er jeg super stolt af redegørelsen og jeg kunne have valgt at fokusere på mange indsatser og mange initiativer lige fra øget tryghed med det nye konkurslovforslag til puljen der nu skal sikre en bedre bemanding på plejehjem og i hjemmeplejen og til vores fælles arbejde med behandlingstestamenter

mentalt forsvinder ind i en verden hvor man enten ikke kan nås eller ikke kan udtrykke egne ønsker jeg vil

lejligheden til at takke det etiske råd som

og med møder for alle interesserede ude i landet

en livsnødvendig samtale om døden som jeg deltog i for et par måneder siden her tog vi debatten om døden som jo er uundgåelig for os alle og det var en befriende og en ærlig snak

til stede indtil døden indtræder netop derfor skal vi sikre at livet bliver så godt

eller er en del af stærke fællesskaber gennem hele livet at ensomhed holdes fra døren og ens pårørende formår at drage omsorg for en eller at veluddannet og kvalificeret plejepersonale kan tage over når opgaven bliver for stor

da jeg indtog talerstolen hvad er venstres ambitioner i finansloven

finansloven endnu men jeg deler da fuldstændig det udgangspunkt som

sosu hjælpere til at passe på fremtidens ældre vi har også en problemstilling i forhold til stærke fællesskaber og ensomhed og jeg kunne nævne mange

set i udgangspunktet ikke uenig i det som dansk folkeparti fremførte som noget af det

diskuteret venstres finanslovsprioriteringer endnu

adresserer de problemstillinger som ordføreren jo er enig

at stå her og hvad skal man sige ligesom lægge sig fast på hvilke prioriteter der skal være i finansloven jeg synes det er helt legitimt at sige

det skal vi selvfølgelig i gang med om ganske kort tid men jeg kan forsikre dansk folkepartis ordfører

om venstres ordfører er tilfreds med de tal fra finansministeriet der viser at der er kommet to tusind tre hundrede færre ansatte i ældreplejen under

prioriterer ældreområdet jeg er meget meget tilfreds med at kommunerne samlet set bruger flere penge på ældreområdet under den her regering

hvordan arbejdsgangene skal være

i ældreplejen det udgangspunkt deler vi ikke i venstre vi mener det er vigtigt at kommunerne selv kan planlægge og tilrettelægge hvem der skal ansættes til de opgaver der skal løses

udtryk for en prioritering af ældreområdet at der nu er to tusind tre hundrede færre medarbejdere hvis

er sådan en prioritering viser sig i hverdagen tror jeg da at de fleste medarbejdere i

for så kan det da hurtigt ende med at blive farligt i forhold til hvor mange kollegaer man har

der er jo tre partier i regeringen som i

bliver stadig flere ældre hvor ligger venstre egentlig

det spørgsmål hvor høj mener venstre at at væksten skal være

op om regeringen men jeg tror også man skal

at diskutere om væksten skal være nul komma det ene eller nul komma

optimeringer der faktisk foregår ude i i virkeligheden

om at man bliver bedre til at behandle sygdomme det handler om at man bliver bedre til at bruge velfærdsteknologi

vi har prioriteret ældreområdet med to

og at der samlet set bliver brugt flere penge ude i kommunerne under den her regering

beregninger i forhold til den demografiske udvikling så forudsætter

hvert år frem til to tusind og fem og tyve

at videreføre en god og værdig ældrepleje uden at tage højde

til konkrete merudgifter jeg kan konstatere at vi i venstre og i regeringen jo prioriterer sundheds og velfærdsområdet højt alene sundhedsområdet har vi jo løftet med fire

har vi løftet ældreområdet med to

udvikling og når vi netop kigger på ældreområdet

ensidigt at kigge på velfærdsteknologi

er jo simpelt hen hænder der skal til for at løse opgaven så hvis vi skal løse den kæmpestore udfordring i forhold til fremtiden skal der afsættes forholdsvis flere penge

hvad er venstres prioritering

en afgørende betydning for os og det er jo derfor at vi har investeret massivt

danskernes sundhed men også

i hele ældreområdet det er første gang at vi har en ældreminister før det havde vi en sundheds og ældreminister alene det

et meget meget tydeligt signal både til folketinget men jo også til danskerne

fra venstres side prioriterer både sundheds og ældreområdet højt

torsdag eftermiddag inden store bededag jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg siger at vi ikke er så mange i folketinget

lige nu der sidder ikke en eneste på tilhørerpladserne og jeg har også lige set at der er lune hveder omme bagved så der sidder nok nogle kollegaer og smager på dem

håbe at der sidder nogle derude bag tv skærmen og får en varm hvede og en kop kaffe ikke desto mindre er det i hvert fald en

mennesker her i landet dels de ældre

praktiske formål eller til personlig pleje

som er afhængige af den hjælp og så de mange

ældreområdet til daglig for dem er det her jo et af de vigtigste områder overhovedet at diskutere

redegørelse her

en af de allermest centrale udfordringer på ældreområdet nemlig det forhold at vi bliver flere og flere ældre her i landet og at der også bliver flere ældre som har brug for mere hjælp for at kunne klare sig men at økonomien på området slet slet ikke følger med

på at plejehjem må undtages for strejke årsagen til undtagelsen er at den daglige bemanding er på niveau med eller dårligere end det nødberedskab man ellers

det har man til gengæld gjort

mange af de ældre jo også er

fordi man ikke kan stille med et nødberedskab for

simpelt hen for dårlig det er da om noget et

i forhold til hvad der er dagligdagen

ældreområdet og på sygehusområdet i dag

jo ikke nogen nyhed vi kender godt tallene vi ved jo godt at det står skidt til

end der blev for ti år siden mens der i samme

det betyder jo ganske enkelt at der er svækkede ældre som ikke får den hjælp som de har behov for og det betyder at der for ældre som modtager hjemmehjælp er alt for langt imellem besøgene jeg har før fra talerstolen her i folketinget nævnt tal fra ældre sagen som viser at der bare siden to tusind og femten har udviklet sig en tendens

nu er normen i flertallet af kommunerne at de ældre som har brug for hjælp til bad kun får tilbud om et bad en gang om ugen altså der

forringelse i forhold til tidligere

et voldsomt pres i nogle kommuner er bemandingen på plejehjem så ringe at det går ud over medarbejdernes mulighed for at yde en værdig pleje og omsorg vi ved at det er almindeligt at en nattevagt kan have ansvaret for fire og tyve beboere

have ansvaret for langt flere helt op mod to og fyrre beboere

er markant mere svækkede end de var tidligere de fleste lider af en demenssygdom og andre kroniske sygdomme

prisen efter at danmark var igennem den økonomiske krise dels i form af ringere velfærd som jeg lige har

som bekendt i form af en senere tilbagetrækningsalder

selv råber så højt jeg ved ikke hvad årsagen er uanset hvad

skal de generationer som har været med til at opbygge vores velfærdssamfund også have nødvendige pleje og omsorg som de har brug for

foruden nedskæringer er ældreområdet jo også et område som er hårdt ramt af privatisering

når private virksomheder rykker ind

det drivende formål med at levere hjemmehjælp eller drive plejehjem

min mening en stor risiko forbundet med nemlig at det er det hensyn der bliver det drivende frem for det at levere en god kvalitet vi har jo her i folketinget flere gange både i salen og til møder diskuteret hvad de mange konkurser på hjemmehjælpsområdet betyder og hvad vi kan gøre ved dem

private leverandører uanset hvad kommunernes vurdering af om det er fornuftigt i øvrigt er hvad mener vi at er behov for ja massive investeringer i velfærden på ældreområdet så vi kan følge med den demografiske udvikling det må være absolut minimum vi synes det ville være klogt at indføre nogle minimumsrettigheder i hjemmeplejen hvis du har brug for hjælp til for eksempel at gå i bad eller få gjort rent skal der være en bund for hvor ringe et tilbud en kommune må give det er ikke i orden når

som jeg sagde før ser at det i dag er seks ud af ti kommuner som kun tilbyder bad en gang om ugen der skal være en nedre grænse for hvor ringe det må blive vi ønsker også en bedre bemanding

undgår at man som medarbejder kan komme til at arbejde alene

hensyn til personalet og

for usikkert hvis man kun er en på vagt

ja faktisk har vi aldrig været rigere end vi er nu som samfund men alligevel oplever vi at hjælpen til de ældre bliver stadig dårligere

vi har lige nu en regering som foretrækker at bruge en meget stor del af pengene på skattelettelser frem for

det ville vi ganske enkelt gøre på en anden måde

konkret et udtryk for at at der er blevet skåret

hjemmehjælpen og der saglig grund til det når vi kan se at der i samme periode

ældre til så derfor er det jo de facto virkeligheden derude

dels er nogle ældre som slet ikke bliver visiteret til hjemmehjælp selv om de har brug for det dels er der nogle ældre som er visiteret til hjemmehjælp men som får et markant ringere tilbud jeg nævnte eksemplet med bad hvor vi kan se

det så anderledes ud i to tusind og femten så det er nogle eksempler på hvad det er for nogle forringelser og hvad det er for nogle nedskæringer vi ser

ud af sengen og at de ligger med våde bleer og alting jeg er helt på linje med ordføreren jeg bliver

ligesom spørger ind til det her med nedskæringer sådan set blot for at høre

kommunerne samlet set planlægger at bruge

flere penge på ældreområdet under den her regering end

er jo at pengene slet slet ikke følger med i forhold til behovet det er jo en glædelig nyhed at der er flere af os der bliver ældre

er fordi vi har en regering som er meget optaget af at have en meget meget

meget optaget af at bruge penge på skattelettelser og det betaler de ældre blandt andet prisen for i kraft af at man altså ikke finansierer det at der er flere ældre der har brug for hjælp

og det skal vi da helt klart komme til livs heldigvis er der så også en masse god pleje og stor tilfredshed så det skal vi jo

beboere per medarbejder

synes jeg umiddelbart lyder som en meget flot normering

er særlig slemt og til dels

og det er der hvor vi især har

på at man bør gøre det meget bedre end

gør i dag jeg kan ikke udtale mig

gennemsnit for jeg tror det er utrolig forskelligt fra plejehjem til plejehjem hvordan normeringen er men jeg er ikke i tvivl om at vi har et generelt problem når det gælder normeringen

natdelen hvor vi kan se at

står med ansvaret for fire og tyve beboere og vi har eksempler på at

står med helt op til to og fyrre beboere

nødt til at gøre noget for at normeringen bliver bedre og efter min mening også for at man slet ikke kan komme til at arbejde alene fordi det er for farligt både for den enkelte

normeringer som er langt ude og helt og

uforsvarlige men når nu normeringen ligesom er til stede når der i gennemsnit på dage er to

vagtplanerne og lave normeringen

sammensætningen af beboere er det ikke dem der er derude som arbejder der hver dag og som kender det

det enkelte plejehjem det ville ikke give nogen mening

set heller ikke foreslået på noget tidspunkt det

har brug for at bo på plejehjem og der også er flere af dem

med sig gør jo at der er brug for flere ressourcer der hvor vi synes at man skulle gå ind

gøre noget her fra folketingets side i forhold til normeringen er specifikt i forhold til at undgå alenearbejde der synes jeg faktisk vi skal skride ind fordi det af hensyn til personalet og beboerne efter min mening ikke er sikkert at man er alene

danmark er et stærkt velfærdssamfund og vi drager omsorg for de ældre borgere

har brug for hjælp så de får friheden til at leve et godt og værdigt ældreliv sådan starter redegørelsen

jeg liberal alliance og regeringen ønsker og det ved jeg også at resten af folketingets partier ønsker og det glæder mig at vi har et godt samarbejde på tværs af alle partier for at nå dette mål og vi skal

et af de vigtigste

for et værdigt liv er selvbestemmelse hele livet har vi selv bestemt hvornår vi ville i seng stå op spise være sammen med andre eller være alene og det skal vi også have mulighed for når vi bliver gamle

bestemme hvor vi vil bo og vi skal have ordentlig mad og selvfølgelig skal vi kunne komme på toilettet og i bad når vi har brug for det eller bare ønsker det i medierne har vi set nogle forfærdelige tilfælde hvor ældre er blevet behandlet på en måde som vi bare ikke kan være bekendt og som har været alt andet end værdighed og frihed det må ikke ske

regeringen sammen med partierne i folketinget er blevet enige om en lang række tiltag og har afsat midler til flere varme hænder

egne køkkener mere frit valg

samt mere information og mere tryghed omkring det frie valg samtidig er der aftalt indsatser for at hjælpe pårørende hvilket også er et meget vigtigt område og ikke mindst er etableret et nationalt videnscenter så vi kan lære af de fejl der opstår men det er også mit håb

man vil blive god til at lære af alle de positive erfaringer for selv om vi i medierne jo hovedsagelig hører om de dårlige hændelser ved vi heldigvis at der er rigtig mange steder

og at de ældre er glade og tilfredse af redegørelsen fremgår det at langt de fleste ældre er tilfredse eller meget tilfredse

afhængigt af om vi taler praktisk hjælp eller personlig pleje

der er tale om hjemmehjælp eller plejehjem og det er dejligt

sovepude for som nævnt

på at det bestemt ikke er godt nok og vi skal også huske at ældre mennesker er meget nøjsomme og taknemlige så vi skal alle sammen være opmærksomme på om plejen nu også er god nok selvfølgelig er det først og fremmest de mennesker som er sammen med de ældre til hverdag

som jeg

selvbestemmelse og frit valg meget vigtigt i forbindelse med et værdigt liv

vi bliver gamle og afhængige af andre skal vores egne ønsker og vilje ikke tilsidesættes i redegørelsen kan vi se at cirka tres procent af de borgere som modtager hjemmehjælp angiver at frit valg af leverandør er vigtigt eller meget vigtigt

når vi tænker på at informationen om det frie valg ikke lader til at nå ud til alle og samtidig set i relation til antallet af konkurser og den megen fokus der har været på det

vigtigt at vi bliver endnu bedre til at informere borgerne om det frie valg og samtidig gør hvad vi kan for at undgå konkurser og også på disse områder er der på det sidste gjort en stor indsats det er nok ingen hemmelighed at jeg er glad for de her initiativer og jeg ser gerne endnu mere frit valg

og derfor har regeringen også tilført flere midler end vi tidligere har set men penge er ikke alt som man siger det er mindst lige så vigtigt hvordan pengene bruges og faktorer som sund aldring succesfuld rehabilitering velfærdsteknologi og lavere sygefravær kan frigive ressourcer til bedre pleje og bedre omsorg der ligger et spændende arbejde

og få sat en stopper for de grimme tilfælde

med dårlig pleje det er godt at vi nu har fået en redegørelse for ældreområdet så vi har en samlet oversigt over situationen og alle de tiltag der er sat i værk jeg vil gerne takke ministeren for redegørelsen og jeg skulle hilse fra de konservative og sige at det vil de også

forventninger eller udspil eller ideer om hvad der skal prioriteres på ældreområdet i forbindelse med næste års finanslov

med et finanslovsudspil som ikke adresserer

kan man acceptere at der ikke er nogen prioritet i forhold til at tackle de meget store udfordringer

hele tiden og det vil vi i den grad fortsætte med at gøre for det er et meget vigtigt område og vi vil selvfølgelig

også se på hvad der skal tilføres af midler fremover men vi mener ikke at

er der nemlig ikke taget højde for succesfuld rehabilitering altså at flere og flere kan klare sig selv i længere og længere

højde for den store effektivisering som man kan opnå med velfærdsteknologi og lavere sygefravær som også kan frigive ressourcer til bedre pleje og omsorg og frigive flere varme hænder

svar her vil sende de forbehold med over i et spørgsmål til finansministeriet og høre hvad de så siger jeg jeg vil egentlig spørge

som sad og arbejdede i over et år for at finde alle de her unødvendige regler bureaukrati og bøvl som skulle fjernes så man kunne frigøre tiden til pleje og omsorg for de ældre

og både ældre sagen og

ændre deres syn på hvor mange lavthængende frugter der er derude hvordan man bare nemt kan spare en masse penge på at gøre tingene mere ubureaukratisk

taget højde for delvis sund aldring i deres

men mig bekendt ikke nogen af de andre faktorer

er skuffet over at der ikke kom endnu mere frem end der gjorde

det arbejde der er sat i gang for afbureaukratisering

henne og det er da skuffende når man tager

men dertil kan jeg så også sige at nu er det her jo begyndelsen på et længerevarende arbejde

altså der er jo sat noget i gang hvor hele den offentlige sektor skal moderniseres og afbureaukratiseres

det det tror jeg nok også de gerne vil have sig frabedt

eftersom en stor del af liberal alliances politiske program bygger på en påstand om at man roligt kan give skattelettelser og pøse penge ud på det

konsekvenser for den politik liberal alliance

kommet nogle mere konkrete eksempler og når liberal alliance går ud og siger at der kan effektiviseres

er det blandt andet på baggrund af

konklusioner og det er dem vi har arbejdet videre med det synes jeg

så er det rigtigt at vi skal arbejde videre med det som jeg sagde

er det her første step og vi skal jo følge op på det og der kommer jo

men ordføreren står også her og undrer sig over hvor

som var meget tydeligt i den rapport som ministeren har fået udarbejdet i forhold til afbureaukratisering

netop på privatisering af ældreplejen det kunne så også reducere antallet af konkurser

kommunerne men vi vil gerne af med alt det overflødige bureaukrati der er og jeg mener

at når så stor en andel af de ældre ønsker et frit valg

have nogle systemer som gør at

kan have frit valg der er noget arbejde ved udbud

og ved hele frit valg processen det vil jeg gerne medgive men jeg mener ikke det er overflødigt når man tænker på hvor stor en andel af de ældre

ønsker og værdsætter det frie valg

det er nogle af de områder hvor vi må sige at her er det nødvendigt at gøre et arbejde for

rigtig stor pris på at få indflydelse på hvad

meget mere end de er optaget af logoet på uniformen

at privatisere når vi nu er enige om at det skaber meget bureaukrati og i stedet for satse på mere frihed til selv at

og det synes jeg bestemt er rigtig vigtigt når man tænker på hvor mange der ønsker det på trods af de konkurser der har været og på trods af at de ikke

det synes jeg da bestemt at vi skal respektere

tak og tak til ældreministeren for redegørelsen

gruppen af borgere over fem og tres år er større og mere mangfoldig end nogen sinde seniorer står i dag vidt forskellige steder i livet både fysisk mentalt og sundhedsfagligt

i min tale vil jeg have størst fokus på de mennesker der har brug for andres hjælp

det er værdighed og det er respekt vi er også overbevist om at mere nærvær og omsorg vil have store positive konsekvenser ikke mindst i forhold til det stigende problem med overmedicinering og forkert medicinering som vi ser i ældreplejen

det er vigtige områder der nævnes i redegørelsen jeg mener særligt at ensomhed og trivsel er områder som vi bør fokusere rigtig meget på i den forbindelse vil jeg gerne nævne et tal som ikke er med i redegørelsen

ældre med demens ifølge nationalt videncenter for demens får antipsykotisk medicin i england er det til sammenligning seks

i danmark er brugen af antipsykotisk medicin på plejehjemmene meget udbredt konsekvensen er at beboerne sidder i en stol og hænger foran fjernsynet i fællesarealerne eller på deres værelse dagen lang

det er noget man ser flere steder og det er sørgeligt og som ældre sagen også påpeger

mennesker med demens ikke bør behandles med antipsykotisk medicin

et af målene i demenshandlingsplanen som var en del af satspuljeaftalen

alternativet også var med i er at forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens skal reduceres med halvtreds procent frem mod

demensplejehjem som dagmarsminde der på omkring et halvt

medicin så kan man også spørge sig selv om målet er ambitiøst nok måske skal vi se på hvordan vi passer

vores ældre med demens

nitten firserne og nitten halvfemserne er der sket det at de ældre brugere af hjemmeplejen og på plejehjemmene i stigende grad er blevet til kunder der skal have leveret

menneske som skal ses som noget helt særligt der har levet sit helt eget og helt særlige liv som murer som frisør som jurist som sygeplejerske eller som folketingsmedlem og som skal have en individuel og skræddersyet støtte og omsorg måske har principperne som også nævnes i redegørelsen om hjælp til selvhjælp og det stigende brug af velfærdsteknologi fået den ufrivillige virkning at ældre mennesker ikke trives

bliver færre mennesker omkring de ældre

af normeringer og på grund af velfærdsteknologi

som der står i redegørelsen at der bliver mulighed for kun en medarbejder der hvor der tidligere

brug for to altså mindre menneskelig kontakt treogtredivetusind ældre føler sig ensomme og uønsket alene særlig ældre over fem og halvfjerds og det er rigtig trist vi har brug for at skabe rum for livskvalitet og glæde i stedet for passivitet og kedsomhed hvordan vil vi selv behandles når vi bliver gamle jeg vil gerne bo et sted hvor der er hjemligt og hyggeligt hvor der er aktiviteter fællesskab og tryghed det skaber trivsel og det skaber værdighed da jeg var i praktik på demensplejehjemmet dagmarsminde sagde en af de ældre tove

godt liv for ældre handler om at have små gøremål hun uddybede det med at sige at det

eksempel er at lægge viskestykker sammen og en anden af de ældre med demens supplerede hende og sagde det handler om at føle sig noget værd og det er ikke så overraskende for det er vel lige præcis det der giver gode liv for os selv og hvorfor skulle det være så anderledes fordi vi bliver ældre heldigvis er der en bevægelse i gang hen imod at skabe gode hverdagsliv med gåture i naturen dans spisefællesskaber sociale aktiviteter på tværs af generationer

det er da på nogen måde raketvidenskab og så virker socialt samvær også

for eksempel mistrivsel så måske handler det om at få industrisamfundslogikken ud af ældreplejen og få medmenneskeligheden og den sunde fornuft tilbage det er jeg i hvert fald overbevist om og det vil jeg og alternativet arbejde på mere nærvær og samvær giver mere trivsel og det tror jeg faktisk også at ældreministeren vil arbejde på

borst hansen som ordfører for det radikale venstre

den indeholder mange fine initiativer

igangsætte og støtte særlig i forbindelse med satspuljeforhandlingerne

at tage fat på to udfordringer i min ordførertale den ene er manglen på sosu assistenter og medhjælpere og

ensomme ældre

kvalificeret arbejdskraft inden for sundheds og omsorgsområdet har vi snart hørt tallene

mange gange både til samråd her i folketingssalen og i artikler i snart

landets aviser tre ud af fire kommuner mangler kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet og de mangler den akut og udfordringen bliver hver dag større og større der bliver flere og flere ældre og der er flere sosuer som stopper med at arbejde end som starter med at arbejde jeg vil gentage det

jeg sagde her i salen for par uger siden til en anden debat nemlig at det simpelt hen er

set anerkender problemstillingen med manglen på arbejdskraft skærer den hvert eneste år på sosu uddannelserne således at

og alene på sosu sosu uddannelserne i to tusind og seksten

og atten sammenlagt har sparet to og halvfjerds million kroner

når man ser på den store finanslov

har måttet spare på tre år det er godt nok mange penge så igen skal

problemet med manglen på sundheds og

og bredere løsninger og der skal ikke herske nogen tvivl om at vi fra radikal side meget gerne så at vi sænkede beløbsgrænsen så vi kunne rekruttere flere udlændinge til arbejdet i omsorgs og plejesektoren vi bliver nødt til at gøre noget markant anderledes end vi gør i dag

fra radikal side klar til at drøfte alle mulige løsninger noget andet som er virkelig bekymrende når vi diskuterer ældrepolitik og ældreomsorg er den ensomhed som rigtig mange ældre oplever vi taler rigtig meget om mental sundhed i de her år

på de unge og selvfølgelig er det også helt ekstremt vigtigt at vores unge er mentalt sunde og har det godt det er slet ikke for at underkende den dagsorden men mental sundhed er tydeligvis ikke kun relevant i forhold til unge de ældre er en udsat gruppe når vi taler om ensomhed i ældreministeriets redegørelse lyder det at treogtredivetusind personer på fem og tres år føler sig ensomme

ældre sagen lyder tallet på over halvtredstusind personer det er ældre mennesker der føler sig ensomme i en grad så det påvirker deres hverdag negativt mange ældre tager også antidepressiv medicin

personer over fem og tres år antidepressiv medicin her i danmark det må og skal vi gøre noget ved og det kræver altså en meget større indsats end blot en pulje afgrænsede initiativer

vi skal bruge alle gode kræfter på at sikre at det enkelte menneske har de bedst mulige betingelser for et godt liv både fysisk og mentalt det er ikke kun en kommunal eller en statslig opgave vi har i høj grad brug for hele

og for de mange mange civilsamfundsaktører

som har ansvaret og som skal sætte rammerne og indgå samarbejde med civilsamfund og med de frivillige jeg er sikker på at alle der er til stede her i dag nu er der godt nok ikke så mange men vi kunne tage hele folketinget med for den sags skyld har aktivt liv uden for christiansborg vi går til idræt vi går til koncerter vi sidder i lokalbestyrelser rundt omkring vi laver alt muligt i vores fritid

at give os livsværdi det skaber mening for os men hvad så når vi bliver fem og halvfjerds år og måske bliver ramt af svækkelse og sygdom som gør at vi ikke bare selv kan komme ud at vi har brug for at der er nogle der hjælper os når vi skal til bridge har det så mindre livsværdi at komme ud til aktiviteter og leve et socialt og kulturelt liv har det mindre værdi at deltage i foreningsaktiviteter nej det har det helt sikkert ikke tværtimod og derfor bliver vi simpelt hen nødt til at gøre det bedre end vi gør i dag vi har en fælles opgave i og et fælles ansvar for at færre ældre har brug for antidepressiv medicin og at flere kan fortsætte med at deltage i foreningslivet

svært udfordret jeg havde derfor også set frem til ministerens bud på indsatser på ældreområdet men jeg havde også en forventning om at en redegørelse ville komme nærmere ind på ældreplejens udfordringer jeg må tilstå at på det punkt er redegørelsen en ualmindelig tynd kop te måske fordi oplistningen af indsatsområder sidst i redegørelsen mangler en afgørende indsats nemlig den gode pleje og omsorg

kontinuitet og tid ingen af de tre elementer er en del af redegørelsen så meget desto mere beklagelig er ministerens kølige modtagelse af to vigtige sf forslag om faste teams og en budgetregulering som følger den demografiske udvikling i ældreplejen de demografiske

udfordringer på ældreområdet er enorme vi bliver flere og flere ældre og vi bliver ældre det betyder også at vi allerede i dag kan konstatere at der skal afsættes betydelig flere ressourcer til ældrepleje ikke til puljer køkkener og klippekort men til almindelig drift finansministeriets egne tal

om året hvert år frem til to tusind og fem og tyve vel at mærke når man indregner den såkaldte sunde aldring hvis man ingenting gør ved den udfordring

betyder det kort og godt at flere og flere ældre skal deles om de samme for få ressourcer

og de ansatte mærker det ved at de skal løbe hurtigere alt imens de ældre som er visiteret til hjælp har et endnu større behov for hjælp den manglende regulering af de kommunale budgetter har allerede i dag som konsekvens at de ansatte skal løbe ualmindelig stærkt velfærdsteknologiske løsninger

netop i forhold til de ældste borgere har haft særdeles begrænset effekt antallet af borgere med demens er stigende og det er i dag mere reglen end undtagelsen at man skal være dement før man kan

til et plejehjem således er andelen af borgere med demens på plejehjem i dag tæt på halvfems procent det er plejehjemmene slet ikke gearet til de er netop bygget til ældre og fysisk svækkede borgere mere end er indrettet til borgere med demens

kæmpe udfordring læg hertil at mange fysisk svækkede borgere på den baggrund oftest ikke kan visiteres til en plejebolig

sammen med andre ligestillede kunne have været den gode løsning i

det er

et højere sygefravær når kolleger

for så hviler der ekstra stort pres på de faste medarbejdere det er derfor også fint at ministeren er opmærksom på det højere sygefravær der er blandt medarbejderne i ældreplejen

bliver ved konstateringen og det er ganske enkelt ikke godt nok

bud fuldtidsstillinger kan skabe den nødvendige kontinuitet i dagligdagen når der er en hel arbejdsdag til at nå alle opgaverne

den enkelte borger kontinuitet

nøgleord for kendskabet til den enkelte borger har stor betydning for hvordan en opgave gribes an forberedelsen af den daglige pleje tager bare mindre tid når man ved hvordan den enkelte borger gerne vil plejes faste kolleger som man kender

fordi de indbyrdes ved hvordan teamet tænker den daglige opgaveløsning kan frigøre tid ikke nok så tid nok til at løse de opgaver der skal løses er også et indsatsområde

afsnittet om frit valg mangler imidlertid et væsentligt element som også ældre sagen har peget på nemlig at borgere er mere optaget af at have indflydelse på den hjælp de modtager herunder hvilke opgaver den ældre prioriterer løst

optaget af logoet på uniformen læg hertil de omfattende udfordringer som der følger af frit valg af firma ældreplejen har som virksomhedsområde uforholdsmæssigt mange konkurser sammenlignet med andre virksomhedsområder og uagtet en konkurspakke er den væsentligste udfordring ikke løst

og det er en udfordring at kommunerne har mere end almindeligt svært ved kontrollere kvaliteten af den private ældrepleje det fremgår da også med al ønskelig tydelighed af et svar fra ministeren som jeg modtog så sent som i går på spørgsmålet om hvilke muligheder kommunerne reelt har for at kontrollere at de opgaver som kommunen har bestilt og betalt rent faktisk også er

henviser ministeren igen til kommunens ansvar for tilsyn og selv om det ikke er forkert

det stadig væk et ikkesvar for faktum er at kommunen ikke har

at fru hansen rent faktisk har fået den hjælp som kommunen har betalt for

pårørende selv reagerer selv her risikerer

bliver et spørgsmål om påstand mod påstand det er en ganske alvorlig udfordring udfordringen forudsætter forudsætter en ligestilling af offentlige og private leverandører i offentlighedsloven

forventning om at ministeren fremadrettet tager nogle af de nævnte udfordringer alvorligt og er indstillet på i fremtiden at indkalde til både drøftelser og forhandlinger med ordførerne

vi kommer hvis ministeren kalder

så optaget af jeg tror det var logoet på tøjet eller sådan

men vil ordføreren bekræfte

det på trods af alle de problemer der har været

over halvdelen cirka tres pct som ønsker et frit valg hvis ordføreren kan bekræfte det vil ordføreren så fortælle mig

skal bestemme over de ældre frem for at de får lov til

jeg kan også bedst lide når jeg selv kan få lov til at vælge

ældre sagens undersøgelse er rigtig interessant fordi man netop har spurgt de ældre

det firma der skal komme i dit hjem

er for nogle opgaver der skal løses af de medarbejdere der kommer i hjemmet der siger de ældre at de synes det er vigtigere at de har indflydelse på hvad det er for nogle opgaver der skal løses om det for eksempel er støvsugning eller

skal være en tur ud i haven for at plukke nogle påskeliljer eller hvad man nu kunne forestille sig det synes jeg er en interessant undersøgelse og jeg synes faktisk det ville være værd at prøve at kigge nærmere på

selvfølgelig er det også vigtigere end hvem der gør det

hundrede procent som man gerne vil have det

der gør det men

vi skal kigge på hvordan vi bruger ressourcerne så ved vi også at lige præcis fritvalgsordningen koster rigtig meget i administration og i bureaukrati det fremgår også meget tydeligt af den undersøgelse som ministeren selv har fået lavet om bureaukrati at lige præcis det her område sluger rigtig mange administrative ressourcer

i øvrigt enig med med ordføreren i at borgerne burde have meget større indflydelse på hvem der kommer i hjemmet og derfor drømmer jeg også om at borgeren kan ende med at få

tak for ordet og og mange tak til ordførerne for nogle engagerede taler og for at gå ind i denne debat om regeringens redegørelse om ældreområdet det er en debat som jeg har set meget frem til for som ældreminister er det vigtigt

det må man jo også sige at vi gør de seneste uger har vi eksempelvis debatteret udfordringerne i forhold til rekruttering af personale

på ældreområdet men jeg synes

og kigge op over temaerne og enkeltsagerne og få et mere samlet overblik over ældreområdet og de initiativer der er taget på ældreområdet de senere år det er derfor at vi i regeringen har udarbejdet en redegørelse om ældreområdet og lagt op til at folketinget skal tage dagens debat ældreområdet er et vigtigt område for regeringen vi kæmper for at ældre borgere med behov for hjælp får en værdig pleje og omsorg som skal give dem mulighed for at fortsætte med at leve et liv med mest mulig selvbestemmelse og livskvalitet

at regeringspartierne og dansk folkeparti med de seneste finanslovsaftaler har afsat mange penge til ældreplejen i den seneste finanslovsaftale for to tusind og atten

fem hundrede million kroner årligt til mere personale i hjemmeplejen og på plejehjem

har afsat midler til at støtte pårørendeindsatsen en værdig død og det frie valg økonomien er vigtig men vi skal også huske på

kun drejer sig om økonomi værdierne i ældreplejen og på den enkelte arbejdsplads er også utrolig vigtige

at blive inddraget at have selvbestemmelse og blive respekteret som menneske vi må for alt i verden ikke forsøge at gøre de ældre helt ens og et afgørende centralt element i en værdig ældrepleje er derfor

det enkelte menneskes ønsker og behov man skal derfor som leder og medarbejder være til stede i den konkrete situation og en forudsætning for det er klare værdier faglighed og en god ledelse i ældreplejen det er derfor også vigtigt at kommunerne formulerer

den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet værdighedspolitikkerne skal i år tages op til revision jeg håber at kommunerne benytter lejligheden til at tage diskussionen bredt og inddrage borgerne

hvad der er en værdig ældrepleje i den enkelte kommune

som er kommet op i debatten i dag der er blandt andet blevet talt meget om udfordringen i forhold til økonomien den demografiske udvikling og rekrutteringen af medarbejdere i ældreplejen i forhold til økonomien på ældreområdet

til ældreområdet er steget med fire milliard kroner fra to tusind og syv til to tusind og seksten når der tages højde for de løft til ældreområdet der følger af finanslovsaftalerne for to tusind og fjorten

hvis vi sammenligner udviklingen i ældreudgifter med kommunernes samlede serviceudgifter så er ældreudgifternes andel af de samlede serviceudgifter steget

i de senere år blandt andet på grund af de midler som regeringspartierne har afsat sammen med dansk folkeparti siden to tusind og seksten og så er de seneste regnskabstal for to tusind og sytten netop offentliggjort i dag det ser ud til at kommunernes

er steget med godt en milliard kroner fra to tusind og seksten til to tusind og sytten når der tages højde for de løft der følger af finanslovsaftalerne det er naturligvis en udvikling der glæder mig som ældreminister for to tusind og ni til

atten er antallet af borgere på fem og tres år og derover steget fra ottehundrede

borgere det svarer til en stigning på syv og tyve procent stigningen er især sket blandt de yngre ældre

så er antallet af ældre over fem og halvfjerds

hundrede og ti personer fra nitten halvfems til to tusind og atten

betyder det at andelen af befolkningen som de 75 årige udgør har været nogenlunde konstant de sidste otte og tyve år dette vil dog ændre sig frem mod to tusind og halvtreds andelen af ældre

befolkningen kan blandt andet forklares med at de store årgange der blev født i årene efter anden verdenskrig i de kommende ti til tredive år vil være de ældste i vores samfund samtidig skal vi også huske på at udviklingen vil blive understøttet af at befolkningens middellevetid fortsat forventes at stige i to tusind og seksten kunne en nul årig pige forvente at blive tre og firs år gammel mens det i to tusind og halvtreds forventes at en nyfødt pige vil blive godt otte og firs år gammel og når vi taler om middellevetiden

er det også værd at bemærke at selv om piger fortsat i to tusind og halvtreds kan forvente

i middellevetiden mellem mænd og kvinder blevet indsnævret og det synes jeg er positivt

at vi selvfølgelig skal tage følgerne af den demografiske udvikling alvorligt

udviklingen i sig selv jo er meget positiv ændringerne i befolkningen er en af grundene til at regeringen i de seneste finanslovsaftaler sammen med dansk folkeparti har afsat penge til flere medarbejdere på ældreområdet og har et ønske om at kvalitetsudvikle ældreplejen så de ældre borgere og vi som samfund får mest muligt ud af de penge der anvendes på området men jeg synes også at redegørelsen viser at man ikke kan sige at der skal være en en til en sammenhæng mellem flere ældre og udgifterne til ældre for det første forbedres befolkningens helbred og hvis vi ser på selvvurderet helbred

meget stor del af befolkningen også de ældre aldersgrupper at deres eget helbred

fremragende vældig godt eller godt blandt de ældste aldersgrupper på fem og halvfjerds år og derover er der fra to tusind og ti til to tusind og sytten sket en positiv udvikling i andelen der vurderer deres eget helbred som fremragende

udvikler kommunerne hele tiden nye måder at skabe en god ældrepleje på som betyder at pengene kan bruges bedre hvis vi ser på brugen af velfærdsteknologi i ældreplejen

effektiviseret for over fem hundrede million kroner siden to tusind og fjorten det er selvfølgelig positivt men det bedste ved eksempelvis udbredelse af lifte og vasketoiletter er

borgerne der har oplevet større tryghed og selvstændighed de pårørende der bliver aflastet og personalet som får et bedre arbejdsmiljø undersøgelsen viser også at en stor del af hjemmehjælpsmodtagerne er tilfredse med den hjælp de får men det betyder ikke at vi skal stoppe op eller stille os tilfredse vi skal blive ved med at udvikle hjemmeplejen og plejehjemmene vi skal have de gode eksempler frem og understøtte det frie valg af leverandører

stigningen i antallet af ældre betyder også at der vil blive flere danskere der vil få stillet en demensdiagnose det medfører

vi ser en anden beboersammensætning på plejehjemmene end vi hidtil har set det er vigtigt at personalesammensætningerne afspejler beboerne på plejehjemmene

så de kan give beboerne den pleje og omsorg som de har brug for

og ude på de enkelte plejehjem en meget vigtig rolle idet de bedst kan vurdere hvilke kompetencer der er behov for lokalt og sikre at medarbejdernes kompetencer matcher beboernes behov et af de andre vigtige temaer som har været debatteret i dag er kommunernes udfordring med at rekruttere social og sundhedspersonale

at blive større i fremtiden lad mig i den forbindelse starte med at

at mange af de ansatte i ældreplejen hver dag yder en stor indsats for at skabe en hverdag med nærvær ansvarlighed og respekt for vores ældre borgere hvis vi ser på tallene

de ansatte i ældreplejen er blandt andet de ældste kommunalt ansatte der er rigtig mange i ældreplejen

for at bidrage til et bedre arbejdsmiljø har regeringen eksempelvis i den seneste finanslovsaftale

dansk folkeparti prioriteret fem hundrede million kroner årligt til en bedre bemanding i ældreplejen midlerne skal i videst muligt omfang give de medarbejdere som allerede arbejder i ældreplejen mulighed for at opjustere deres arbejdstid med årets finanslovsaftale blev der også afsat halvfjerds

kroner fra to tusind og atten til to tusind og en og tyve til at styrke kommunernes arbejde med at reducere sygefraværet jeg håber også som jeg tidligere har været inde på at den bedre udnyttelse af velfærdsteknologi blandt andet kan være med til at bringe sygefraværet

endelig vil jeg sammen med undervisningsministeren tage initiativ til

af kommuners og regioners problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet vi vil med afsæt i kortlægningen indkalde folketingets partier til en drøftelse af emnet så ældre borgere også i de kommende år sikres et værdigt og trygt liv med den hjælp og støtte de hver især har behov for

vil jeg lige nævne at mangel på sociale relationer og ensomhed er blandt de samfundsproblemer som jeg mener har store personlige og medmenneskelige omkostninger ikke mindst for de ældre det er særlig svækkede ældre mennesker der er udsat for ufrivillig ensomhed og ældres antal af selvmord er næsten dobbelt så højt som den andel de udgør af befolkningen vi har alle brug for at være en del af et fællesskab og sociale netværk det gælder derfor om at sætte tidligt ind og forebygge ensomhed afslutningsvis vil jeg gerne endnu en gang takke jer for at tage denne debat om regeringens ældreredegørelse og jeg vil også gerne her til allersidst sige at selv om der er udfordringer i ældreplejen

skal vi også passe på med at tale det ned i et stort hul der er mange fantastiske og dygtige medarbejdere og mange positive historier og udviklingstendenser derude som det også er vigtigt at få frem for vi skal sikre at der også i årene der kommer er personale

til at tage sig godt og værdigt af de ældre og huske på at det at arbejde med ældre altså er både spændende udfordrende og meget givende

om ældreområdet altså de tredstusind nye demensramte i løbet af de næste tyve år og fordoblingen

vil regeringen tage i forbindelse med finansloven til at imødegå de udfordringer man selv erkender

jeg vil sige at den her regering

følger udviklingen tæt og jeg er

også meget glad for samarbejdet med dansk folkeparti

de sidste tre års finanslove har

de her meget store udfordringer på ældreområdet kan ældreministeren de ældres stemme i regeringen så acceptere det hvis

og det har vi også været meget glade for gøre sammen med dansk folkeparti

og det er derfor også vigtigt at vi følger området tæt der er nogle udfordringer

finansministeriet siger jo selv at endda

udgiftspresset i forhold til flere ældre i gennemsnit en milliard

den demografiske udvikling anerkender ministeren så at det vil betyde besparelser

fire hundrede og to og firs som blev oversendt til folketinget i slutningen af februar i år

er finansministeriet der beregner det demografiske træk finansministeriet oplyste i svaret at det beregnede demografiske træk skal tolkes varsomt samt at beregningen af

ikke har indregnet eventuelle offentlige produktivitetsforbedringer

ny teknologi og bedre organisering af arbejdsopgaver

og omkostningerne ved en ekstra bruger kan adskille sig fra den gennemsnitlige omkostning per bruger

nogle konkrete merudgifter som skal finansieres men når det er sagt skal vi så heller ikke glemme

at vi sammen med dansk folkeparti ved

de seneste tre finanslovsaftaler samlet set har tilført ældreområdet cirka

nævner med nye behandlingsmetoder og ny teknologi og så videre

og fremadrettet anerkender ministeren så at der skal væsentlig flere penge til at sikre at vi bare kan vedligeholde det niveau vi har i dag

hvis man ikke finder de her penge på finansloven

afsættes til det fordi der er mange ting

rehabilitering og velfærdsteknologi der gør meget

jeg kan love spørgeren at den her regering prioriterer ældreområdet og

ting der fungerer rigtig godt i vores ældrepleje at der er masser af varme og omsorg dybt fagligt kompetente medarbejdere der sikrer pleje og støtte til de svageste ældre hver eneste dag skal der ikke være nogen tvivl om overhovedet men jeg også enig med ministeren og regeringen i at vi kigger ind i nogle store udfordringer som ensomhed

problemer med at rekruttere medarbejdere nu

herre jeppe jakobsens spørgsmål om hvad ministeren tænker regeringen vil gøre i deres

er vigtigt at vi følger området tæt

hvad ældreministeren forestiller sig

vurderer at man bedst løser de her udfordringer og hvad regeringen vil lægge frem og prioritere ældreområdet med

prøve at spole tilbage for nu har vi haft en ældreminister

til at styrke kernevelfærden

sundheds og ældreområdet samt en forhandlingsreserve på to milliard kroner årligt til højt prioriterede initiativer og til temaer i forhandlingerne

i forhandlingslokalet men det er da godt nyt hvis det vi så kan høre ældreministeren antyder er at man vil kunne finde tilsvarende ledige reserver stående i det finanslovsudspil regeringen kommer med efter sommerferien som så kan forhandles som svar på nogle af

at ældreministeren ikke her i dag vil fortælle os hvordan man så har tænkt sig

brug for det vil man ikke komme ind på

stå nogle gode reserver og vente til ældreområdet og til en udmøntning sammen

det ville da være en rigtig dejlig nyhed at kunne slutte den her redegørelsesdebat på og gå på bededag på baggrund af

fremgå af folketingets hjemmeside jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen